der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den fjortende maj to tusind og atten atter kan give møde i tinget bjarni hammers hverv som midlertidigt medlem

ophører fra nævnte dato at regne fra medlem af folketinget pernille bendixen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den femtende maj to tusind og atten atter kan give møde i tinget carsten kudsks hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

jeg skal meddele at det under nummer to og tyve

opførte spørgsmål til uddannelses og forskningsministeren af eva flyvholm udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren spørgsmålet overgår til skriftlig

hvordan vil ministeren sikre sig at politibetjente som bliver uddannet efter den nuværende to årige uddannelse

at politiets uddannelse hele tiden følger med det er sådan med den nye to årige politiuddannelse at den er bygget op omkring tre moduler der hver varer otte måneder det første og det tredje modul foregår skolebænken og det andet modul er et praktisk modul i en politikreds

tvivl om at det er vigtigt at politiet løbende efter og videreuddanner sig det er en del af det at have og bibeholde et stærkt politi der er rustet til at løse de opgaver som politiet stilles over for

jeg gerne understrege at den to årige uddannelse ikke skal stå alene og bestemt ikke må stå alene uddannelsen er en del af et større uddannelsesforløb hvor der i langt højere grad end tidligere er fokus på efter og videreuddannelse og hvor det sikres at alle politiuddannede løbende fastholder det nødvendige kompetenceniveau

systematik og sammenhæng i efter og videreuddannelsesforløbet og derfor har politiet lanceret et nyudviklet karriereprogram der skal sikre dette karriereprogrammet betyder sådan set at alle politibetjente bliver indplaceret på etablerede og tydelige karriereveje og det er med til at målrette efter og videreuddannelsen efter den enkelte politibetjents funktion og opgaver så man for eksempel kan uddanne sig til hundefører til motorcykelbetjent

specialisere sig inden for efterforskning eller hvad det nu kunne være

også lanceret et nyt politifagligt træningsprogram der skal sikre obligatorisk vedligeholdelse af centrale politifaglige basiskompetencer og den høje operative parathed programmet blev implementeret i politikredsene her i februar i år indholdet fastlægges af rigspolitiet ud fra en løbende vurdering og prioritering af politiets operative behov vi justerer og implementerer løbende nye tiltag inden for området sådan at politiets kompetencer hele tiden

daglige drift og at kunne rykke ud til

hvorfor det kan være svært

til uddannelse har ministeren tillid til at politifolkene får den aftalte aftalte uddannelse

vi ved begge at politiet har været voldsomt presset med mange opgaver og nye opgaver

at holde fokus på det men hele forudsætningen for den aftale vi lavede i to tusind og femten

rigtig godt på et forligskredsmøde

op og gennemgå lidt tydeligere hvordan de her uddannelsesprogrammer kommer til

personskade der står jo direkte i et cirkulære fra justitsministeriet fra to tusind og

er en alvorlig overtrædelse af færdselsloven som i sig selv berettiger til optagelse af rapport det gør de så ikke mere de kommer kun

de vil få den uddannelse

at selv om der har været

politiskolen så er nettotilgangen altså helt nede på syv og fyrre for totusinde

på trods af de seneste års omprioriteringer

gennemføres der altså uddannelsesaktiviteter internt i politiet

tidligere år men vi skal holde øje med det her

har lavet en aftale om det men hvordan det skal udføres

meget godt vi alle sammen bliver klogere på

holdning til kriminelle udlændinge de skal ikke være i danmark

hvis de har begået alvorlig kriminalitet skal vi udvise dem af landet derfor arbejder vi også målrettet i regeringen for at sikre at der i videst muligt omfang kan ske udvisning af kriminelle udlændinge det gør vi nationalt og det gør vi internationalt

sent som i går vedtaget en skærpelse af de danske udvisningsregler det gjorde vi blandt andet med støtte

dansk folkeparti og mange tak for det så har der også ligget

noget gammel strøm i systemet forstået på den måde at anklagemyndigheden jo ikke altid har nedlagt påstand om udvisning og det er der også rettet op på nu så det er jo en fast procedure nu at man

påstand om udvisning på den internationale bane har vi

danske formandskab for europarådet til at arbejde intensivt for en reform af menneskerettighedssystemet

vil godt sige at helt imod alle odds førte det arbejde til en vedtagelse af

menneskerettighedssystem og blandt andet give et større råderum på udvisningsområdet københavnererklæringen fastslår at hvis myndighederne har foretaget en fornuftig afvejning mellem de hensyn der er på spil

skal menneskerettighedsdomstolen som udgangspunkt ikke blande sig altså med andre ord har de danske domstole sagt ok til udvisning af en kriminel

fra strasbourg jeg er ikke i tvivl om at københavnererklæringen sammenholdt med den skærpelse af udvisningsreglerne vi gennemførte i går kommer til at sikre

det kan jeg så forstå på ministeren er klaret så er der

parlamentariske situation hvor ministeren jo nævnte at regeringen med støtte fra

har strammet reglerne så vi forhåbentlig kan få indført en hårdere sanktion over for de udlændinge der ikke

så den del er ligesom også vinget af så er der det sidste element i ministerens tale om den banebrydende aftale hvor ministeren

noget værd og det er jo det vi i al beskedenhed forsøger

bore os ned i for at finde frem til jamen er den her københavnererklæring

er københavnererklæringen jo kun noget værd hvis man kan se på de afgørelser der kommer i retssystemet at flere udlændinge der begår grov kriminalitet bliver udvist sendt ud af danmark

det må være det der er det vigtige så er det mindre vigtigt om det er en banebrydende aftale i et eller andet stort europæisk perspektiv

om der er en forventning om eller man i ministeriet har kendskab til om det at der er

betyder at flere

vil flere udlændinge der begår grov kriminalitet blive udvist bliver det nemmere for danske domstole at smide folk ud som ikke skal være

menneskerettighedsdomstol og hvad de i den

går ind og gør til menneskeretlige spørgsmål og det vi er enige om nu er jo at hvis den danske domstol har gjort sit hjemmearbejde altså behandlet sagen og sagt at du skal udvises så skal vi ikke have en second opinion fra strasbourg

i tvivl om at vi har set jeg synes også vi kan se det

allerede nu herhjemme at den lovgivning vi laver i danmark fungerer vi ser jo at folk bliver udvist

det er udlændingeministerens ressort

spørge ministeren er kernen i det her problem ikke at vi har nogle menneskerettigheder der er for rigide og

ville kunne blive vedtaget i dag i deres nuværende form hvis man spurgte et flertal i folketinget altså hvis de her rettigheder var nye

der ville stemme ja til at begrænse

stille sig selv det spørgsmål om det ikke er godt at danmark som det land vi nu er det lille land vi er

en del af en international retsorden

at holde fast i her at det her øgede nationale råderum der faktisk er kommet i københavnererklæringen

vi nu også kan gå nogle lande sammen

nogle bestemte sager og derfor tror jeg faktisk på at det her vil få en indflydelse fremadrettet men

jeg vil alligevel tillade mig at bore mig ned i en af de artikler som som jeg har læst hvor ministeren siger imod alle odds er vi kommet i mål danmark har sikret en historisk aftale hvor vi for halvandet år siden måske følte os noget alene så er det med københavner erklæringen lykkedes vores holdning er blevet til en holdning i hele europa

sådan fortsætter artiklen faktisk hele vejen igennem og jeg har simpelt hen svært ved at se hvad det her større nationale råderum eller spillerum eller hvad det bliver kaldt forskellige steder konkret vil komme til at betyde og det er jo det det handler om

at vi kan se en forskel så måske ministeren bare som et åbent spørgsmål her i sidste runde ville kunne sætte nogle mere konkrete ord på

på baggrund af de love og de stramninger vi har vedtaget

det større nationale råderum vi har

fortolker videre i strasbourg det er den effekt det skal have og derfor kan vi

flere lande sammen i nogle bestemte sager men også tro på at holdninger flytter

vove den påstand at man kunne diskutere var den afgørelse blevet som den

siden altså tingene er jo ikke mejslet i granit og det er sådan set meget godt

tak for

reaktion og at straffen er i overensstemmelse med med befolkningens retsfølelse siden jeg tiltrådte som justitsminister har det været min intention at straffe personfarlig kriminalitet hårdere regeringen har derfor løbende gennemført strafskærpelser for eksempel er der netop vedtaget et lovforslag som generelt hæver straffen med en tredjedel i sager om grov

har her i folketinget så sent som i fredags førstebehandlet et lovforslag

at der er behov for hårde straffe og et konsekvent retssamfund

i dag som udgangspunkt et system hvor domstolene jo bedømmer de forbrydelser der er begået som en helhed og ser på hvad der samlet

skal give af straf hvis man går over til sådan et automatisk system hvor der fastsættes en straf for hver lovovertrædelse og disse straffe så lægges sammen så kan vi jo risikere

kan gives flere gange livstid

hvad vi skulle med så er det klart

af den samlede kriminalitet for hvis vi skal til at splitte dem op

have en diskussion om hvordan vi straffer i danmark som den ene ting men vi skal også have en diskussion om økonomi det

op

end de her konkrete tiltag som ministeren nævner i starten som vi jo er i gang med at gennemføre

og de initiativer kender vi jo

så er det lige pludselig en eller anden helhedsvurdering hvor

i det omfang det foregår i dag så det jeg egentlig er på udkig efter hos ministeren det kan jeg starte med at røbe er jo en diskussion af om det kunne

så man i højere grad måtte tage ansvar for alt det man lavede i stedet for at man fik en meget stor rabat det synes jeg ikke er

hvis ikke en borgerlig regering med et må man sige meget villigt parlamentarisk grundlag kan gøre noget ved det her så synes jeg ikke det er borgerlig retspolitik borgerlig retspolitik

så er det noget ministeren vil stille sig i spidsen for sammen dansk folkeparti

sig til fortaler for absolut kumulation

dag en modereret kumulation hvor man så tager en samlet vurdering så kan man altid diskutere

det ser ud til at være for meget rabat

gerne vil have gennemført noget og have nogle forandringer af den måde man gør det på og hvis det skal ske ved at man justerer systemet og sætter sig ned og finder en løsning på det

jeg synes bare det er væsentligt at justitsministeren melder ud og siger

kunne være en prioritet for regeringen altså noget man kunne lave sammen med dansk folkeparti og sige at der faktisk er nogle områder her hvor vi synes det er uretfærdigt at der gives en rabat selv om man jo altså

give to gange livstid eller otte gange livstid er sikkert ikke

begået ti indbrud og hvad har det betydet så får du i dag en samlet straf

kigge på hvordan er forholdene i dag og kunne det give anledning til at vi skruede på det

det viser jo at det faktisk virker en gang imellem når vi gør nogle

opfordre til at regeringen lægger sig i selen for at sørge for at vi på udvalgte områder sørger for ikke at kunne give de her rabatter

det er man synes retsfølelsen udfordres mest i det her det synes jeg

drøftelse med hinanden om og finde ud af

er vi særlig skal sætte ind

nye tal viser at tendensen også gør sig gældende for ægtepar i

syv hundrede i perioden fra april to tusind og seksten til september to tusind og sytten og det er vel at mærke når der er taget højde for de ægtepar hvor den ene reduceres en hel kontanthjælp som følge af to

tusind og seksten

fordi den ene eller den anden eller begge

blandt de ægtepar hvor ene part er afgået fra kontanthjælpssystemet er seks og tredive procent gået til beskæftigelse eller uddannelse det samme gælder for fire og fyrre procent af de afgående ægtepar hvor begge

ikke mindst for børnene for det er jo rigtig vigtigt at børnenes forældre

udgør ikkevestlige indvandrere fortsat en alt alt for stor del af gruppen

det er jo desværre et tegn på årtiers fejlslagen integrationspolitik og det ser jeg med meget stor alvor på det jeg jo også udtryk for for for nylig i et samråd vi har jo allerede taget en lang række initiativer stort set alle initiativer i samarbejde med dansk folkeparti men min holdning er helt klart at det her

på ingen måde er acceptabelt og det kræver et fornyet politisk fokus ikke mindst også

man umiddelbart kunne få nogle løsninger for og det ser umiddelbart ikke ud som om det har hjulpet for

repatrieringsværktøjet blev brugt noget mere jeg kan oplyse ministeren at jeg har eksempler på at nogle ikkevestlige indvandrerkvinder har været ude til nogle jobsamtaler hvor sagsbehandleren har brugt rigtig rigtig mange ressourcer på at skabe den her jobsamtale men hvor den pågældende ikkevestlige indvandrerkvinde er meget negativ over for den her jobsamtale og faktisk sender et signal om at hun ikke ønsker det her job så sidder jeg

en god idé at den pågældende sagsbehandler måske også fik sagt til

få et job og din mand sender et signal om at du ikke skal ud på arbejdsmarkedet og andre ting så var det måske en løsning at kigge på repatriering

kommer i den her situation hvor vedkommende møder nogle indvandrerkvinder som er meget modarbejdende

man måske mere det værktøj frem fra kassen

interesseret i det men jeg kan høre sagsbehandleren siger at der er den her mulighed

var et værktøj som ministeren måske ville overveje at bruge og henstille

er meget besværlige og det værktøj handler om sanktioner i dag er der sådan som jeg husker det omkring firs forskellige sanktioner man kan blive mødt af

har vi jo nu fremlagt et udspil hvori

skal være firs sanktioner i fremtiden

det er fordi der skal være en lige linje mellem at hvis man får tilbudt

uddannelse og ikke tager den hjælpende hånd

at de kommer ind i en fælles pulje det vil sige at man lever i den her lejlighed i en stor fælles flok

til sanktionerne og der er det sådan set at repatrieringsværktøjet skulle ind så som jeg hører ministeren

anden del er at jeg er helt overbevist om

og syv og tres man behøver

stille det man kan godt gå videre

i kommunerne begynder at blive bedre til at forstå det her

er klædt på til det her jo bedre er de til at vejlede jeg tror at der i

rigtig mange socialrådgivere og sagsbehandlere og vejledere i jobcentrene som ikke er klar over hvad

i øjeblikket er særlig i forhold til den gruppe som vi kan se har en meget lav

det der blandt andet skal gøres det vil jeg gerne folde mere ud er jo at man skal mødes af en mere fast og dermed også kærlig hånd i forhold til det som det danske velfærdssamfund stiller til rådighed når man opholder sig i danmark

bliver man også nødt til at yde til det arbejdende fællesskab og der kan det altså ikke nytte noget at vi ser folk

fra odense kommune kommunerne bliver nødt til i langt højere grad at tage den opgave på

kan acceptere at folk kan sidde i årtier

bedt om nogle bedre og mere effektive værktøjer og de værktøjer vil jeg stille

politisk aftale her inden sommerferien sådan at kommunerne får langt bedre muligheder for at lave en hurtigere og mere konsekvent

inde i sagerne så det jeg godt vil anmode ministeren om

ministeren sender et signal til kommunerne om at gøre opmærksom på det

til repatriering kommunerne er meget pressede på økonomien

kommunerne opmærksom på at der er den her mulighed og måske også

deres personale socialrådgivere og andre mennesker som sidder på jobcentrene skal være bedre kvalificerede til at forstå hvad den her repatrieringsordning er og hvilke muligheder der er så vil ministeren sørge

at det

en mere kan man sige håndholdt indsats

i dag sige at det er jeg helt villig til det er rigtigt at jeg sender rigtig mange breve til landets borgmestre og

jeg vil meget gerne give det tilsagn at når vi har lavet en aftale om

fulgt op af et brev hvor vi både beskriver de sanktionsværktøjer

jo mange gange personalet der skal klædes på til opgaven nogle gange skal man måske tænke på at

midler eller noget eller gøre kommunen opmærksom på at de her folk skal klædes på til opgaven

forstår hvad repatriering er måske en henvisning til nogle positive oplevelser

er for en politisk aftale

er en borgmester som påtager sig et ansvar og en udvalgsformand der påtager sig et ansvar for hvis man ikke sætter sig igennem rent politisk flytter det ingenting

at sætte sig ind i sagerne der ved ministeren jo godt at

at de lige kommer på skolebænken en dags tid får en melding

og sådan det vil sige de og de værktøjer

dekret som de tit får så det jeg anmoder ministeren om

repatrieret det er for mange den helt

rigtige mulighed derfor kan vi helt sikkert også forbedre den information og måske også det vidensgrundlag der ligger til grund for det

her vil sige at det vil jeg tale med min kollega om som plejer at sidde her men som sidder

har betydet i forhold til

grøn førerposition klimaforspring eksport og jobs

vi investerer femten milliard kroner i grøn omstilling og letter afgifter der giver de danske husholdninger flere penge mellem hænderne vi styrker erhvervslivets konkurrenceevne og fremmer brugen af grøn el energiudspillet skaber tusindvis af grønne arbejdspladser

årligt til målrettet energieffektivisering også her fremmer udspillet jobskabelsen og eksporten af danske energiløsninger

jeg har selvfølgelig bemærket at grundfos sammen med tre andre virksomheder har startet interesseorganisationen synergi det er helt naturligt at brancheorganisationer fremmer deres egne interesser når vi forhandler energipolitik synergi vil have flere penge til energibesparelser vindmølleindustrien vil have flere penge til vindmøller solcellebranchen vil flere penge til solceller

også for eksporten men jeg må også sige at den nuværende energispareordning er for dyr og for dårlig regeringen vil i stedet afsætte fire hundrede million kroner årligt til at fremme energieffektivitet i erhvervslivet

massivt med i alt en hundrede og fem og halvfjerds million kroner til og med to tusind og fire og tyve det vil også gavne eksporten inden for energieffektivitet det gør vi netop for at sikre en fortsat førerposition til danmark der fremmer dansk eksport og danske jobs jeg er derfor helt uenig i at energiudspillet mangler ambitioner

helt et svar på spørgsmålet men det var i hvert fald en oplistning af noget det ministeren godt kan lide i udspillet det som jeg har fat i i dag er jo noget af det der mangler

niveauet for energieffektivitet altså hvor ambitiøst man går til det også er med til at afgøre om vi får en billigst mulig grøn omstilling det sagde ministeren var rigtigt det var i øvrigt også rigtigt at en ambitiøs energispareindsats er noget som

til sidst i sin besvarelse i januar at jeg måtte have tålmodighed til

komme ambitiøse og forpligtende mål

tiltag der kan effektivisere vores energiforbrug hvis det lave ambitionsniveau bliver udmøntet i den endelige aftale vil danmark miste sin internationale grønne styrkeposition

et eu spørgsmål hvor landene i fællesskab har forpligtet sig til

tredive procent det handler om at vi styrker vores indsats i forhold til eu og at vi her arbejder for ambitiøse målsætninger det nationalt at gå længere end eu betyder blot at dansk erhvervsliv mister konkurrenceevne

muligt kan man sige men så er der jo noget som

var det ikke noget godt salgsargument at man var sådan lidt middelmådig

lidt gennemsnitlig derfor har vi jo en diskussion i danmark der handler om om vi vil være førende på området om vi vil være

dem man ringer til når man skal noget med energieffektivitet eller om vi vil være gennemsnitlige hvor der

rigtig rigtig godt på det her område det er jeg meget meget begejstret for den nuværende ordning

det tror jeg også at spørgeren vil være enig i derfor indretter vi med det her energiudspil en ny ordning hvor vi målretter indsatsen i forhold til erhvervslivet og afsætter en pulje på hele

erhvervslivet siger er at det er for smalt hvis vi skal fastholde vores grønne styrkeposition som er godt for klimaet

som også skaber rigtig mange arbejdspladser og giver os rigtig mange eksportindtægter

skal vi ifølge erhvervslederne have hævet ambitionsniveauet i regeringens udspil det synes jeg da ikke at regeringen bare kan affeje ved at sige

så må man gå ind i en diskussion om om de ikke har ret når de siger at det her faktisk er en styrkeposition

ganske stor målsætning og danmark har jo vist at vi virkelig kan noget på det her område det skal vi selvfølgelig fortsætte med

fru lea wermelin socialdemokratiet

mener ministeren at det er gavnligt for danmarks grønne styrkeposition at regeringen har foreslået opførelse af én havvindmøllepark på otte hundrede

til energiforlig når for eksempel regeringen i holland netop har meldt ud at de vil opføre havvindmølleparker og dermed øge kapaciteten med yderligere

for danmarks grønne førerposition at regeringen i sit energiudspil foreslår en havvindmøllepark på otte hundrede

to tusind og tredive det korte svar er ja regeringens udspil og opfyldelsen af vores halvtreds procentsmålsætning vil fastholde danmark i den absolutte verdenselite hvor vi udbygger vores internationale styrkepositioner inden for blandt andet vedvarende energi vi vil opføre danmarkshistoriens største havvindpark den vil øge danmarks havvindkapacitet med cirka en tredjedel og levere et stort bidrag til regeringens mål om at vi i to tusind og tredive dækker mindst halvtreds procent af vores energiforbrug med vedvarende energi samtidig skal vi screene de danske farvande for placeringer svarende til ti

det sikrer et fornuftigt beslutningsgrundlag så danmark er velforberedt når vi i to tusind og to og tyve vil træffe beslutning om yderligere

at der skal etableres mere havvind frem mod to tusind og tredive vores tilgang giver mulighed for at se tiden og priserne an så vi også tager ansvar for regningen til skatteborgerne havvind er stadig dyrere end solceller og vindmøller på land og vi kan kun være et grønt foregangsland for andre hvis vi kan vise at vi kan gennemføre en grøn omstilling uden at det bliver unødigt dyrt for danskerne samlet set mener jeg derfor at udspillet i høj grad underbygger danmarks grønne førerposition også inden for havvind

med vores grønne førerposition og det

er billigere udfordringen er at hvis man ikke laver langsigtede beslutninger og hvis man ikke ved hvad man kan regne med

så jeg kunne da godt tænke mig

hvis man allerede nu siger at man har en ambition om mere havvind end de otte hundrede

der kommer flere megawatt havvind for

industrien efterspørger vi er lige kommet med vores bud på et udspil hvor vi

tre havvindmølleparker på mellem to

det som industrien siger skal til hvis man rent

til energipolitik frem mod to tusind og tredive kommer mere havvind end den ene kæmpemæssige havvindmøllepark som allerede ligger i udspillet

udbuddet på den første store havvindmøllepark sætte os ned i kredsen af partier og vurdere

det der ligger på bordet og det som regeringen har spillet ud med er de her otte hundrede

danske førerposition og hvis vi også skal sikre at den grønne strøm rent

at regeringen fastholder at man ikke vil sige noget om hvor meget mere vind der skal til på havet før

tusind og to og tyve det er for lang tid at vente og vi risikerer jo at miste vores grønne førerposition

den industri der skal investere hvis man først ved hvad man har at gøre med i 2022

end den ene havvindmøllepark og så lad os lige dvæle

en havvindmøllepark på otte hundrede

husstande med deres årlige elforbrug svarende til elforbruget i danmarks syv største byer så jeg køber simpelt hen ikke den her præmis med at det her skulle være

i at der skal opføres tre havvindmølleparker og den ene kunne sådan

beslutning om at der skal opføres et sted mellem to tusind

de langsigtede rammer der skal til for at industrien også kan investere

hvis man kigger på et land som holland som har

jeg i de højeste andele

med det her udspil beslutter vi ikke bare at opføre

og samtidig screener vi danmark for ti

ti millioner husstande med deres årlige

jeg skal præcisere at ministre

at møde op når der bliver stillet spørgsmål til dem eller

to tusind og tredive blandt andet som led i at udnytte produktionen af vedvarende energi og at danmark skal kunne nå eu’s ambitiøse klimamål i

i folketingssalen over for spørgeren og over for formanden

mener jeg at vi med justeringen af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler

lavet det jeg vil kalde en fornuftig aftale om tilskyndelsen til at vælge en elbil da de fleste elbiler frem til

og nitten jo altså i realiteten er afgiftsfri med aftalen blev vi også enige om at mødes igen i andet halvår af og atten for at drøfte status på udviklingen i elbilsalget

få måneder forventer jeg at vi har et retvisende grundlag for udviklingen

mere retvisende grundlag end det vi har på nuværende tidspunkt hvor vi jo endnu ikke har set de fulde effekter af de tiltag som vi som vi gennemfører og derfor ser

at mødes i efteråret og drøfte om der skal indføres yderligere tiltag for at fremme

jeg heller ikke være afvisende over for det som led i drøftelserne

kan forslaget om at forlænge en indfasning af

som der også er spurgt ind til samt at sænke firmabilbeskatningen på grønne firmabiler

en en tilkendegivelse om at vi bliver enige men at jeg

jesper petersen spurgte ind til var noget andet

arbejder stærkt for at danmark skal nå eus klimamål i to

jeg enig i at udbredelsen af elbiler kan bidrage til at opfylde målet for

ikkekvoteomfattede sektor elbiler forventes på sigt at blive mere og mere konkurrencedygtige i

hastigheden i den teknologiske udvikling

den teknologiske udvikling går stærkt i de her år og derfor mener jeg ikke at vi bør sætte et detaljeret mål for elbilsalget mange år frem i stedet bør vi følge udviklingen og løbende evaluere og vurdere indsatsen i forhold til

en stor udbredelse af elbiler den nuværende bestand af elbiler udgør

femhundredetusind grønne biler i to

hvis man skal nå det mål

det betyde at der skal gives store afgiftslempelser

at registreringsafgiften i en tilsvarende

ekstra elbiler enten ved afgiftsfritagelse

og atten milliard for tohundredetusind ekstra elbiler det siger jo noget om at det kan være

nå målet hvis man skal gøre det via en afgiftsfritagelse

rigtige svar på det spørgsmål herre

i bund og grund handler om hvis man gerne vil opnå de her meget ambitiøse målsætninger for at reducere

og klimarådet som et flertal i folketinget har nedsat og som vi jo prøver på

elbiler som en meget væsentlig

de målsætninger

og de vurderer i deres hovedrapport fra to tusind og sytten den der hedder omstilling frem mod to tusind og tredive at man med en ambitiøs elbilstrategi vil kunne opnå at der i to tusind og tredive er cirka femhundredetusind elbiler på de danske veje når jeg henviser til det

er noget der sådan er grebet ud af den blå luft det

slå fast altså det er faktisk muligt at gennemføre det hvis der er en politisk vilje til det

en grøn profil jeg har jo bemærket at venstre

jeg ikke rigtig bliver afspejlet i den besvarelse som skatteministeren kommer med her jeg ikke rigtig viser viljen til

nogle ambitioner for udbredelsen af

om han ikke mener at der er en sammenhæng mellem det at sætte den form for målsætning og så det at den overhovedet kan lade sig gøre altså det at udrulningen

befolkningen men også

i at det har en betydning om man sender

at understøtte den grønne omstilling på vi har lavet et ambitiøst energiforlig og

man skal overveje om det er den letteste og

når det drejer sig om klimabelastning og et af de steder hvor det har været rigtig vanskeligt at få gang i en omstilling det går jo bedre med at få produceret vindmøller og spare på energien andre steder og producere mere

jo altså meget langsomt i forhold til elbilerne

man godt kan opnå det her tal hvis man sætter den rigtige

kigger på den andel af bnp som amerikanerne brugte på det projekt

det kan vi så være glade for i i dag af en række andre årsager så selvfølgelig er det muligt men det koster bare penge og det koster ret mange penge hvis man skal nå

det mål som socialdemokratiet har sat

tilbage til i næste spørgsmål så jeg vil egentlig holde fast i det her med ambitionen

ethundrede og firstusind hvis man ingenting gør så vil jeg bare høre mener skatteministeren det er

tredive er jo så spørgsmålet ligesom med vindmøller

skal kaste efter en bestemt teknologi

opsætningen af nogle solceller i stedet for opsætningen af nogle vindmøller fordi den teknologi har udviklet sig hurtigere end

vindteknologien så jeg appellerer bare til at at vi tænker os lidt om

i vores lovgivning jeg vil gerne have elbiler i danmark men vi skal også tænke os om

kunne tænke sig at det gik godt med den grønne omstilling men

har tænkt sig at gøre for det så er der ikke nogen svar så skal man tænke sig om og så skal man vente altså er sandheden ikke at den her grønne omstilling vi har uanset på hvilket område det er

drevet frem af nogle målsætninger og nogle redskaber

hvis ministeren hverken vil bruge redskaber

det kommer helt af sig selv og ud af

på at afgiftsfritage nogle nogle elbiler penge som vi ikke kan bruge på sundhed eller eller på folkeskolen jeg tror det handler om at

siden man lavede aftalen om elbiler

hvor vi jo frygtede at der ville blive lavet en fuldstændig indfasning af afgifter med det samme men hvor vi fik lavet en aftale der gjorde at

har det jo sendt det signal at her var der ikke meget fremtid det jeg har lært af

er i hvert fald at man ud over at se på afgifter

nødt til når man er i skatteministerens stol at se på noget psykologi noget adfærd hvad er det forbrugernes forståelse af det her område bliver når man laver politiske aftaler

er behov for at sende et meget stærkt signal om at vi

er den teknologiske udvikling det

statstilskuddet og nogle kan faktisk sige tværtimod

på elbiler og at sænke beskatningen på grønne firmabiler som led i at skubbe på den grønne omstilling på transportområdet

ikke læse op igen jeg kan gengive det kort for

fremrykke den drøftelse vi har aftalt i forhold til hvad vi kan gøre for at fremme elbiler

med til at drøfte hvordan vi kan fremme grønne firmaelbiler

ikke et tilsagn om

på den anden side af af sommerpausen gør det inden så vi allerede i maj og juni måned tager

afgifter på elbiler på det tidspunkt og ser på nogle af de her nye forslag som vi kommer med

indfasningen af flere grønne biler på de danske veje hvis konkret skal tage fat i det der handler om firmabilbeskatning for el og opladningshybridbiler vil vi jo foreslå at man sænker det til henholdsvis ti procent og femten procent fra de nuværende fem og tyve

man jo altså får får hjulpet på at der er nogle biler som typisk kører mange kilometer som ender med

af de mere grønne biltyper og at man jo også får skubbet gang

gøre det mere tilgængeligt for flere danskere derfor vil jeg godt konkret spørge skatteministeren til det forslag

om ikke han mener at det er korrekt at hvis man kopierede det forslag fra holland og storbritannien

som ville blive af de grønne biltyper

både ville give flere brugte biler af den type og nogle

kører det vi skulle beslutte ville med en vis sandsynlighed kræve lovgivning så det kan vi alligevel først lave i næste samling så derfor tror

det er så vigtigt ud over noget politisk

finde ud af det bilateralt det helt store problem er at elbilen

kan være attraktiv sammenlignet med en almindelig bil hvor man betaler en af verdens højeste registreringsafgifter også med de nedsættelser regeringen har lavet

er nogle markedsmæssige og teknologiske ting som

at der kommer flere grønne biler på vejene konkret her ved flere firmabiler og det kan være en elbil en opladningshybridbil der jo har noget af den fleksibilitet som skatteministeren siger at elbilerne ikke har brintbiler

det der er problemet hvis man bare lader være

er at det jo allerede er nu at indkøberne og importørerne er gået i gang med at se

biler vi skal have i det nye år hvis vi viser politisk handling nu vil det allerede næste år kunne vise sig

siger det jo også noget om at selv om vi gør en hel masse ting

skal vi bruge enorme mængder af penge for virkelig at få volumen på den korte bane hvad angår elbilernes bestanddel af den samlede bilbestand

gerne konstruktivt drøfte ting der kan fremme elbiler men jeg tror er vigtigt at udstyre sig med en lillebitte smule tålmodighed ellers risikerer vi at de skattekroner vi bruger får vi brugt meget meget ineffektivt men lad os tage drøftelsen og så skal jeg gerne være konstruktiv som skatteminister også i lyset af min forvirrende besvarelse her i

energi på at tale om det her er det jo fordi et af de områder som som virkelig fylder noget og som er en af de sorte forurenere her i danmark er transportsektoren

min partifælle har jo allerede listet nogle af de forslag op som vi er kommet med i vores grønne udspil

den grønne omstilling hvis man kigger på den hollandske model

havde den beskatning på firmabilerne som vi

at det var hver tiende bil der blev solgt som var enten en elbil eller en opladningshybridbil så vil ministeren ikke ud over at gå konstruktivt til det

måske også komme med en tilkendegivelse af om det er er noget man

at komme med et forslag til eller om man kan forestille sig

har en politik på det her område ud over at man gerne vil mødes

afgift så hvis vi fjernede afgiften for de få

jeg har også læst socialdemokraternes udmærkede udspil og anerkender ambitionen

lave en faglig vurdering af når

energiområdet har vi brugt masser af penge på at fremme vindmøller som led i et energiforlig det har så ført til at der hvor vi kunne få mere ve for pengene

virkeligheden berører en lang række områder hvis det er

at danmark skal beholde sin sin grønne førertrøje men det betyder

vi synes at at der er en lidt mangelfuld

godt nok vil man gerne kvittere med en drøftelse men men indtil nu har vi jo bare ikke hørt nogen konkret politik fra regeringen på hvordan vi så får grønnere transportsektor

andre lande rundt om os i europa som er langt mere ambitiøse

hvor man gør mere for at fremme elbiler end i danmark blandt andet i norge

stort hul i den norske statskasse og en masse penge som man så ikke har fået ind på registreringsafgiften har man så ikke kunnet bruge på

men men jeg vil advare imod at tro at vi her i folketinget kan beslutte at så kører alle danskere rundt i elbiler fordi det der skal til for at flere danskere kører

konkurrere med de almindelige biler i forhold til pris og i

til strækning for selv uden afgifter er mange elbiler i dag ikke konkurrencedygtige

til en almindelig benzin

fornyet drøftelse allerede før sommerferien fordi det har en betydning for hvilke biler der kommer til at være på det danske marked næste år

det samme hvis der faktisk er en vilje til at drøfte tingene

sige til sidst at jeg synes ministeren måske undervurderer sine egne muligheder her man

lidt flad fornemmelse fordi ministeren har den stol og har mulighed for virkelig at påvirke nogle ting her ved både at sætte en ambitiøs målsætning som vi diskuterede før men jo også ved at lave nogle politiske ændringer den magt og mulighed har ministeren

sådan lidt flade og defensive afvisning af

det kræver noget politisk vilje og den synes

den målsætning som socialdemokraterne har så skulle man oven i det give nogle kæmpestore tilskud og så begynder det altså for alvor at blive dyrt og de penge skal jo findes et sted så når jeg er lidt afdæmpet og tilbageholdende

ikke deler socialdemokraternes ambition og vision så er

forventningsafstemme hvad der rent faktisk er muligt uanset hvem der har regeringsmagten

nogle ulemper forbundet med at flytte tiende klasse til erhvervsskoler i de tilfælde hvor kommuner ikke har erhvervsskoler i forvejen og elever derfor kan få meget langt til skole

erhvervsuddannelsesreformen fra to tusind og fjorten har fastsat et mål om

mange der skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter niende eller tiende klasse

og tyve det skal fem og tyve procent af eleverne vi skriver to tusind og atten der er således kun to år til

med eventuelle overvejelser om at flytte tiende klasse til erhvervsskolerne vil naturligvis skulle behandles i forligskredsen om tiende klasse men som sagt er det ikke noget som regeringen har

det er en god idé på forkant

drøfte nogle af de konsekvenser der kan være ved at flytte tiende klasserne til

der har været et forslag fra regeringspartiet

at tiende klasserne skulle flyttes til erhvervsskolerne det forslag har undervisningsministeren ytret sig positivt om jeg er fuldstændig enig i at

at samarbejde tiende klasse og erhvervsskolerne er en rigtig god idé

bare sådan partout at i alle kommuner fordi der er kommuner som ikke har erhvervsskoler med med håndværkerlinjer

flytte eleverne ud af kommunerne og til nærmeste større by det vil være uhensigtsmæssigt fordi det er en gruppe af elever som er

alle med på ungdomsuddannelsesvognen vi skal have flere til

vælge erhvervsuddannelserne men vi skal have alle med og derfor er det nødvendigt på forkant inden de her forhandlinger om udskoling at gøre sig klart hvilke konsekvenser der kan være ved at man flytter

som ordføreren også sagde fru anni matthiesen fra venstre

også lederen af socialdemokratiet

jeg synes de lyder spændende det er klart at skal vi til at diskutere hvordan flere unge kan vælge en erhvervsuddannelse så må vi også regne med

skal kigge på hvilke strukturelle muligheder der er for

her to store klassisk regeringsbærende partier

kan gå til det her område men de analyser er ikke færdige og der ligger således

sige at socialdemokratiet ikke kommer til at støtte at tiende klasserne flyttes ud af kommunerne og til erhvervsskolerne

fordi det vil betyde lang transportvej der er kommuner der ikke har erhvervsskoler med håndværkerlinjer der er

en erhvervsuddannelse og at faktisk også tiende klasserne i mange tilfælde i folkeskoleregi løser den opgave ganske ganske fornuftigt nu bliver det jo spændende at se den analyse der bliver udarbejdet

bare gerne tale den indsats op der foregår i i folkeskolerne omkring tiende klasserne i dag er det sådan at rigtig mange faktisk går fra tiende klasse til

og regeringen har i hvert fald ikke eftersom vi slet ikke har

noget på det her område så det bliver en meget hypotetisk debat

der har foreslået en centralisering af tiende klasse

omkring de unge som gerne vil have en praktisk faglig uddannelse

nervøs for den eventuelle modstand der måtte være i de kommuner der mister en tiende klasse og undervisningsministeren har har så ytret positivitet omkring det her samlede

tingene igennem og det ville

en centraliseringsøvelse det ville være til skade for de unge mennesker der skal med på ungdomsuddannelsensvognen og

hvis de skal ud og have en meget lang transportvej og i øvrigt i tiende klasserne i folkeskoleregi i de her kommuner løser man faktisk opgaverne rigtig rigtig godt så vi er naturligvis med på at vi skal styrke at unge mennesker også vælger erhvervsuddannelserne men vi skal tænke os rigtig godt om og ikke tro at vi kan lave en model hvor vi bare partout flytter dem til erhvervsskolerne det er ikke sådan

hvis man på et tidspunkt måtte forestille sig en eller anden

fordele og ulemper men jeg vil gerne appellere til herre troels ravn i

til at tænke med sit eget parti

erhvervsuddannelserne i deres arbejde med at skabe en mangfoldig ungekultur

at regeringen fra dag et har modarbejdet togfonden dk der giver et massivt løft til den kollektive trafik og dermed bidrager til den grønne omstilling af transportsektoren

der er ved at låse finansieringen af statens anlægsprojekter fast på en oliepris

hvordan er det så gået med olieprisen og indtægterne i togfonden dk siden aftalens indgåelse i 2014 de faldne oliepriser har betydet at togfonden i den grad mangler finansiering der mangler således femten milliard kroner ud af de oprindelige otte og tyve milliard kroner til alle de baneprojekter som forligskredsen ønsker sig som modsvar på den økonomiske udfordring har forligskredsen opdelt togfonden dks projekter i en fase et og to men det kommer der ikke flere penge af og selv med forligskredsens ekstra tilførsel af to milliard kroner fra bedre og billigere aftalen mangler der fortsat seks milliard

fase et skal realiseres fuldt ud derfor har jeg svært ved at genkende spørgsmålets præmisser om at togfonden dk kan give et massivt løft til den kollektive trafik det kan togfonden

nu tilbage til mit svar regeringen er tilhænger af en grøn omstilling af transportsektoren

ske ved finansierede projekter regeringen har med støtte fra dansk folkeparti valgt at prioritere elektrificeringen i østjylland og af nordvestbanen

og disse elektrificeringsprojekter har vi på intet tidspunkt været modstander af elektrificeringen på strækningerne vil gøre det muligt at tilbyde en sammenhængende togbetjening med moderne standardeltog elektrificeringen betyder at store dele af den danske jernbane på sigt kan gøres uafhængig af fossile brændstoffer det nedbringer

derfor regeringen har ikke modarbejdet omstillingen og moderniseringen af den danske jernbane tværtimod regeringen har sikret finansieringen af elektrificeringen af de helt afgørende hovedstrækninger i østjylland

ret meget udenomssnak vil jeg sige men sagen er i hvert fald klar og det

også skinner igennem det ministeren siger transportsektoren

sætte ind hvis man vil have en grøn omstilling af det danske samfund det er sådan at transportsektoren

er derfor et skrigende behov for at vi får omstillet transporten til mere grønne former

også være i form af elbiler og andet men vi er også nødt

at løfte den kollektive trafik og få flere til at vælge toget til det er i øvrigt også den udvikling vi ser i

besynderligt at regeringen fra dag et af har sat sig med korslagte arme og slet ikke ville være med

gøre noget på det her område man har meldt sig helt ud

være med i forligskredsen

der har taget ansvaret for at løfte den kollektive trafik for at elektrificere

ekstra penge og gå ind og prioritere

det vi har gjort vi har taget ansvaret på os det var det regeringen burde gøre men vi har fundet ekstra penge i bedre og billigere forligskredsen burde regeringen ikke

kastet sig mere helhjertet ind

togsystem burde man ikke have gjort det

markedsføring når man smykker sig med den grønne farve og kalder sig

og halvfjerdstusind færre ton

så er der resten af togfonden

den bidrager kun med halvtredstusind ton

er det ikke lige nøjagtig timemodellen

der er tale om elektrificeringsprojekter som for en stor dels vedkommende er finansieret

er sådan set bare lige på det her område at acceptere at vi andre har fundet pengene på det her område mens man på andre områder modarbejder det vil ministeren ikke medgive at hvis vi skal have folk til at vælge den kollektive trafik

mere attraktivt og hvis vi skal have mere gods over på jernbane for at sikre en grøn omstilling også af godstransporten

hurtigt osv og det arbejder regeringen målrettet på hvis nu nyrupregeringen tilbage i nitten halvfemserne ikke havde droppet at elektrificere skinnerne kunne vi have elektrificerede skinner allerede i dag og så kunne vi have eltog der kørte rundt i stedet for de fejlslagne ic4 tog og så videre og så videre den her regering skaffer faktisk finansiering til elektrificering af skinnenettet og det gør vi på vores finanslov sammen

af det danske jernbanenet er tilbage fra jeg mener det er nitten ni og halvfjerds hvor anker jørgensen var statsminister det var

regering der satte det i gang så havde vi

end ti år hvor poul schlüter var borgerlig

blå blok sad for bordenden og hvor der skete meget lidt på det område

ikke vi skal begynde på en kappestrid om hvem der har været mest grøn på på det område

at vi er nødt til at opgradere hele vores jernbaneinfrastruktur med elektrificering med skinneopgradering med højere hastigheder hvis vi skal gøre det mere attraktivt og kan ministeren bekræfte

lastbiler ude på vejene som forurener

altid en dans på roser at lave nyt signalsystem det er ikke altid en dans på roser at være ansvarlig for elektrificering

og jeg synes ikke man kan laste regeringen

at den er til skade for landbruget til trods for at evalueringen viser at afgiften er det vigtigste værktøj til at nå målet om at nedbringe belastningen fra

på pesticidområdet det er og det skal i den grad fortsat være en fælles opgave at

vores grundvand og at sikre at vi trygt kan spise frugt

dygtige danske landmænd ligesom det i øvrigt er en fælles opgave at sikre bæredygtige og konkurrencedygtige

jeg glad for at reduktionen i salget viser at vi er på rette vej pesticidafgiften som blev omlagt i to tusind og tretten er ved at blive

så vi kan finde ud af om den sådan lidt forenklet sagt måske

når det arbejde er færdigt og jeg har fået lejlighed til at sætte mig lidt nærmere ind i

kan tillade mig at sige tillykke og velkommen til når man

kan man læse at erling bonnesen som er venstres miljøordfører og hans christian schmidt som er tidligere minister

med pesticidafgiften så jeg tror ikke det

nej for venstre har faktisk selv taget debatten op hans christian schmidt holdt så sent som i sidste uge en stort opslået konference sammen med sydjysk landbrug hvor hovedformålet var at gå efter de her forhadte

institut for fødevare og ressourceøkonomi i konklusionen til miljøministeren og i øvrigt også

når han skulle svare folketinget konkluderer meget klart at afgiften faktisk har haft den effekt at forbruget af pesticider

komme med en klar tilkendegivelse er det er det den nye grønne minister

biksen i venstre eller er det miljøordføreren eller den tidligere minister

skal bruge de forhandlinger vi står over for i

til pesticidafgiften på at fortsætte den udvikling som

pesticidbelastningsindikatoren har haft nemlig en nedadgående udvikling er det en målsætning for regeringen at vi fortsætter med at få

næb det gør vi også i venstres folketingsgruppe og jeg er som jeg har prøvet

at sige den seneste uges tid en stor tilhænger af biodiversitet det gælder også i

skal der være plads til vi udtrykker os forskelligt alle sammen men jeg håber at der ikke er nogen tvivl om ellers skal jeg sørge for at det bliver tydeligere at det er den nye miljø og fødevareminister som lægger regeringens linje på det

til pesticider fremadrettet er altså at vi lige afventer den her afrapportering og

sætter os ned og drøfter det her på et oplyst grundlag

sikre at vi ikke får

mere grøn retning og det gør vi også når vi skal forhandle pesticidafgifter men det ville dog være formålstjenligt om ministeren ville tilkendegive om man ville bruge de forhandlinger som vi står over for til at sætte den samlede pesticidbelastning

kan vi have en fælles målsætning om at naturen

den pesticidbelastning som som naturen udsættes for i øjeblikket

at det er et relativt relativt nemt løfte at give

at sige at man afventer en evaluering før man sådan fuldstændig nagelfast kaster sig ind med sin holdning på et område er både begavet og udtryk for rettidig omhu jeg synes faktisk at jeg skylder vores landbrugserhverv

at jeg at jeg skylder de partier som indgår i aftalen om pesticider at jeg har den tålmodighed der ligger i at afvente en sådan evaluering inden jeg kaster mig ud og mener noget på et ikketilstrækkeligt oplyst grundlag så spørgeren må altså endelig tage

det er sådan set af respekt for den aftale man har indgået den evaluering der kommer og de mennesker og den jord

de kommende forhandlinger til

fastholde de nuværende pesticidafgifter

hvad vi skal gøre med vores afgifter men jeg mener egentlig at ministeren meget nemt bør kunne svare på om det er en ambition for regeringen at den samlede pesticidbelastning skal gå op eller ned eller ligeud

målsætning at pbien altså

og skal ikke prøve at variere mit svar yderligere

fortsat fornuftig og bred tilgang til pesticider som vi anerkender kan være nødvendige at anvende forskellige steder og også anerkender bliver nødt til at blive varieret i et omfang således at vi ikke risikerer udfordringer med resistens jo længere frem vi kommer teknologisk des bedre bliver mulighederne for

forhåbentlig også spørgeren er klogere på når vi ser den

natur og samtidig ophæver den danske

og vi har en forpligtelse til at beskytte vores værdifulde natur og

endnu en gang i forbindelse med naturpakken i to tusind og seksten besluttede aftalepartierne at igangsætte en gennemgang af afgrænsningen af natura to tusind

i natura to tusind områderne

det er for eksempel intensiv jordbrugs og byarealer uden naturmæssig værdi tanken med den her øvelse var og er at rydde op og i stedet for at beskytte for eksempel havnemoler og gylletanke som værdifuld natur at udpege nye områder

miljøstyrelsen har sendt et forslag i høring og stadig er i gang med at behandle de indkomne høringssvar og når det er slut

jeg som jeg nævnte før selvfølgelig brug for lidt bedre tid til at sætte mig ind i et kompliceret område inden jeg beslutter mig for den videre proces men for god ordens skyld vil jeg gerne citere spørgerens partifælle

som jo har sagt en kornmark er smuk men den er ikke værdifuld natur citat slut

meget enig med herre simon kollerup i en kornmark er sjældent værdifuld eu

dermed er uenig med sin forgænger det er

fristende men jeg skal skal undlade at gå ned ad den vej jeg er selvfølgelig enig med herre simon kollerup i at en mark ikke er natur og socialdemokratiet

set heller ikke noget imod at man i sin naturpakke

natur ud det har vi ikke noget imod hvis forudsætningen var at man så tager treogtyvetusind ha

som har en kvalitet og som kan få en kvalitet ind det

regeringen gør

en minister som siger at han er grøn men samtidig er man ved at udrulle en naturpakke hvor man fjerner treogtyvetusind ha beskyttet natur og kun tager

står danmark tilbage med en fattigere natur tilbage med mindre areal hvor vi har beskyttet natur det rimer ikke på en grøn regering

spørge ministeren om

nu natur det er jo altså første gang siden områderne blev udpeget i begyndelsen af nitten halvfemserne at man har været ude at se på

jeg synes ikke at vi skal foregøgle hinanden foregøgle vores partnere i eu foregøgle befolkningen at områder der ikke er natur for eksempel havnemoler for eksempel gylletanke er beskyttelsesværdig

der handler om at fjerne vildledende markedsføring for

jeg synes ikke vi skal gå og bryste os af at have beskyttet natur

vil give mig ret i så kan jeg godt forstå at der er

et eller andet trick i at lade som om den store onde brune venstremand

fjerner man et meget stort område som ikke længere får beskyttelse det kan sagtens være

det kan sagtens være at den skal fjernes hvis

en kvalitet så den skal beskyttes men hvorfor har man allerede nu lagt sig fast på at man kun vil have fem tusind ha

hvorfor har man ikke en ambition om at vi tager lige så meget natur ind

har lige så meget eller mere beskyttet natur i morgen end vi har i dag

som får den konsekvens at vi får mindre beskyttet natur

noget som ikke er natur og putter noget andet ind

det er sådan set det der er formålet med den her øvelse og og undskyld at jeg sådan svarer på den her måde men

det er ligesom det der bliver lagt op til i spørgsmålet

at vi kalder en spade for en spade og kalder natur for natur og kalder en gylletank

vi skal ikke rende rundt og lade som om en gylletank er natur og så beskytte den efter alle kunstens regler det må vi da have

om grænsen så skal gå ved de fem tusind

ærgerligt at bilde folk ind

at beskyttet natur når spørgeren

få mere natur som har en kvalitet som betyder at

det synes jeg jo fordi den danske natur er presset naturtyper forsvinder og arter forsvinder hvis man kigger på om danmark lever op til vores fn mål

lever vi overhovedet ikke op til målene vi skal ikke lave god natur for fns skyld vi skal gøre det for vores egen skyld og for naturens skyld regeringen gør det modsatte regeringen tillader at man sprøjter i beskyttede § tre områder at man gødsker i beskyttede § tre områder og regeringen fjerner beskyttet natur jeg glæder mig over

at man ikke har lagt sig fast på de fem tusind

naturens vegne i en situation hvor den danske natur er meget presset og hvor den danske natur er presset af den politik der er ført

som ligesom de fleste andre med to ører og en mund og derfor burde lytte dobbelt så meget som han

vores debat her

der bliver fjernet det er til gengæld natur der kommer ind

er af hensyn til fn og det er ikke af hensyn til eu det er af hensyn til os det er af hensyn til alle dem derude det er af hensyn til vores

det er af hensyn til danmark det er af hensyn til verden at vi beskytter vores natur så lad os da lade være med at kalde gylletanke og havnemoler for natur sådan som

først vil jeg sige at

i sit spørgsmål umiddelbart taler min forgænger alene om at vi skal have flere værktøjer

jeg er enig med min forgænger i at ulvens tilstedeværelse i danmark er en udfordring

yngler i danmark ulven

rovdyr og jeg forstår godt den helt legitime bekymring den skaber hos de danskere der skal leve med ulven tæt på jeg så helst at ulven ikke var kommet til danmark men nu er den her og den er fredet og det skal vi have håndteret på bedste vis

og mennesker

i gang med at se på muligheden for at udvide definitionen af hvornår noget er en problemulv så det bliver lettere at få tilladelse til at skyde

tager stilling til om der er tale om en problemulv eller ej det er myndighederne der skal give en tilladelse til at skyde problemulven selvtægt som vi har set i et enkelt tilfælde er naturligvis

vil jeg tale med min nye tyske

om vi ikke kan få en mere fleksibel

så vi i højere grad kan tage højde for den massive utryghed som ulven medfører så for kort at opsummere

jeg vil fortsætte den gode kurs som min forgænger

og jeg mener også der er behov for at vi ser på mulighederne for at få flere redskaber til at regulere ulve på en måde som

hensyn til mennesker og

og nordjyske område som med interesse har fulgt

ministerskiftet fordi der jo med ministerskiftet også var varslet

læse overskrifter som lød ellemann varsler opgør med esben lunde larsens ulvepolitik sådan lød en overskrift et

hvad regeringens politik er over for ulve samtidig kan man i de forskellige regionale tv stationer og aviser læse at regeringens ordførere fra det konservative folkeparti

liberal alliance taler for

for muligheden for at skyde

er derfor jeg spørger i dag om der er en anden holdning i regeringen

så for nu at gribe ministerens egne

jo have lyst til at spørge om det man er undskyld udtrykket på jagt efter i eu systemet

at man kommer til at skyde flere ulve

forvirrede af avisoverskrifter det gør

det vi mener at stå for i avisoverskrifterne

hvad min holdning er til til de ulve som i min optik desværre

jeg havde hellere set at ulven var blevet væk jeg holder med mennesker frem for ulve i en konflikt jeg konstaterer også at det er et fredet dyr og at danmark er et civiliseret samfund som står ved de internationale forpligtelser vi har indgået herunder også fredninger af dyr når det er sagt

helt legitime bekymring der er jeg tror at alle mennesker

man se af debatten kunne sætte sig ind i den helt naturlige ængstelse som er hos de mennesker der bor op og ned

det er derfor jeg lægger op til at tage fat i min tyske kollega

det er altid godt at være flere og hvis man kan finde en der er

er det sjældent dårligt se på om kan forbedre mulighederne for at regulere de ulve som udgør problemer for

politik også lidt besværlige kunst nemlig at blæse og have mel i munden

skydes flere ulve det er det jeg hører ministeren sige og samtidig kan borgerne i det midt og vestjyske høre repræsentanter for regeringspartierne sige at ulven skal skydes så vi må jo få et svar i dag skal ulven skydes eller skal den ikke

at stille sig op på en ølkasse og råbe det nemme svar som man måske

ad nogen overhovedet på hverken den ene eller den anden side af oppositionsgangen

sådan set godt det her er noget der vækker meget stærke følelser hos særlig de mennesker der bor

ad ulvene men også her i folketinget det er altså derfor jeg prøver at have den

en samarbejdslinje i det her spørgsmål

til at søge det brede politiske samarbejde vi har i

set ønsker ulven indhegnet enten i danmark eller andre steder for på den måde

det fører mig så til mit afsluttende spørgsmål

tryghed hvorfor mener ministeren ikke at det er rationelt

jeg mener det er helt rationelt

ekstremt følelsesladet debat og når man ser på de

er også masser af mennesker der kommer med gode argumenter for hvorfor man ikke skal være nervøs for at sætte sig op i en flyvemaskine

dansk landbrug og hvilke muligheder ser ministeren for at gøre aftalen om målrettet regulering

ikke kun når det gælder landbrugsområdet men sådan set når det gælder alle

men brede aftaler skal ikke være på bekostning af

det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg synes det er ærgerligt

igennem lang tid har set at det som burde være en fælles opgave for for alle ansvarlige partier til hvilke jeg regner vore begges nemlig at beskytte vores miljø på en god måde samtidig med at vi sikrer

man ikke sådan per instinkt gør enhver kornmark til en slagmark jeg håber at herre simon kollerup og

ikke før så på onsdag til en kop kaffe på mit kontor hvor jeg ved

og for de landmænd jeg kender

er noget af det som tæller på bundlinjen noget af det som skaber

skabe brede politiske aftaler fordi de skaber ro de skaber stabilitet om rammevilkårene og når vi ser konkret på den aftale jeg spørger ind til i dag omkring målrettet regulering så er det jo et af de helt store tandhjul i reguleringen af dansk landbrug hvorfor det er vigtigt set med mine øjne og også når jeg hører landbrugets stemme i den her sag at vi får skabt en bred politisk aftale forløbet var jo sådan og det skal retfærdigvis siges at det var før den nuværende minister trådte til

set var en aftale færdig i december måned sidste år mellem socialdemokratiet og regeringspartierne

imødekomme det element som handler om at folketingets øvrige partier kunne tiltræde den samme aftale uden vetostatus men bare som almindelige aftalepartier det var en fin løsning som jeg tror at alle kunne være i som kunne have sikret den totale bredde bag den målrettede regulering i stedet står vi i dag med en smal politisk aftale på landbrugsområdet igen det er regeringens valg at man vil have det i dag appellerer jeg til at den nye minister måske på onsdag men måske også allerede i dag vil række hånden frem og sige at man har

se på om man kan gøre aftalen om målrettet regulering endnu bredere det er kroner og øre det er stabilitet og det giver ro om de rammevilkår som landbruget helt korrekt som det fremgår af ministerens besvarelse

jeg har da et stort ønske om at socialdemokratiet indtræder i den aftale der blev indgået i januar i år på det her område det skal socialdemokratiet være meget velkommen til at gøre så modtag hermed min fremstrakte hånd

som jeg lige sagde muligheden for at skabe den maksimale bredde uden at være bundet af vetoret og forligsjura

trods den nyudsprungne bøg udenfor og det hele

det er klart at den aftale som

beder socialdemokratiet om at tilslutte sig

i virkeligheden undrer det mig også lidt og det gør det helt reelt fordi vi fra folketingets talerstol

som det eneste parti i den nuværende aftale

gerne ser at man vedtager den oprindelige aftale fra december måned sidste år så når både dansk folkeparti og

ministeren og regeringen ikke også kunne være klar til

størrelse

herre simon kollerup og

seksten og det er til uddannelses og forskningsministeren og spørgeren er fru christine antorini

til samarbejdet og så har vi debut her

er ministeren enig med sin forgænger søren pind i at de årlige to procentsnedskæringer på uddannelsesområdet skal afskaffes

om året mit ønske som fagminister er at skabe gode vilkår for de videregående uddannelser inden for de økonomiske rammer som regeringen prioriterer

som finansministeren fremsatte i august det gælder også

bruger det som en del af sin afskudssalut kan man vel sige når man ovenikøbet står i uniform

at han ærlig talt synes at at tiden er inde til at

de løbende nedskæringer jeg tror også

siden to tusind og femten hvor regeringen er kommet til er

bredt har været enighed om at man så uddannelse som en investering det gjaldt både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

der på finansministerielt sprog hedder et omprioriteringsbidrag jo reelt er en nedskæring på to procent år efter år efter år og

to tusind og en og tyve til at det er knap seks milliard kr

og det har man se resultaterne af for der er blevet

kvaliteten på undervisningen er blevet dårligere og det er sværere at sætte de nye initiativer for

med en vurdering af hvad det betyder at der er kommet et skifte hvor man ikke længere investerer i videregående uddannelser men faktisk gør det modsatte

ressourcer ved jeg ikke nok om endnu til at kunne

til august og den vil vi selvfølgelig vente på med spænding ikke mindst i lyset

i lyset af at ministeren jo også har

at de studerende har masser af gejst og ønsker at gå ind i de her nye områder som jeg meget

de løbende nedskæringer det er

tre sektorer eller hvad må man forvente sker

ministeren for at styrke innovation i virksomheder gennem forskning set i lyset af at regeringen har gennemført store nedskæringer på de

forsknings og innovationsinvesteringer

udvikling det er knap fire hundrede million kroner mere

tusind og sytten regeringen fremlagde for et halvt år siden en

og innovationspolitisk strategi danmark klar til fremtiden og den synes jeg

på det her område den har to helt centrale mål det ene er

international topkvalitet og det andet er

i samfundet og dermed også i virksomhederne strategien indeholder i alt otte og tyve initiativer der skal sikre at

var noget den nuværende regering var gået til valg på at man ville skære på uddannelse og forskning men det der skete var at regeringen startede med at skære en

rigtigt at der så er kommet fire hundrede million

men det betyder sådan sådan summarum rundt regnet at man stadig væk er en milliard kroner i minus i forhold til hvor forskningsbudgettet var jeg vil ikke bede ministeren om at redegøre for hvad regeringen har gjort tidligere

ministeren bekræfte at det har stor betydning for

muligheder for at kunne være helt i front på et globalt konkurrencepræget marked

en procent af bnp på det her område og det beløber sig i

tusind og atten til to og tyve

og det er fire hundrede million kroner mere

men det betyder også at det offentlige

er blevet langt mere generøse til også at investere i forskning og tak for det

vil høre hvad ministerens ambition er for

derude med den vidensbaserede innovation det vil sige den der støtter sig

nedsætte en ekspertgruppe

om hvordan vi vi bedst gør det her

en mere smidig overgang fra at man har siddet som

skal kunne trække en hundrede og tredive procent af forskningsinvesteringer fra og

og seks og tyve og det er en anden minister der står for det det er erhvervsministeren men når

betyder noget for små virksomheder og ikke mindst hvis

forskning har ministeren en ambition om at arbejde tæt sammen

hele forenklingen der sidder vi også med hvor det også

en programmet slotsholmen den tredivete april en erkendelse af at regeringen nok har haft et ansvar eller har et ansvar i forhold til at have fået de unge mennesker til

have en lille smule ondt i livet faktisk sagde

sådan her de unge mennesker gør alt hvad vi beder dem om hurtigt igennem studierne ingen kriminalitet og de er dygtige de har gjort alt og samtidig kan vi se at de har ondt i livet vi kræver altid alting jeg kan undskyld udtrykket bip nu siger jeg ikke noget jeg ikke

uddannelses og forskningsminister i forhold til at de unge har ondt i livet

på mig vi skal ikke have et samfund hvor unge mennesker siger at

eller at de har ondt i livet

en situation hvor mange unge stiller rigtig store krav

det jeg har oplevet derude i iværksætterjunglen og jeg tror

vist pres på at man gerne skulle fremstå som ret perfekt udadtil de studerende på de videregående uddannelser har generelt ret gode vilkår de har adgang til en lang række uddannelser som de

og samtidig har vi et ret godt su system men vi stiller også krav til de studerende vi stiller krav

det synes jeg er rimeligt når man får betalt sin uddannelse

når de skal ud at arbejde og rammer arbejdsmarkedet

krav

så sådan for at summere op jeg tror det en kompleks problemstilling som der

i næste uge skal jeg for første gang i mit ministervirke ud at tale med

der er

hvis der er noget i uddannelsessystemet vi skal gøre bedre

de er en del af et system som stiller forventninger de er en del af af et samfund hvor politikerne taler til dem

autoriteterne fortæller måske ikke så meget forældrene som politikerne

mig at høre ministerens holdning til de krav som vi jo har indført hen over de seneste år er jo blandt andet fremdriftsreformen fremdriftsreformen er jo en helt tydelig reguleringsmekanisme i forhold til at skynde sig

af fremdriftsreformens krav et andet krav er karakterbonussen

studierne det er to helt konkrete redskaber som vi politisk har besluttet og som vi i hvert fald fra

de giver noget incitament til at blive særlig dygtige eller til at fordybe sig i sine studier for den

er ministerens forhold til de her to konkrete redskaber som som vi

ondt i livet og jeg forstår ikke godt nok hvad

der driver det er det deres krav

men vi repræsenterer måske alligevel lidt den samme generation

én én ting er at man ikke skal have su

mere end de fem år men hvorfor er det så vigtigt for os

fem år hvis de for eksempel selv finansierer resten af deres uddannelse hvorfor er det så så vigtigt for os at man skal skynde sig igennem

vi det er et af argumenterne så vil

er lagt sådan op at det passer til den her normerede tid

kan underbygge vores alle sammens velfærd

set fuldstændig enig i problemet er bare hvis den måde vi gør det på ødelægger de unge mennesker fordi de faktisk kommer ud i stress og mistrivsel på en måde som giver nogle tilbageslag i forhold til at de faktisk ikke kan arbejde

gode studerende

skulle igennem deres studier

at nysgerrighed begejstring og virkelyst er helt afgørende

vil næsten sige at det ofte er nysgerrigheden der

er at at de studerende

selvfølgelig være helt i top og

dem vi har på institutionerne skal sætte barren så så højt som muligt de skal inddrage teknologi i undervisningen de skal give energi og de skal begejstre de studerende

udfordre de studerende de skal udfordre dem til

udfordre dem til selv at stille de komplekse spørgsmål og måske

jeg glæder mig til at arbejde videre med de anbefalinger fra udvalg om bedre universitetsuddannelser der netop har

undervisning vi skal uddanne de unge til at være så dygtige som muligt det gælder skolelæreren

leg og kreativitet det gælder også den ingeniør der er ansat i

et stort firma hvor han hele tiden skal gå på jagt efter de nye og innovative løsninger det

fuldstændig enig i en af de udfordringer vi nogle gange kan have i danmark

på de danske universiteter så så mange som muligt kan komme ind og få en videregående uddannelse det betyder selvfølgelig at der kommer flere til måske færre lærere eller undervisere og altså større hold eller

det eliteprægende ligesom vi ser det i usa

mellem studerende og undervisere

er visionen for

i dag er det eneste der betyder noget for de studerende

fordybe mig i det her så nu går jeg den her vej og og læser mere om platon i stedet for at fokusere på noget andet det er

man har kun fokus på at læse det man ved man skal

en god karakter så er der plads nok til fordybelse når vi bruger de belønnings og incitamentsstrukturer

til det mere elitære jeg mener helt

kunne rumme halvtreds procent af

at vi i højere grad kan gøre noget for

er altså at møde det engagement som jeg snakkede om gennem underviserne

og om karakteren også bliver brugt forkert i det danske uddannelsessystem

det er det eneste de fokuserer på så det der med at gå efter sin nysgerrighed og begejstring og mærke

fordybe mig i gør de unge mennesker ikke så meget fordi de er så fokuserede på at få den rigtige karakter så har vi for stort et fokus på karakterer

være sådan med de prøver hvor karakterer er et resultat

prøverne i sig selv animerer de enkelte studerende

de skal med det så det skulle gerne være sådan at spiller sammen med fordybelsen og ikke er en modsætning

benene solidt plantet i iværksættermiljøet og selv er iværksætter i alternativet er vi enormt fokuserede på hvordan vi kan styrke iværksætteriet

styrke den begejstring som de unge iværksættere

overordnet set har godt fat i i de universitetsstuderende

alle skoletrin møder iværksætteri som en

møder den mulighed og det er både i grundskolen på mellemuddannelsen og de videregående uddannelser

og atten er citeret for i sin afskedstale i ministeriet at understrege at han ønsker at to procentsbesparelserne på uddannelsesområdet ophører

spørgsmål s syv hundrede og fem og tres som jeg sagde før har bevillingerne til de videregående uddannelser siden to og seksten været underlagt et omprioriteringsbidrag på to procent om året jeg er optaget af at skabe gode vilkår for de videregående uddannelser inden for de økonomiske rammer som regeringen prioriterer og som nævnt fremsætter finansministeren i august

tusind og nitten hvori regeringens prioriteter vil fremgå og det gælder også

stille det ud fra min egen kontekst hvis man kan sige det sådan altså den måde som jeg godt kunne tænke mig

skal sammenlagt spare cirka tre milliard kroner de næste fem år og

forslag om at forlænge omprioriteringsbidraget bliver gennemført det siger sig selv at man ikke kan blive ved med

spare på it og kopimaskiner og administration alene

at antallet af midlertidige ansættelser stiger seks og fyrre procent af de universitetsuddannede forskere og ledere sidder i tidsbegrænsede stillinger og samtidig er mulighederne for at levere forskning af høj kvalitet også blevet dårligere for eksempel oplever syv og fyrre procent af forskerne at muligheden for at levere forskning af høj kvalitet er blevet dårligere og tre og tres procent af dem siger at det skyldes besparelser på arbejdspladsen så det er bare for at sige at

så anerkender ministeren at vi nok er gået for langt og

for lang tid vi har har sparet på uddannelserne og at vi ikke kan fortsætte med de besparelser i den

har prioriteret inden for de økonomiske rammer

institutioner selv som som du nævner der der frit prioriterer inden for de rammer som de får

rammer så inden for dem er de nødt til at navigere men københavns universitet er for eksempel styrtdykket

som har sagt og jeg citerer de traditionelt velfinansierede universiteter i danmark og finland viser tegn på tilbagegang som følge af de store budgetnedskæringer de seneste års tid københavns universitet og universitetet i helsinki er derfor faldet henholdsvis otte og tredive og femten pladser han har også sagt at de

ok løn eller tilfredsstillende forskningsfaciliteter så vil ministeren tage det med i forbindelse med at der nu skal prioriteres i

prioriterer den prioritering som regeringen samlet set laver

med en analyse der hedder danmark tilbage på vidensporet

ingen tvivl om at hvis man ser det ud fra sådan en virksomhedsbetragtning

et ønske om også i virksomhederne at vi investerer mere i uddannelse og viden og forskning som jo skaber

det ved ministeren udmærket med den baggrund som ministeren har så jeg håber at ministeren vil tage

der skal bruges penge på uddannelserne er altså rigtig vigtige

og vi kan jo se at de investeringer vi laver i uddannelse virkelig virkelig betaler sig

det fremgår af det indlæg fra november

som spørgeren altså undertegnede skrev sammen med den tidligere minister søren pind om filosofikum hvori vi blandt andet fremhæver

har man længe arbejdet med et bredt dannelsesbegreb så for eksempel ingeniører bliver introduceret til humanistiske fag og metoder fordi de er optagede af at styrke de studerendes kritiske sans og evne

teknologiske udvikling som jeg har set og til dels også været med til at skabe går stærkt og

derfor er det vigtigt at vores studerende

fokus på men det kræver også nogle helt grundlæggende menneskelige egenskaber som empati kreativitet dømmekraft og en helhedsforståelse

at skabe noget

de elementer som man arbejder med på de udenlandske eliteuniversiteter såsom mit

både nu og i fremtiden og det gælder både

nedsatte en inspirationsgruppe som skulle se på hvordan et såkaldt filosofikum

den inspirationsgruppe skal afslutte sit arbejde inden sommeren to tusind og atten

ikke så lang tid til og jeg glæder mig virkelig til at se hvad

de melder tilbage til mig

emne i mange år i uddannelses og forskningsverdenen også internationalt hvor hvor man har set at

været et utrolig stort fokus på stem uddannelserne altså de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser det er der også været fokus på i danmark og det er der jo også i

for eksempel bevillingssystemet som vi diskuterer i øjeblikket

og en af grundene til at der så stort fokus på stem

hedder pauline yu som er præsident for american council of

videregående uddannelser og universiteter bliver i højere grad defineret snævert som jobforberedende frem for noget der er designet til at uddanne hele mennesker

et job som man egentlig ikke ved hvordan vil være om fem år det glæder mig

at ministeren fremhæver de her menneskelige kvaliteter er ministeren enig med de her internationale forskere og andre inden for den her verden i at de tekniske fag og humaniora og tværfagligheden

at jeg anser det for at være ret centralt at vi bibeholder det

jeg siger at jeg tror at humaniora både handler om faget i sig selv og den faglighed men også er et generelt beredskab som vi gerne

det vi kommer med hjemmefra fra vores forældre fra vores søskende fra vores opvækst

alt muligt andet og så er der nogle der slet ikke rigtig kommer med noget

utrolig vigtigt at vi skaber det fundament og det er jo i den forbindelse vi også har skrevet det her indlæg om filosofikum

godt tænke mig at sige her til sidst at kina

på at man kun har kigget på hvad

jo er sket er at man har haft fokus på kun at investere i naturvidenskaberne

og det tekniske og så har man altså problemer nu

blive kreative og man har sagt at det er en nation der har tabt deres kreativitet

jeg håber at ministeren vil fokusere på at vi skal have flettet humanistiske fagligheder sammen med de naturvidenskabelige

kvaliteter hvis man kan sige det sådan

ønsker ministeren at der skal lukkes flere

fagretninger eller hvordan har ministeren

helt grundlæggende menneskelige egenskaber som værende vigtige og vi må aldrig komme

en fortid som it entreprenør det må jeg vel godt kalde det

forstå det sådan at at ministeren også er bange for at

vi kun tænker uddannelser som jobforberedende og ikke som forberedende til at blive hele mennesker

folk jeg fik ind i virksomhederne havde den her bredde for det er nu engang dem også i it verdenen som skaber de bedste produkter og

over seks tusind kroner om måneden for at studere

så bagefter fortæller at vores uddannelser

den stolthed skal så ikke stå i vejen for at

det er altid værd at spørge os selv om om vi bruger skatteborgernes penge bedst muligt

su området det danske su system giver alle gode muligheder for at uddanne sig og det skal vi holde fast i for mig er det vigtigt at vi som samfund investerer i uddannelse

det fremgår af regeringsgrundlaget at regeringen vil fremlægge et udspil til en omlægning af suen

jeg ser frem til at følge ministerens arbejde jeg synes det er spændende og forfriskende

et generøst og flot su system

har en positiv effekt det er jo sådan at når man kigger på danmark sammenlignet med andre lande har vi faktisk et meget flot og højt uddannelsesniveau vi har også en høj grad af social mobilitet hvor blandt andet

ikkeakademiske hjem og fra direkte ufaglærte hjem bryder den

su systemet spiller ind vi kan også se

så har fået ny regering at

har været ude med planer hvor man målrettet siger at man vil

sagde statsministeren at der skulle komme en

su reform her i løbet af to tusind og atten så jeg tænker at

og jeg synes da det er lidt overraskende hvis

tjene penge på at forringe vilkårene for vores studerende

sige at jeg ikke har lagt mig fast på

har lagt til grund at man skal ud

at man har lagt op til

vil reducere betydeligt i i su

været tid til at forberede det og det står i regeringens økonomiske

man har jo lagt op til at man skal reducere stipendiet med

nogle af de tidligere spørgsmål der har været har ministeren sagt at vi skal passe på med det med stress

og jag og at prøve at presse de unge mennesker hurtigere igennem er ministeren slet

også bliver stresset stresset over det her

det sidste spørgsmål er ministeren

reduktioner i su systemet til at give

og det rører mig hvad jeg kan se at der

omkring stress og ondt i livet igen

skal forstå det hele inklusive su systemet i den forbindelse

fast på hvordan jeg

er sundhedsministeren

sprog og kvalifikationer mellem læger der er uddannet i eu og læger der er uddannet i tredjelande b en hundrede og seks og tredive pålægger regeringen at sørge for at læger fra

eueøs lande ud over danmark og norden mødes med de samme krav til sprogkundskaber og samme test af kvalifikationer som læger der er statsborgere i lande uden for

enhedslisten er formålet med

sikre et højt niveau af patientsikkerhed helt overordnet vil jeg starte med at understrege at vi selvfølgelig skal gøre alt hvad vi kan for at sikre bevare og udbygge det høje niveau

en vigtig del af det er selvfølgelig også at patienter skal have tillid til at kunne forstå de sundhedspersoner som

sundhedsvæsen det er nemlig helt afgørende at vi som patienter kan være trygge ved det personale der møder os når vi får behandling

at en behandling kan foregå på fuldt forsvarlig

der ikke være nogen form for tvivl om

helt grundlæggende regionernes ansvar som driftsherrer og ansættende myndighed at sikre at de rette sproglige og faglige kompetencer er til stede det gælder både når der ansættes udenlandske læger det være sig eu læger eller tredjelandslæger det er og bliver den enkelte region der til

har ansvaret for at tilrettelægge og organisere hvordan man i den enkelte region sikrer en hensigtsmæssig rekruttering og integration af udenlandske læger hvis

det er også regionerne der ved ansættelsen skal sikre at de udenlandske læger

der skal til for at behandlingen kan leve op til det høje niveau

på lige fod med øvrige kompetencer som en ansat skal være i besiddelse af så selvfølgelig skal ledelsen ikke kun sikre at en læge

sikre at lægen har de danskkundskaber der er nødvendige for at kunne varetage en forsvarlig patientbehandling det siger sig selv

set heller ingen tvivl om jeg oplever rent faktisk også at regionerne i stigende grad tager opgaven på sig

i større omfang end vi måske har set det i nogle konkrete eksempler det er jo netop også fordi man i regionerne er opmærksom på hvor vigtigt det er med en god kommunikation mellem læge og patient jeg ser eksempelvis at der er regioner der gør brug af sprogkonsulenter mentorprogrammer og andre initiativer for at sikre de nødvendige sprogkompetencer når de har behov for at rekruttere læger fra udlandet

at region midtjylland har taget initiativ til at genetablere et nationalt netværk om international rekruttering med repræsentanter fra alle regioner

understøttet også fra folketingets

at man i højere grad arbejder sammen

problemer med at sikre de sproglige kompetencer hos udenlandske læger

heller ingen tvivl om at det en vigtig problemstilling

og som det også vigtigt at vi løser på den bedst mulige

de steder hvor vi i dag kan se der ikke er tilstrækkeligt fokus på de sproglige kompetencer i højere grad bliver noget som man lægger vægt på

dels vil stride mod danmarks eu retlige forpligtelser

også nogle gange udenlandsk arbejdskraft og at regionerne i stigende

som supplement til regionernes øvrige rekrutteringsaktiviteter

hen ikke har været muligt at få en tilstrækkelig god lægedækning udelukkende baseret på de læger der er uddannet i danmark

udenlandske læger er vigtig for at komme lægedækningsudfordringerne til livs og derfor er det også afgørende at regionerne

medarbejder det gælder jo at det eksempelvis ikke er i alle stillinger i det danske sundhedsvæsen at man har lige meget patientkontakt og dermed har lige meget behov for at kunne tale dansk flydende i psykiatrien er samtalen et diagnostisk redskab og kommunikation

og der er det helt afgørende at der er sprogkompetencer på et meget meget højt niveau derfor kan vi

sundhedspersoner

at have en direkte patientkontakt i noget særligt omfang derfor er behovet for at der er et flydende dansk som forslagsstillerne lægger op til heller ikke på samme måde nødvendigt der er nødt til at være

ensartede sprogkrav til eu læger risikerer vi at begrænse regionernes fleksibilitet en fleksibilitet som også er vigtig i forhold til netop at sikre at patienter over hele landet overhovedet har adgang til kvalificerede læger

i sidste ende jo så også bryde ind i forhold til regionernes mulighed for at

varetage den opgave de har med at sikre kvalificerede sundhedspersoner og lægedækning over hele landet det ønsker vi ikke fra regeringens side og derfor ønsker vi heller ikke at indføre en regulering som både er i strid med vores eu retlige forpligtelser men mest af alt vil gøre det mindre attraktivt

at en ligestilling af kravene mellem eu læger og tredjelandslæger vil forlænge autorisationsprocessen for eu læger

tre måneder til tre fire år det altså for nogles vedkommende betyde at man ikke vil kunne sikres en ansættelse men at man ville skulle

nogle af de stillinger som vi ved skal varetages i det danske sundhedsvæsen og som også er nødvendige i forhold til at sikre patienter over hele landet en ordentlig behandling af en fagligt høj kvalitet

få uhensigtsmæssige konsekvenser for rekrutteringsmulighederne og på den måde i sidste ende skade patienterne fordi det som sagt er en forudsætning også nogle steder i landet for at vi overhovedet har en tilstrækkelig lægedækning

den årsag til at regeringen ikke kan støtte forslaget at vi mener at det vil være direkte i modstrid med danmarks eu retlige forpligtelser

gælder i dag for tredjelandslæger

medlemskab af eu forpligtet sig til at implementere bestemmelserne i eus anerkendelsesdirektiv det betyder også at danmark er forpligtet til at anerkende de uddannelsesbeviser som eu læger har modtaget hvis de er i overensstemmelse med de mindstekrav til uddannelse der er

fagprøver og en evalueringsansættelse vi kan godt indføre en kontrol af om en eu læge besidder de sprogkundskaber der er nødvendige for at kunne fungere som læge i danmark

hvordan man i højere grad netop også kan sætte fokus på regionernes ansvar for også efterfølgende

der er stillet men som sagt ser vi ikke at man kan indføre præcis den sprogkontrol som der lægges op til fra forslagsstillernes side sikring af faglige og sproglige kompetencer hos eu læger er et emne som vi efterhånden har drøftet en del gange i sundhedsordførerkredsen det er også et emne som vi med lægedækningsaftalen var enige om

og de gentagne drøftelser af emnet bekræfter sådan set også at der ikke findes nogen nem løsning det er nemlig vigtigt at vi finder en løsning som ikke blot afføder nye problemer i relation til rekrutteringsudfordringer og dårligere lægedækning og det gør den løsning som beslutningsforslaget lægger op til

løsning efter regeringens opfattelse skal vi hellere indføre et eksplicit krav i lovgivningen der fastslår arbejdsgiverens ansvar for at sikre de rette sproglige kompetencer

i tråd med de drøftelser vi har haft hidtil

lang række af partierne i folketinget i forhold til at vi understreger det her behov for at sundhedspersoner der arbejder her i i langt højere grad også behersker det danske sprog dermed bevarer

baseret og som jo i sidste ende handler om netop at sikre en høj patientsikkerhed i danmark

handler om at sikre at vi kan tilbyde borgere i hele landet en behandling af høj kvalitet så regeringen ikke støtte forslaget som det ligger men vi deler sådan set ønsket om at få løftet de sproglige kompetencer hos medarbejderne som kommer fra udlandet og som arbejder i sundhedssektor og vi oplever

sundhedsordførere i forhold til at drøfte hvordan vi kan løfte

jo klares ude i regionerne

regionerne det er da lidt underligt at

synes jeg at ministeren går lidt fejl i pointen for det er jo meget interessant

sundhedsvæsenet der ikke kræver at man skal kunne tale dansk på noget

men hvorfor så ikke rekruttere nogle af de læger uden for eu

der skal have et job hvor det ikke kræves at man skal tale dansk stilles krav om at de skal tale dansk nu snakkede ministeren om rekrutteringsproblemet ville vi så ikke løse det med netop en ligestilling hvor vi sagde at til de job hvor der ikke kræves danskkundskaber

eu læger eller når vi snakker om læger uden for eu

en kompetence på linje med de faglige kompetencer

er at man vil indføre en rigid model som i værste fald kan medføre op til tre fire års ekstra sproguddannelse før

en kompetence vi ønsker

beskrivelsen og setuppet omkring fordi vi kan se

en vigtig kompetence i forhold til at sikre både en høj patientsikkerhed men også at sikre en kvalitet i den behandling der skal være så vi har på ingen måde

tidspunkt fra regeringens side ikke talt om at der skal ske opstramninger vi mener bare

jeg deler heller ikke opfattelsen af at det er det samme om det er tredjelandsborgere eller om det er eu borgere vi er en del af et europæisk fællesskab hvor vi har et anerkendelsesdirektiv også i relation til det faglige niveau

lovgivning vi har lavet i fællesskab

hvor man kan sige at uddannelserne svarer til de danske det må da være muligt hvis der er den lægemangel hvad jeg anerkender

hvorfor så ikke lave en ordning hvor vi gør brug af dem der gerne vil arbejde i danmark og til de jobs hvor

kan vi også få folk fra resten af verden

som ministeren selv siger når det gælder kompetencerne

skal det jo være i orden hos alle der bliver ansat uanset

det gælder tredjelandsborgere det gælder eu landes

det gælder også danskere der skal ansættes lige så vel er sprog en kompetence så regionernes side hvis man rekrutterer en

der er sundhedsperson skal vurdere om vedkommende lever op til de krav man stiller i forhold til at

kommunikere og der er også vejledninger også fra centralt hold i relation til at

er tilfældet netop fordi det kan gå ud over patientsikkerheden såvel som det kan gå ud over den faglige kvalitet hvis man

lever op til de krav

er stillet konkret i en ansættelsessituation jeg synes ikke det er et spørgsmål som ligesom kun gælder på det her område jeg synes

ret naturligt at vi som en del af

samarbejde også skelner mellem hvilke regler der gælder for eu borgere

jeg været utrolig opmærksom på det her område fordi vi jo fra tid til anden har haft episoder som medierne også har taget sig venligt af

har fortalt at der rent faktisk har været sundhedsprofessionelle ansatte i det offentlige sundhedsvæsen herhjemme hvis sproglige kompetencer slet ikke har matchet det der var behov for for at kunne sikre patienternes sikkerhed

optimalt

fra socialdemokratisk side rent faktisk til at afdække spørgsmål

fra dansk side kan stille særlige krav til sprogkundskaber hvis man ønsker det jeg må så sige at når man lytter til dem der har fået ansvaret og den store opgave at drive vores sundhedsvæsen

er der ting i det beslutningsforslag

af enhedslisten her som spænder ben for den fleksibilitet og den fremdrift og de muligheder som regionerne rigtig gerne vil have

har andre udfordringer end lige de sproglige men de hænger jo sammen fordi vi som sundhedsvæsen og som land

det skal jo slås fast her fra talerstolen igen i dag at hvis ikke regionerne formåede at hente sundhedsprofessionelle til danmark fra andre lande kunne vi slet ikke drifte vores sundhedsvæsen som vi gerne vil og det vil jo være de yderste hjørner af danmark

hårdest ramt det ved vi og derfor

desværre vil der være en barriere der vil reducere fleksibiliteten hvis vi skulle støtte enhedslistens beslutningsforslag her til gengæld kan jeg love at vi vil være utrolig

på at følge udviklingen

også notere mig at ministerens tale giver udtryk for at regeringen rent faktisk har rykket sig på det her område det kan jeg kun

ministeren og regeringen vil føje ind i loven hvor man siger at der kan indføres et eksplicit krav i lovgivningen om at arbejdsgiveren skal sikre sig at den læge der ansættes har de sproglige kompetencer der er nødvendige for at kunne varetage den funktion som lægen ansættes i er rigtig

så er det jo lige nøjagtig sådan at vi også imødegår det som enhedslisten givetvis også vil med beslutningsforslaget

ved at de sundhedsprofessionelle ikke kan nok i den kommunikation som er afgørende

kan være fatal hvis ikke den eksisterer jeg er glad for den her præcisering af lovgivningen derfor kan vi støtte det alternativ som regeringen hermed fremlægger i den her sammenhæng jeg vil også sige til ministeren at det er én ting at gøre men jeg mener at vi i ordførerkredsens dialog med ministeren fortsat skal følge det her meget nøje det skal vi gøre af hensyn til danske borgere og danske patienter og vi skal også gøre det af hensyn til danske regioner de fem regioner som er sat på den vanskelige opgave

fastholde og rekruttere det personale som skal til for at indfri de helt rigtige faglige krav og kriterier

naturligvis intentionen bag det her og det er også det jeg har givet udtryk

har selv været med til at stille rigtig mange spørgsmål

at finde ud af hvad vi kan gøre på det her område

et skifte og det vil jeg hilse velkommen

som det ligger her men vil arbejde på at ministerens

nærmest havde blæst op

lavet lige før jul

som viste at halvdelen

fordi lægen ikke er af dansk oprindelse halvdelen

være at det er lidt overdrevet og at det statistisk

helt korrekt det er måske kun fyrre procent eller måske

i en sådan undersøgelse viser sig at halvdelen af de ældre patienter

hvad lægen siger lægen siger fordi vedkommende kommer fra udlandet

at gøre noget ved og mener

jeg kommer rigtig meget rundt i sundhedsvæsenet

patienter jeg taler med personalet jeg taler også med regionsrådspolitikerne og vi har i sundhedsudvalget haft rigtig mange drøftelser fordi vi ved at det her ikke er enkeltstående tilfælde

en massiv udfordring det er et massivt problem men man skal jo ikke sætte yderligere barrierer op ministeren sagde det og det er jo det danske regioner også har givet udtryk

for forud for for behandlingen af beslutningsforslaget

væsentlig mere langstrakt ansættelsesprocedure hvis man stiller de samme krav

inden for eu og eøs landene

stor nok derude i forvejen så fra socialdemokratisk side lytter vi rigtig meget til dem der har fingeren på pulsen og som skal løse udfordringen i hverdagen så det her er ikke enkeltstående og det her er ikke nok derfor sagde jeg også til ministeren vi følger det her meget nøje og det er ikke nok at man laver det her

at jeg har svært ved at forstå ordførerens argument om at det vil blive bedre af at vi ikke stiller krav om at læger læger skal kunne tale dansk

kravet om at læger skal kunne tale dansk er jo en måde

løse det her problem på

de steder i sundhedssektoren hvor man ikke

skulle man også skalere de krav ned uanset hvor de læger måtte komme fra det synspunkt

men det der jo er tilfældet i forhold til den lovændring ministeren lægger op til er at der indføres et eksplicit krav i lovgivningen til at arbejdsgiveren skal sikre sig at den læge der ansættes har de sproglige kompetencer der er nødvendige for at kunne varetage den funktion som lægen ansættes i så derfor er der ikke noget modstridende i det ordføreren siger og det der er den socialdemokratiske holdning

samme høje ambitioner om at de sproglige kompetencer skal være til stede af hensyn

læge eller sundhedsfaglige medarbejder jeg møder har de rette

til at yde den bedst mulige behandling for mig og 2 at jeg forstår hvad lægen eller den sundhedsfaglige person fortæller mig

kan blive rask igen den tryghed har jeg hos danske læger og sundhedsfagligt personale fra norden da uddannelsen er ens i norden det ved vi jo

danmark har rigtig mange udenlandske studerende fra nordiske lande på vores medicinstudie vi har et problem nu og vi får det i fremtiden med lægemangel og derfor prøver vi at tiltrække læger fra andre lande når det sker

så der ikke opstår fejl eller misforståelser imellem læge

og ikke eus frie udveksling af tjenesteydelser det er også vigtigt at styrelsen for patientsikkerhed ser med kritiske briller på udenlandske lægers

fordi der er lægemangel i visse områder af danmark der har desværre været en lang række eksempler på lægemangel på grund af manglende

fra læger fra tredjelande og eu medlemslande

i slagelse har måttet lukkes nederst

tale om et ret omfattende problem antallet af udenlandske læger herunder eu eøs læger

beslutningsforslag arbejder en stor del af de udenlandske læger på mindre sygehuse i landets yderområder

over hver fjerde læge i nordjylland fra udlandet

en magnet for dårligt uddannede læger enhedslistens forslag om at læger fra eu medlemslande mødes med samme krav

tredjelande er derfor principielt rigtigt og det burde heller ikke

til eu reglerne eu direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer åbner i artikel tre og halvtreds op for at personer hvis erhvervsmæssige

som danmark anerkender skal være i besiddelse af de nødvendige

direktivet åbner således mulighed for at indføre evalueringsansættelser

enhedslisten problemet med evalueringsansættelser af læger fra tredjelande er

også vigtigt at evalueringsansættelsen stopper og der ikke bliver givet autorisation hvis prøveperioden ikke bestås der mangler også som jeg kunne læse mig til at blive oprettet en form for centralt register et centralt register er nødvendigt

ikke gentager sagen om nykøbing falster sygehus

blev underkendt i både aalborg og thisted men alligevel fik lov til at arbejde som speciallæger på nykøbing falster sygehus evalueringsansættelserne er således ikke et ufejlbarligt system

dansk folkeparti ser vi med kritiske øjne også på det system når det er sagt er udgangspunktet for at vi i dansk folkeparti støtter at der kommer en test af alle udenlandske læger med den bemærkning at

og at regionerne selvfølgelig fortsat skal have ansvaret

hensigtsmæssigt for at sikre at læger med manglende

de forvolder skade på patienterne i dansk folkeparti mener vi at borgerne er bedre tjent med at vente lidt længere på at de nu skal igennem end at komme til en læge som har stor sandsynlighed for at fejle

har de rette kvalifikationer eller kan sproget desværre har vi i dag et problem at rigtig mange læger ikke taler ordentligt dansk selv om vi fra dansk

som der står i lægedækningsaftalen aftalepartierne finder det også vigtigt at patienterne oplever at

det rette fokus herpå vil det blive præciseret over for regionerne at det er regionernes ansvar at personalet i evt udbuds og regionsdrevne klinikker har de nødvendige kundskaber i dansk dansk folkeparti kan på den baggrund derfor

enhedslistens bekymring for patientsikkerheden hvis læge og patient ikke kan kommunikere

klart og tydeligt dansk ligesom de faglige kvalifikationer hos udenlandske læger naturligvis skal være i orden

være uanset lægens nationale baggrund

som regionerne har valgt at ansætte

for det er jo ikke os her på christiansborg som ansætter personale

som ansættes har de nødvendige sproglige og lægevidenskabelige kompetencer og hånden på hjertet

fik understreget at patienter sprogligt skal forstå de informationer de får fra regionernes sundhedspersonale ligesom de skal opleve at blive forstået

en lille personlig oplevelse med jer jeg er mor til tre

sygeplejersker gynækologer og jordemødre og så videre

været kræftpatient eller havde situationen været

at et familiemedlem var alvorligt syg

hvor jeg i stedet valgte at tage en snak med sygeplejersken om hvordan jeg skulle forholde mig når jeg nu havde fået kejsersnit

ingen diskussion regionerne skal sørge for at lægerne har de sproglige kompetencer som passer til den opgave som skal løses

påkrævet at man taler dansk på samme niveau

meget i regionerne på sprogfronten og sprogfronten og egentlig glæder jeg mig over at der er regioner der tilbyder mentorprogrammer til udenlandske læger og sprogkonsulenter der følger udviklingen af de sproglige kompetencer hos den enkelte læge

samme test til kvalifikationer til læger fra eu og eøs og tredjelande

for en sidestilling vil betyde at autorisationsprocessen som i dag er to til tre måneder for eu og

hvis vi skal dæmme op for udfordringerne omkring lægedækning

lovgivningsmæssigt så det bliver endnu tydeligere at regionerne skal sikre at lægen har de nødvendige sproglige kompetencer uanset hvilken funktion eller stilling

i højere grad end tilfældet er i dag giver regionerne nogle redskaber som kan bidrage til udenlandske lægers læring det kunne for eksempel være en slags sprogpakke venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget men støtter at vi sikrer en tydelig markering af at udenlandske læger som ansættes i danmark med en funktion som for eksempel involverer patientkontakt skal kunne kommunikere på et forståeligt dansk så læge og patient

og at kravene til sproglige kompetencer i øvrigt er afhængige af den opgave eller funktion som lægen ansættes til at varetage jeg skal hilse fra det konservative folkeparti som desværre ikke har mulighed for at være til stede i folketingssalen i dag og sige at man heller ikke her

også gælder for folk uden for eu området

venstres ordfører nævner det der med eu men har det ikke undret venstres ordfører at når vi kigger på minimumskravene i anerkendelsesdirektivet

en seks årig uddannelse i danmark minimumskravet i anerkendelsesdirektivet er tre år generelt for de der seks og tredive uddannelser

lægeuddannelser speciallægeuddannelser taler vi om at det er

år mindre i anerkendelsesdirektivet

at det sundhedspersonale som man ansætter skal have de rette kompetencer til at løse den opgave som de bliver ansat

så får man altså en læge der kun har tre års uddannelse alt andet lige et meget mindre spektre af kompetencer at trække på

i en region det er jo noget der vil vise sig

som gør at uddannelser som er langt kortere end dem vi har i danmark

kan stille et spørgsmål på mange måder men essensen af mit svar vil jo stadig væk være

regionerne der sidder med det ansvar at ansætte derfor er det også regionerne der har ansvaret for at sikre at ansat mennesker med de rette kompetencer

eller sproglige kompetencer og jeg er faktisk relativt tryg ved at den opgave løser man i regionerne

i forhold til de sproglige kompetencer

på

at der er væsentlig lettere adgang for læger fra eu lande til at få anerkendelse i danmark end for læger fra andre lande i liberal alliance er vi meget store tilhængere af arbejdskraftens frie bevægelighed vi skal gå så langt som muligt for at anerkende hinandens autorisationer så man ikke blokerer for at eu borgere kan udføre deres hverv i andre lande medmindre der er meget stærke faglige grunde til ikke at anerkende gensidigt principielt er det for os helt uproblematisk at vi stiller nogle andre krav til folk fra lande som vi har et meget tæt samarbejde med end vi gør til lande som vi har et mindre tæt samarbejde med

så nogle meget stærke faglige grunde til at vi skulle skærpe kravene væsentligt i forhold til at anerkende eu læger umiddelbart er

nogle eksempler kan man også finde hos danske læger

begås fejl

svært for mig at se at der skulle være nogen dokumentation for at der er grundlæggende faglige udfordringer

i den betragtning i bemærkningerne peges der på at der har været sproglige udfordringer for en tredjedel af de danskere som har været hos en udenlandsk læge det er selvfølgelig et problem i en diagnostisk sammenhæng er sproglig præcision vigtig

er klart at når en tredjedel oplever at der har været sproglige udfordringer skal man selvfølgelig også tage det seriøst

et problem som kan

håndteres af regionerne for det er dem der står rekruttering af lægerne

vi ser altså ikke nogen tungtvejende grunde til at man skulle skærpe kontrollen med eu lægernes faglighed og sprog og liberal alliance stemmer på den

hvis man går ind for arbejdskraftens fri bevægelighed

give autorisation til uddannede læger fra canada som til til uddannede læger fra

et udtryk for at man også i enhedslisten vil se mere fordomsfrit på at åbne

at vi faktisk er et sted hvor vi godt

se på spørgerens reaktion at det ikke var det der

så har jeg hverken som liberal eller noget som helst andet noget problem med at anerkende at når vi som land indgår i et tæt samarbejde med nogle lande gælder der selvfølgelig nogle

inden for det snævre samarbejde end der gør

skønt hvis vi kunne samle et bredt flertal i folketinget som ville se mere fordomsfrit

åbne vores land op for arbejdskraft også fra andre dele

hele verden til at arbejde i danmark hvis de arbejder i danmark på samme vilkår som danske læger og med krav om samme kvalifikationer

hvis man havde en fælles lægeuddannelse i eu men som jeg lige nævnte for venstres

i eus anerkendelsesdirektiv er tre år

som vi kunne sammenligne os med og så kunne man give dem automatisk autorisation i stedet for bare at

med en række lande så åbner man jo på en lang række områder ikke kun på sundhedsområdet og ikke kun med anerkendelse

i virkeligheden bare er sådan en pragmatisk konstatering

åbne vores land op for arbejdstagere fra tredjelande det er helt nyt for mig hvis det er enhedslistens politik for jeg synes vi hele tiden løber ind i alle mulige problemer med for eksempel enhedslisten

indien pakistan ukraine hvad ved jeg kan komme

enhedslisten drømmer om at sætte beløbsgrænsen

sundhedsordføreren er det eu ordføreren og så læste jeg

motivationen bag forslaget så jeg jo forstå at det i den grad handler om eu ordføreren for

for at snakke imod den fri bevægelighed

vi bør ikke acceptere at eu forhindrer det danske folketing i at vedtage regler som sikrer

hensynet til eu og arbejdskraftens fri bevægelighed

vi anerkender hinandens kompetencer

jeg kan ikke forstå hvorfor vi skal

man så kan jeg forstå ønsker at åbne op for anerkendelse fra andre lande så jeg synes egentlig det

med det her forslag selvfølgelig er sprog en kompetence

i en ansættelsesprocedure jeg har tillid til

selv om der har været gode sundhedsordførere fra andre partier heroppe og tage den mere sundhedsfaglige stilling til det her

det egentlig handler om som jo er det eu politiske som jeg kan forstå ud fra den her motivation som enhedslisten har lavet og faktisk også fleste af de spørgsmål som enhedslistens ordfører eu ordfører

det her forslag har har stillet til andre

den fri bevægelighed er godt fordi vi mener at det gør os bedre som fællesskab og vi har nu engang et naturligt område at gøre det inden for

eu hvor vi har et tæt samarbejde kunne man så også

må må vi vi afvise det her forslag

at halvdelen af ældre

mener ordføreren at det er et mindre problem

i et andet eu land i frankrig eller i tyskland har så nej selvfølgelig er sprog en kompetence der skal tages stilling til i en ansættelsesprocedure

arbejde aktivt med det ude i regionerne som man også har gjort flere steder det er der også andre ordførere der har været inde og redegøre for over for spørgeren så nej det er ikke irrelevant men jeg kan ikke forstå hvorfor

vi skulle afskaffe noget som jeg mener er en

at vi har den her anerkendelse så vi let kan rejse

måles op mod hinanden hvis nu det var sådan at der blev lavet en undersøgelse der viste at to procent af ældre mennesker eller fem procent af ældre mennesker

det måske fint problemet er at det ikke er tilfældet det er altså halvdelen og så kan man

består jo i at man lige præcis siger at den fri bevægelighed er vigtigere end den kompetence

med anerkendelse af uddannelse i forhold til at søge

tværs af eu landene og den fri bevægelighed

tager sproglige kompetencer med ind

men derfra til ikke at ville anerkende den gensidige anerkendelse af uddannelser det forstår

danske patienter der ikke forstår deres læge fordi deres læge ikke taler godt nok dansk

indkaldes under overskriften patientsikkerhed men som i

det andet problem nemlig at der er mange læger der ikke taler godt nok dansk

fra europa der ikke taler godt nok dansk

og enhedslisten sådan at det provokerer dem at den frie bevægelighed

er en beslutning man har truffet i eu

skulle begynde at blande sig i hvilke krav man stiller til læger blandt andet også i forbindelse med sprogkrav

tillid til det demokratiske niveau som regionerne

regler fra folketinget

ordførernes udgave bliver det så en løsning at vi har den fri bevægelighed men det er så en løsning der medfører en faldende standard

at regionerne jo bliver påtvunget sprogkrav

der er jo et sprogkrav som er påtvunget centralt fra

forstår jeg ikke hvordan man kan gøre det her til et spørgsmål om fri bevægelighed hvis vi tager spørgsmålet om

stilladsarbejder eller bygningsarbejder som har den uddannelse man skal bruge i danmark for at kunne klare sig sikkert på arbejdsmarkedet støtter vi fuldstændig den frie bevægelighed hvis vi snakker om en elektriker der skal lave elarbejde som ikke har en

den frie bevægelighed

selvfølgelig ikke

hvad risikerer man så

læger

er eu ordfører ligesom mig og det her bestemt ikke er vores speciale

er læge i danmark

man på turnus og jeg ved ikke hvad

her i vores hovedstad det er faktisk helt utroligt at vi er nået dertil

er nogen læge end at man må tale med en der ikke taler så godt dansk så vil

et område som vores regionspolitikere

af i region sjælland fordi det er et af de områder

virkelig lider af lægemangel og derfor bliver nødt til

klart at det system vi har fører til en ringere standard

hvad vi gør ved det men den konstatering synes jeg er vigtig det er der ingen af de andre har snakket om regionerne og

mange læger i det danske sundhedssystem som ikke taler dansk godt nok jeg har ikke hørt nogen der ikke har anerkendt det her men alternativet er bare at man så ikke har nogen læger

europæiske fællesskab for de rumænske lægers mulighed for

argumentation vores argumentation handler om at man også skal

en praktiserende læge selv om man bor uden for københavn ja og

da i sundhedssektoren det sidste vi vil tilbyde vores borgere

jeg synes det er godt at enhedslisten sætter fokus på det her problem som det helt åbenlyst er men danmark har brug for flere læger ikke mindst i yderområderne det har vi arbejdet på meget intensivt i sundhedsudvalget igennem de sidste to år

et behov for at vi også kan rekruttere udenlandske læger fordi vi simpelt hen har for få af dem

afgørende for patientsikkerheden at alle læger også fra eu lande kan kommunikere med patienterne

at alle læger skal kunne honorere de almindelige

og kvalifikationskrav der gælder i forhold til tredjelande der har været uheldige episoder

fejlbehandling eller risiko for fejlbehandling af patienter

intentioner med det her beslutningsforslag men samtidig skal vi også være sikre på at vi fortsat faktisk er i stand til at løse de opgaver der skal løses

vi selvfølgelig også skal sørge for at de eu retlige problemer der eventuelt kunne være med

diverse love og regler og det skal vi selvfølgelig have kigget på

i udvalgsbehandlingen efterfølgende

at man på så vigtigt et område som

der bestrider det job opfylder nogle bestemte kompetencer

de kompetencer man opfylder ikke skal være nogen tilfældige kompetencer men de kompetencer vi har valgt at have i danmark

det er utrolig vigtigt

man har en autorisation som

nogle krav i danmark og de krav synes jeg

det er en meget vigtig ting at der kan komme folk til danmark og arbejde ligesom vi synes

arbejder i udlandet arbejde på de vilkår der gælder dér og folk der arbejder i danmark skal arbejde på de vilkår der gælder

ligesom eu kunne lave det om på elområdet fordi det selvfølgelig er fuldstændig absurd at folk kan arbejde uden at have en kvalificeret uddannelse

er ikke noget problem at der kommer eu læger til danmark

der er nogle huller hvis der er nogle områder

et af de områder hvor man har konstateret det meget tydeligt

mange mennesker der ikke forstår hvad udenlandske læger siger og eu lægerne skal i modsætning til andre læger ikke aflægge en

for dokumentation for deres kompetence ud over den der foregår i regionerne

de samme krav til eu læger som vi stiller til

er to ting at sige til det den ene er meget konkret

at man i højere grad giver mulighed for at læger uden for eu kan bestride job der ikke kræver patientkontakt

i forhold til jobs i sundhedssektoren som ikke kræver danskkundskaber fordi der ikke er kontakt med patienter

positivt det ville være med til at afhjælpe

med at vi mangler læger

at der ikke er læger i danmark så henter vi dem bare ude

på det tidspunkt var det tre syv

at vi åbner op for

for rumænske skatteyderes penge

den ypperste fordel ved arbejdskraftens fri bevægelighed

vi bliver nødt til

i en bredere sammenhæng vi bliver nødt til at se det i en bredere sammenhæng

en diskussion om hvordan vi inden for de rammer vi har kan gøre noget mere men det er en mere overordnet betragtning

regionerne skulle løse den her opgave og jeg er jo enig i at regionerne som arbejdsgivere har et ansvar

konstatere at det ikke er blevet bestridt på rigtige måde om det så løses af det forslag som regeringen vil komme med

ikke kunne sige umiddelbart vil jeg ikke tro det

virkelig løser det

jo betyde at en række af dem der er ansat i dag ikke være blevet ansat og så ville vi jo stå uden de læger der er i de stillinger

at jeg opfatter det lidt

noget til hjørnespark jeg tror ikke at det har den funktion

ikke nævner lægedækningsaftalen som flere partier

har nævnt dansk folkeparti kunne man nævne og

jeg nævnte også selv lægedækningsaftalen

afgørende for for flere partier

taget livtag med den her sprogudfordring

om enhedslistens ordfører kan huske enhedslistens forhandlingsposition og hvis ikke skal jeg gerne genopfriske den

ændret holdning fra da vi vedtog lægedækningsaftalen tilbage i februar to tusind og sytten og så til nu her godt et år efter

sket på det år siden det nu er afgørende at

eu direktivet man kan høre nogle af ordførerne sige at det kan lade sig gøre og nogle siger at det ikke kan lade sig gøre hvad tænker ordføreren om det ordføreren mener vel sådan set at der er mulighed for at kunne lave noget

debat er at man har hørt nogen ordførere der

hvis der er den her mulighed mener enhedslisten garanteret ligesom dansk folkeparti at det selvfølgelig

den opfattelse at vi på forhånd i forhold til eu skal sige det kan ikke lade sig gøre og det kan ikke lade sig gøre vi

giftstoffer i babylegetøj og den slags ting og som vi i øvrigt har

tatoveringsblæk

det er nødvendigt at teste grænserne og her synes vi

fordi det er så tydeligt at der er en stor forskel mellem for eksempel anerkendelsesdirektivets minimumskrav og så de krav som vi stiller til en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

forhandlingen er åbnet og jeg giver indledningsvis ordet til herre flemming møller mortensen som ordfører

være uhensigtsmæssigheder så skal vi politikere være hurtige til at få rettet op på dem vi laver ikke love i danmark

folk der arbejder frivilligt og sundhedsprofessionelle yderligere problemer loven her i dag handler om det vi greb til politisk for et par år siden hvor vi indførte et risikobaseret tilsyn som det hedder med alle sundhedsprofessionelle personer det gjorde vi for

højne patientsikkerheden i det hele taget og for at få styr på ting der ikke havde været så godt styr på hidtil

det har vist sig

der var mange faggrupper der rejste sig og sagde at det gebyr vi havde indført for

lade sig registrere med deres fagprofession var for højt i forhold til det

en læge måske var tilsynslæge

et idrætsstævne det kunne bare være et eksempel et andet eksempel

kraftigt i medierne og gav stor omtale var at mange af de læger der indgår i regionernes vagtlægeordning sagde at de ikke gør det ret hyppigt

det de må tjene hvis de kun har ganske få vagter derfor var det rigtig godt at vi politisk greb

jeg var selv med til at tage initiativ til at opfordre sundhedsministeren til at tage en fælles dialog og drøftelse med alle ordførerne og alle interessenterne på det her område

det har resulteret i at der nu er lagt op til at det er styrelsen for patientsikkerhed der fremover kan fastsætte de regler for undtagelser som er nødvendige i den lov som er så god omkring det risikobaserede tilsyn nu får vi fjernet

det er godt at det er styrelsen for patientsikkerhed der kommer til at sidde med det det er dem der lynhurtigt vil kunne reagere hvis der skulle være andre ting der ikke er efter hensigten

nødvendige justeringer med det her lovforslag det gør vi fordi vi vil have at både sundhedsvæsenet de sundhedsprofessionelle men også hele vores civilsamfund skal kunne fungere så smidigt som overhovedet muligt socialdemokratiet støtter det her lovforslag

år arbejdet med at få et tilsyn der sikrede at vi fik et sundhedsvæsen som borgerne trygt kunne henvende sig til

flere sager hvor tilsynet ikke havde fungeret optimalt vi så flere sager blive

i medierne og patienterne var blevet behandlet

det minister til at indkalde os til forhandlinger om hvordan vi kunne sikre et tilsyn der blev mere risikobaseret så de kunne reagere hurtigere og rykke ud hvor det var nødvendigt tilsynet skulle omfatte alle behandlingssteder hvor autoriserede sundhedspersoner eller personer der arbejder på disses ansvar udfører faglig virksomhed

tilsyn der tager på flere besøg koster naturligvis også penge og

som skulle betales af disse behandlingssteder det viste sig dog at det førte til nogle uhensigtsmæssigheder det var simpelt hen ikke proportionalt i forhold til risiko for patientsikkerhed som det enkelte behandlingssted udgjorde ligesom det pludselig blev svært at have et ulønnet arbejde som behandler i en sportsklub med mere

sige at jamen det bliver vi nødt til at kigge på hvordan kan vi gøre det så vi stiller folk tilfredse vi kunne jo selv se de uretmæssigheder der

vi fik kigget på

gebyrsystem der bliver mere retfærdigt og at man ikke

frivillige behandlere

gerne have til vores sportsklubber og andet som også tidligere ordførere var inde på vi håber nu at vi rammer inden for skiven jeg har blot et enkelt spørgsmål som jeg er blevet opmærksom på i forhold til

er stadig væk underlagt det store gebyr så det vil jeg i hvert fald stille spørgsmål

det kunne jo være at ministeren og andre ordførere også mente

en lillebitte justering så vi også lige havde den med

det er styrelsen for patientklager som skal behandle klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og klager over brud på patientrettigheder samt klager over afgørelser vedrørende erstatning for behandlings og lægemiddelskader truffet af

stå for sekretariatsbetjeningen af sundhedsvæsenets disciplinærnævn tvangsbehandlingsnævnet det psykiatriske ankenævn ankenævnet for

det er rigtig mange nævn

opgaver fra den nuværende styrelse for patientsikkerhed det her sker jo i anledning af at vi har udflyttet en masse statslige arbejdspladser sådan at vi kunne få flere højtuddannede rundtom i landet

godt tilslutte os forslaget

af en helt ny styrelse styrelsen for patientklager

fra københavn og denne gang til aarhus

en ændring af de gældende registrerings gældende registrerings og gebyrregler for det risikobaserede tilsyn den del vender jeg tilbage til

og skal vi nå i mål med den ambition er flytningen af statslige arbejdspladser fra københavn til andre skønne danske byer et afgørende element regeringen har med udspillet bedre balance

bakker fuldt ud op om regeringens initiativ

sekretariatsbetjening og sundhedsvæsenets disciplinærnævn det psykiatriske ankenævn og tvangsbehandlingsnævnet

på kompromis med patientsikkerheden når nu styrelsen for patientsikkerhed ikke længere skal behandle klager over for eksempel brud på patientrettigheder eller visse sundhedsfaglige klager eller klager over erstatningsafgørelser truffet af patienterstatningen lad mig med det samme slå fast

patient i det danske sundhedsvæsen

at lovforslaget her netop sikrer en ramme

som behandles ved styrelsen for patientklager

som jo allerede har kontor i aarhus og den nye styrelse for patientklager tæt samarbejde

idræts og sportsklubber når frivillige ulønnede sundhedsfaglige bidrager i klubben under for eksempel kampe sportsarrangementer festivaler eller når lægevagten møder ind på job desværre

på at lovgivningen om det risikobaserede tilsyn som vi behandlede her i folketingssalen tilbage i to tusind og seksten

og det skal vi have ændret på og det gør vi nu formålet med det risikobaserede tilsyn fejler ikke noget for det var helt nødvendigt at styrke fokus på patientsikkerheden men registreringspligten har vist sig

almindelige mennesker kan leve et aktivt hverdags og fritidsliv og vi lovgivere må ikke gå i så små små sko at vi ikke kan indrømme når noget er en ommer og så handle på det ændringerne i lovforslaget her sikrer gebyr ogeller registreringsfritagelse for blandt andet frivilligt ulønnet sundhedsfagligt arbejde for eksempel ved midlertidige behandlingssteder på festivaler landsstævner og spejderlejre

der alene yder frivilligt ulønnet faglig behandling

som organisation skal betale et tilsynsgebyr ordningen ændres så pligten til registrering og størrelsen af gebyret afhænger af og gradueres efter behandlingsstedets årlige omsætning lovforslaget sikrer at behandlingssteder med

ikke skal lade sig registrere eller betale gebyr og lovforslaget sikrer at behandlingssteder med en årlig omsætning på mellem femogtyvetusind og halvtredstusind kroner

og betale halvt gebyr i forhold til virksomheder som omsætter for mere end halvtredstusind kroner jeg

også følger en regning som skal betales i størrelsesordenen lidt under fem million kr og vi har naturligvis en opgave i i fællesskab at sikre finansiering som skal håndteres når vi har det fulde overblik over det endelige registrerings og gebyrniveau venstre kan støtte lovforslaget som fremlagt og vi glæder os over at bidrage til et danmark i bedre balance og samtidig sikre gode vilkår blandt andet for det frivillige

mine kolleger fra socialdemokratiet og

var jo sådan at vi for nogle år tilbage så at det tilsyn vi har med vores sundhedspersoner ikke fungerede som det skulle det er jo desværre sådan og det tror jeg gælder i alle brancher at der indimellem er nogle brodne kar

eksempelvis læger eller andre sundhedspersoner som ikke

der på anden måde bliver skredet til handling der så vi altså at det tilsyn vi havde ikke fungerede der var

de oplysninger som tilgik

myndighederne ikke blev registreret på samme sag det kunne for eksempel være bekymringshenvendelser

overblikket over den samlede viden som man i øvrigt burde have til rådighed vi valgte så

tilsynet økonomisk så man fik nogle flere ressourcer og vi lavede efterfølgende også sammen her i folketinget et risikobaseret tilsyn som så kunne fokusere på de steder hvor

som mine kollegaer har redegjort for

som vi må rette op på

er til at registrere et behandlingssted omfattede mange flere end det egentlig var tilsigtet den skulle det handlede også om at der mangler en proportionalitet imellem risikoen for patientsikkerheden og

og som flere andre har sagt handler det også om at vi helt konkret kunne se at sundhedspersoner som udfører et frivilligt stykke arbejde

så også skulle registreres og betale gebyr det var selvfølgelig ikke formålet derfor synes

er rigtig godt at vi har fået talt om de problemer

blevet meldt ind og at vi nu retter loven til med det lovforslag der ligger her der

af forslaget som handler om at oprette en ny styrelse for patientklager den her styrelse

skilt ud af styrelsen for patientsikkerhed

have særligt som opgave at behandle klager over sundhedsfaglig virksomhed jeg synes ligesom venstres ordfører sagde

ind når vi ser et mønster i klagerne i forhold til hvor man skal føre tilsyn jeg kan også se at det er skitseret i loven at det skal sikres at man altså skal kunne udveksle oplysninger imellem de to nye

det føler jeg mig som udgangspunkt tryg ved men jeg synes alligevel at det er noget vi skal have vores opmærksomhed

nogle af de sager som vi så tidligere igen altså at man faktisk har en viden ét sted i systemet men at den ikke bliver brugt

indførte det risikobaserede tilsyn som ordet siger er ideen at målrette tilsynet mod der hvor risikoen for patienterne er størst imidlertid har det vist sig flere situationer hvor registreringspligt og gebyrbetaling har vist sig uhensigtsmæssigt og ikke efter hensigterne det retter vi så op på nu sundhedspersoner som udfører frivilligt ulønnet arbejde for eksempel til sportsstævner eller på spejderlejre skal selvfølgelig ikke betale gebyr for at hjælpe og selvfølgelig skal en læge ikke betale gebyr for at hjælpe sin familie og det har aldrig været min eller liberal alliances hensigt med loven for risikobaseret tilsyn ligeledes lempes kravene for vagtlæger og for virksomheder med lav omsætning

været muligt at tilrette loven det er dejligt når demokratiet virker og den lovgivende magt lytter til borgere og aktører liberal alliance støtter lovforslaget og jeg skulle hilse

ministeren lyttet til de indvendinger der har været fordi der har været

nogle situationer

der har været uhensigtsmæssige for eksempel i forbindelse med som det også er blevet nævnt tidligere vagtlæger og sundhedspersoner der udfører frivilligt

og små virksomheder med lav omsætning så det er den ene del af lovforslaget

styrelsen for patientklager og umiddelbart har

tilsyn da den blev forhandlet i to tusind og seksten vores begrundelse var især at vi syntes at det var uhensigtsmæssigt at vores læger og sygeplejersker hele tiden skulle løbe stærkere og at vi så samtidig ansatte en række medarbejdere til at kontrollere dem i dag forhandler vi så et lovforslag som gennemfører visse ændringer i loven idet det har vist sig at registreringspligten omfatter en række situationer som ikke var forudsat ved reglernes tilblivelse det risikobaserede tilsyn

stadig være finansieret af de behandlingssteder og sundhedspersoner som er underlagt tilsyn men ændringerne vil medføre at færre læger og sundhedspersoner end tidligere vil være omfattet af registrerings og gebyrordningen fordi vagtlæger og frivillige

med det her lovforslag vil blive fritaget fra at skulle betale gebyrer

selvfølgelig diskuteret i den radikale gruppe om vi skulle gå med i aftalen nu og argumentet for at vi nu er kommet til den konklusion at vi går med er at vi bakker op om at færre skal være omfattet af registrerings og gebyrordningen

at det skal koste penge at lave frivilligt ulønnet arbejde eller at gøre en ekstra indsats på arbejdsmarkedet det handler altså om at forbedre den model som allerede foreligger til fordel for læger og andre sundhedspersoner

gjort rede for forslaget som er blevet til fordi der viste sig nogle uhensigtsmæssigheder med det oprindelige forslag om tilsyn klage og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet

udtryk for at demokratiet har det meget bedre end sit rygte

man kan få indflydelse og konkret bliver loven nu rettet til

som vi jo også har brugt lidt tid på i fællesskab også uden den her folketingssal den ene del af lovforslaget vedrører ændrede registrerings og gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder som flere af jer jo har påpeget

er de ændringer som vi gennemfører i dag i høj grad en opsamling på

de henvendelser der er kommet efter implementeringen af det risikobaserede tilsyn hvor det har vist sig at der var

var noget galt med intentionen og det der var tænkningen bag det men fordi der ikke var blevet taget højde for alle de steder hvor der var behov for undtagelsessituationer og der heller ikke var taget højde for

viste sig at der sådan set var flere end oprindelig antaget som lod sig registrere og at registreringspligten omfattede en række situationer som i hvert fald efter regeringens opfattelse ikke var forudset det var både forholdet om om en uddannelseslæge i en almen lægepraksis lige pludselig skulle udløse et ekstra gebyr eller om det sådan set var en samlet opgave når man som

og de frivillige hvor vi jo havde undtaget de frivillige frivillige men hvor mange af vores frivillige sundhedspersoner jo så modtager en erkendtlighed eller et lille symbolsk beløb som en del

den indsats som de leverer i såvel en idrætsklub

som vi heller ikke havde fået taget højde for et andet eksempel kunne være vagtlægerne hvor vi jo kunne se at nogle læger bare tog få vagter men samlet set var med til at få vores vagtlægeordning

med lovforslaget at vi fik taget bestik af de ting som ikke var hensigten og ikke var tilsigtet med det oprindelige lovforslag og indførelsen af risikobaserede tilsyn og at vi også

synes sådan set også det er en vigtig del af det at kunne agere politisk at vi så

og få fundet konkrete løsninger hvor vi nu med lovforslaget tager et stort

kommentarer der er kommet og de spørgsmål der er kommet herunder spørgsmålet i forhold til apoteker som jeg selvsagt gerne vil uddybe i

siger nogle af de mindre steder vi med fordel kan kigge på men jeg synes det er vigtigt at vi med det her lovforslag har fået taget hånd om de bekymringer og de problemer der var både i relation til lægevagten men også i relation til vores stærke danske foreningsliv

omfatte og og pålægge ekstra

oprettelsen af styrelsen indgår i regeringens plan bedre balance

venstreregeringen gennemførte den første del af hvor vi har flyttet op mod fire tusind arbejdspladser nu ad to omgange og som jo grundlæggende handler om at sikre en bedre balance i hele landet og sikre at statens arbejdspladser også er til stede alle steder i landet der lægger vi nu med det her lovforslag

at kunne oprette styrelsen for patientklager som kan behandle de klagesager der er tilsigtet

og dermed også grundlaget for at styrelsen som har og får base i aarhus formelt også kan komme til at arbejde

med oprettelsen af den nye styrelse går på kompromis med patientsikkerheden og lovforslaget sikrer derfor

styrelsen for patientsikkerhed som fører tilsyn

jeg håber selvfølgelig også på at den del af lovforslaget i udvalgsbehandlingen nyder bred opbakning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

og jeg giver ordet til herre flemming møller mortensen som

hastebehandlet men det gør sig faktisk gældende

her lovforslag på samme måde må jeg også sige

af en demonstration som består af tandlægefagligt personale det har også været tilfældet i dag for socialdemokratiet betyder tandsundhed rigtig rigtig meget det betyder meget for det enkelte menneske at ens tænder har høj funktion det betyder rigtig meget for folks selvværd at tænderne er i en god stand derfor vægter vi også i meget høj grad forebyggelse og sundhedsfremme generelt og i særdeleshed også

til det vi debatterer i dag på tandområdet vi er jo i danmark generelt nået til et meget højt niveau i forhold til tandsundhed men det skal også slås fast at der

meget stor social ulighed

årsagen til at vi står her og skal behandle det her lovforslag er at danske regioner og tandlægerne jo desværre ikke kunne blive enige om en ny

det havde vi meget gerne set fra socialdemokratisk side det betyder jo så at

i ordførerkredsen og sammen med sundhedsministeren måtte drøfte

nu når aftalen falder bort fra første juni ja det var dejligt at alle partier kunne blive enige om at

hastelovgivning for at sikre borgernes tilskud til tandbehandling som de har været vant til at have altså at bibeholde det i samme omfang som hidtil en anden ting der også har været vigtig for

været at sikre at økonomien omkring

og det tredje og sidste vi blev enige om er at vi skal lave en gentænkning af hele voksentandplejen i danmark det ser vi fra socialdemokratisk side frem til med rigtig stor interesse og vi vil lægge meget meget energi i det

voksentandplejen er udfordringer som den nye ramme skal tage højde for det er vigtigt og det skal gerne kendetegne vores land også fremover

tandsundheden er høj at indsatsen for forebyggelse og sundhedsfremme bliver prioriteret højt

lovgivning der skal sætte en midlertidig ramme vi ønsker fra socialdemokratisk side at vi hurtigt må nå frem til at få et aftalegrundlag igen omkring det offentlige tilskud til

det er hvad jeg ønsker at sige det er dejligt at partierne står sammen

det her og vi støtter fra socialdemokratisk side hermed lovforslaget

mellem tandlægeforeningen og danske regioner det er ikke holdbart at man ikke kan opnå forlig og normalt ville dansk folkeparti ikke blande

i overenskomster

en mulighed for at vi kunne få gentænkt den voksentandpleje da vi nu i mange år har diskuteret de forskelle

omkostninger for den enkelte og vi er nødt til at få lavet en fremadrettet plan som kan sikre at vi retter op på ulighederne

at alle partier er med til at igangsætte et arbejde der skal gentænke voksentandplejen jeg var i en debat i morges med en tandlæge vi har haft

fjernede da vi havde en anden regering

som det koster mere og som man fra tandlægernes side blot ønskede at få tilbage

men ville udfordringerne være løst hvis vi gav de tre hundrede million

det mener jeg ikke

var der også stor ulighed i sundhed på tandplejeområdet

der ikke havde råd eller kroniske patienter som ikke fik ordentlig hjælp eller kræftsyge der ikke kunne bevise at deres tænder havde taget skade af den stråling som de havde fået

efter de var kommet ud af skoletandplejen så

en god investering at bruge nogle af pengene som vi har kæmpet for

til en finanslov så er svaret nej

men vi ville gerne have at

og får lavet en fremadrettet tandlægereform

tandlægeforeningerne og tandplejeforeningerne og andre

at vide hvad det vil koste at få ordnet deres tænder og vi ved også at der er en stor ulighed i sundhed og den er kun blevet større

det har længe været et ønske

få kigget på hele området og at finde de incitamenter der skal sikre en bedre forebyggelse en god forebyggelse så vi kan fortsætte den gode tandsundhed som vi giver børnene i børnetandplejen

i folkeskolen men vi ved så også at den glipper så snart man skal finde en tandlæge der er sat initiativer i gang

kigget på hvor meget det har hjulpet men der findes også andre muligheder

sikre at kronisk syge får den optimale behandling da undersøgelser viser er en tydelig sammenhæng mellem infektioner i mundhulen og infektioner i resten af kroppen vi ved at infektioner i mundhulen kan forværre kroniske sygdomme

medicinske bivirkninger som mundtørhed øger risikoen for både karies og paradontitis vi skal sikre at ældre får den rette forebyggelse da vi ved at usunde tænder netop giver den her øgede forekomst af blodpropper det var jo også en af grundene til at vi i satspuljen var det sidste år fik sat fyrre million

det er noget der har bekymret os

i øjeblikket ser at kæder opkøber tandlægeklinikker

i det siden man opkøber

man faktisk offentligt går ud og siger man ønsker at sælge til kapitalfonde

kontinuerlige møder med ministeren og andre interessenter

det her er noget der skal findes en løsning på

en god løsning og det skal i hvert fald være inden for det år som vi har sat af

se en løsning så vi støtter

i dag med sådan en lidt blandet smag i munden

ærgerlig over at tandlægeforeningen og regionernes lønnings og takstnævn ikke har formået at indgå en aftale om rammerne for voksentandplejen fra venstres side havde vi

men sådan skulle det ikke være så nu har regionerne opsagt overenskomsten på baggrund af et sammenbrud i forhandlingerne og det

parterne taler sig til rette dels fordi opsigelsen stiller danske patienter i en umådelig trist situation

dels skal sikre at den aftalte økonomiramme overholdes de seneste år har økonomirammen været overskredet med mere end tyve procent svarende til knap tre hundrede million

af vores sundhedsvæsen psykiatrien for eksempel på baggrund af regionernes beslutning om at opsige overenskomsten har regeringen sammen med alle folketingets partier indgået en aftale om at vi sammen skal se på hele voksentandplejeområdet og det betyder at vi nu skal kortlægge voksentandplejeområdet og vi skal forsøge at finde modeller så vi får en endnu bedre tandpleje

danskernes tandsundhed er en vigtig prioritet for os i venstre

og voksnes tænder vi har set en markant forbedring af tandsundheden de seneste fem og tyve år særlig blandt børn og unge

og sådan en markant forbedring af tandsundheden bør også afspejles i økonomirammen jeg har arbejdet i tandbranchen i mange år og mødt mange ulykkelige patienter patienter som blandt andet er faldet ud af indkaldesystemerne og i en årrække ikke har været til tandlæge og nu står ikke bare med tandpine men også med lommesmerter og et stort behandlingsbehov

jeg har også mødt mange patienter som gerne ville gå regelmæssigt til tandlæge men

sociale og økonomiske årsager ikke magter det

og tragisk for dårlig tandsundhed kan gå hårdt ud over den generelle helbredstilstand

man ikke kan tygge maden og øget risiko for for eksempel blodpropper

når nu overenskomstforhandlingerne endte som de gjorde at vi med en bred politisk aftale

om at tage livtag med flere af de svære og tunge problemstillinger vi skal se på hvordan vi kan løfte forebyggelsesniveauet sikre bedre overgange i tandplejen sikre at mennesker der lever på kanten

se på priser og prisstruktur det er ikke nogen let opgave der venter os afslutningsvis vil jeg gerne understrege at for os i venstre er

at sikre danske patienter ret til tilskud til behandling så det ikke med et trylleslag efter den første juni bliver dyrere at gå til tandlæge

at tandlægerne har mulighed for at fravælge muligheden for at hans eller hendes patienter fremover kan få tilskud til tandbehandling

har været en vigtig prioritet for os i venstre at danske patienter forbliver velinformerede såfremt deres tandlæge behandler uden tilskud derfor bakker vi op om at det er tandlægens ansvar at informere patienten om de vilkår som behandlingen foretages under

tilskud eller fravær af tilskud til tilskudsberettigede ydelser ingen patienter skal overraskes over markante prisstigninger for for eksempel tandrensning eller undersøgelse sidst men ikke mindst håber vi i venstre at både tandlæger og tandplejere og andre aktører på området

når vi nu tager hul på forhandlingerne om fremtidens rammer og indsatser på tandplejeområdet jeg har noteret mig tandlægernes utilfredshed med økonomirammen og jeg kan godt afsløre at mit kontor vender ud mod pladsen hvor tandlægerne har demonstreret i formiddag og jeg har også set annoncerne i dagens avis tandlægerne er naturligvis i deres gode ret til at markere deres utilfredshed men jeg håber at ingen får talt sig hen i et hjørne hvorfra det kan være svært at komme ud igen og jeg håber således også at alle vil bidrage aktivt og konstruktivt til den dialog som vi skal have med hinanden

den gældende tandlægeoverenskomst tandlægeoverenskomsten er den aftale som gælder mellem regionerne og

den regulerer for eksempel det tilskud til tandbehandling som det offentlige yder det særlige tandklagesystem som er sit eget klagesystem erstatningsregler regler vedrørende virksomhedsformer

regeringen har hastefremsat et lovforslag det er jo altid et problem når vi hastebehandler lovforslag det betyder meget kort tid til høring og det betyder også meget kort tid for folketinget til at behandle forslaget

at udbetale tilskud til tandbehandling efter den første juni hvor opsigelsen af tandlægeoverenskomsten gælder fra så hvis

juni blive markant dyrere at gå til tandlæge lovforslaget

det gælder for eksempel i forhold til de krav og obligatoriske opgaver som gælder for de praktiserende tandlæger og i forhold til de regler

gælder for ejerformer og virksomhedsformer lovforslaget viderefører også det faglige klagesystem som vi kender i dag dog under forudsætning af at det lykkes

en anden klagemulighed nemlig den som vi kender fra resten af sundhedsområdet på et punkt adskiller lovforslaget sig fra de gældende regler og det handler om den økonomiske ramme vi ved at den økonomiske ramme desværre er blevet overskredet de seneste år og lovforslaget her giver sundhedsministeren en bemyndigelse til at sikre at rammen bliver holdt det er samtidig helt centralt og en forudsætning

at patienternes egenbetaling ikke

at det indgår som en præmis for lovforslag nummer l to

fortalt om den meget store

når det gælder tandsundhed det er også en af grundene til at vi synes det er rigtig vigtigt at der nu igangsættes et arbejde for at se på hvordan tandplejen på voksenområdet

et ønske om at vi har en tandpleje som lægger stor vægt

håndtere den ulighed som vi ser i dag altså kan være med til at mindske den ulighed derfor ser vi også frem til de kommende debatter vi kommer til at

bidrager med den viden de har men her og nu drejer det sig altså om det lovforslag som ligger her og som sikrer at der fortsat kan udbetales et tilskud til voksentandplejen efter den første juni og som også sikrer en økonomisk styring af området

at folketinget skal ophæve en aftale til lov det havde været langt at foretrække at regioner og tandlæger var blevet enige i forhandlingerne jeg vil også gerne medgive

særlig liberale jeg er

for tandlægeområdet jeg vil meget gerne tale med tandlæger tandplejere og andre aktører på området og håber at mange vil byde ind med input i mellemtiden er vi selvfølgelig nødt

tandlægerne har siden to tusind og fjorten overskredet den aftalte ramme med tre hundrede million kroner tandlægerne siger at

det er sundhedsstyrelsen tilsyneladende ikke enig i og jeg ved ikke hvem

og den aftale som tandlægernes formand har skrevet under på og som tandlægerne har godkendt må gælde indtil vi finder en ny model

det her lovforslag om at

forhandlingerne mellem danske regioner og

derfor står vi her i dag for at sikre at

borgerne kan gå til tandlæge

som har været hvad skal man sige udgangspunkt for en konflikt mellem danske regioner og

ikke kunne sige hvor problemet ligger

jeg vil i hvert fald sige at vi står her i dag fordi vi er nødt til at sikre

det gør vi jo

har i vores sundhedsvision en vision om

gennem de seneste år har der været fokus på

mental sundhed den fysiske sundhed omhandler blandt andet kroppens helbred funktionalitet og fraværet af sygdomme

sundhed også indgår et hullet tandsæt og dårlig vedligeholdelse af tænder har ikke kun kosmetisk og social betydning det er også forbundet med en risiko for alvorlige lidelser som kræft og hjertesygdomme og diabetes hvis man eksempelvis går rundt med

tandsygdomme afholdt i japan

klare anbefalinger til hvordan de forskellige landes sundhedsmyndigheder kunne få større fokus på vigtigheden af og måder til at

i alternativet ønsker vi derfor

som for eksempel kan bestå af

vi nødt til at sikre at alle

de øvrige ordførere allerede har sagt

er hensigten med den her lov først og fremmest at sikre at patienterne stadig får offentlige tilskud

de tandbehandlinger de hidtil har fået tilskud til samtidig med at den økonomiske ramme overholdes den ramme som danske regioner og tandlægeforeningen gensidig har indgået har gennem flere år haft en stor årlig budgetoverskridelse og når rammen overskrides må regionerne ud og finde pengene på andre sundhedsområder det er selvfølgelig ikke holdbart og da tandlægeforeningen og danske regioner ikke kunne nå til enighed om en ny ramme opsagde danske regioner aftalen som folketing har vi naturligvis et ansvar for at patienterne stadig får tilskud til det de er berettiget til og derfor laver vi den her midlertidige lov

at vi samtidig igangsætter et arbejde der skal undersøge modeller

den gode og tværfaglige forebyggelsesindsats understøtte bedre overgang mellem børne og ungetandplejen og voksentandplejen understøtte social lighed i tandsundhed og understøtte lavere og mere rimelige priser i tandplejen det arbejde ser vi rigtig meget frem til i radikale venstre

for os er det afgørende at danmark fortsat kan have verdens bedste

indgå en aftale tandsundhed er et vigtigt indsatsområde og skal kunne være sikre på at de kan få den hjælp som de har brug for derfor stemmer sf også for den her særlov

i øvrigt også alle mine kolleger er enige om og jeg håber at sundhedsministeren straks herefter indkalder relevante parter

og partierne til egentlige forhandlinger om hvordan vi i fremtiden kan sikre den danske tandsundhed for når nu situationen er som den er

de fleste er enige om at der stadig er noget at komme efter ikke mindst strukturelt hvor organiseringen af tandplejen igennem tiderne har udviklet sig på godt og

de mange tiltag har resulteret i lidt af et kludetæppe af løsninger

det jo ikke uden omkostninger for jo længere vi har vores egne tænder

for sygdomme i munden som for eksempel paradentose som desværre

udfordring at det er svært at få de helt unge til at gå til tandlæge når de selv skal betale for ydelsen det er dyrt hvis man er en fattig studerende på samme måde ved vi

oplever den største ulighed i sundhed

jeg tror virkelig på at både tandlægerne og tandplejerne også har ambitioner om endnu bedre tandpleje og tandsundhed ligesom vi har det her så for sfs vedkommende vil jeg blot garantere at vi vil bide os rigtig godt fast i bordkanten vi ser frem til

en videre drøftelse af hvordan

alle folketingets partier om nye rammer for voksentandplejen det sker på baggrund af at regionernes lønnings og takstnævn har opsagt tandlægeoverenskomsten i februar måned da der er en opsigelsesfrist på tre måneder betyder det at vi inden den første juni i år have lavet en ny aftale på området når overenskomsten bliver opsagt i lovforslaget her

at der indføres en ordning hvor praktiserende tandlæger der ønsker at levere tandlægehjælp til borgerne med tilskud fra regionerne meddeler dette valg til regionen hvorefter tandlægehjælp hos de omfattede privatpraktiserende tandlæger ydes på en række nærmere fastsatte vilkår og betingelser svarende til de vilkår og betingelser der hidtil har været reguleret ved tandlægeoverenskomsten samtidig sikrer lovforslaget at den gældende økonomiske ramme for voksentandplejen overholdes og at de rammeoverskridelser der har været igennem flere år ophører samt at vi igangsætter et arbejde med at gentænke voksentandplejen i danmark for det konservative folkeparti er det vigtigt at vi sikrer at borgerne kan gå til tandlægen som man hele tiden har gjort det og at man som borger er berettiget til tilskud til tandlægehjælp som man hele tiden har været det

håndtere den situation som vi jo har stået med siden overenskomsten mellem tandlægeforeningen og danske regioner blev opsagt i slutningen af februar måned og i den forbindelse vil

gerne takke folketingets partier og jer som sundhedsordførere for velvilligheden til at hastebehandle det lovforslag vi står med nu for det er jo forudsætningen for at patienterne også kan få tilskud til tandpleje efter den første juni i år tandlægeoverenskomsten er jo som sagt opsagt af regionernes lønnings og takstnævn med virkning fra den første juni jeg så selvfølgelig helst at

at vi ikke havde haft behov

en aftale og også skulle håndtere det med det hastelovforslag som

sige at alternativet hvis økonomien blev ved med at skride med cirka tre hundrede million kroner om året også var uholdbart det er tre hundrede million

som de seneste år er blevet taget fra andre patienter andre områder i sundhedsvæsenet fordi overenskomsten på tandlægeområdet

et halvt år forsøgt at lande en aftale med tandlægeforeningen

vi i folketinget har været nødt til at tage konsekvensen af med det hastelovforslag som vi behandler i dag men det her lovforslag er jo så samtidig første led i en udmøntning af den politiske aftale om nye rammer for voksentandplejen som alle folketingets partier indgik den otteogtyvende februar og tak

den brede enighed om at gentænke området skal jo også ses i lyset af at vi faktisk i dag

udfordringer i voksentandplejen

når de forlader børne og ungetandplejen men så kan man jo samtidig stille spørgsmålet om hvorfor aktiviteten i voksentandplejen så er konstant og endda vokset derudover

bliver sat over styr fordi vi måske mister grebet om borgeren når han eller hun går ind i

skadelig for konkurrencen og føre til høje priser

også borgere i danmark herunder især borgere på kanten af samfundet som simpelt hen bare ikke får den nødvendige tandpleje i dag det er

med den politiske aftale er der derfor enighed om at vi i den kommende tid skal se på forslag til nye modeller for voksentandplejen som konkret kan håndtere blandt andet disse udfordringer

blandt andet have et overblik over de mange forskellige tandplejeordninger vi har

andre lande hvor der jo nogle steder er helt andre tilgange til tandpleje

men det er vigtigt at vi også får erfaringer

på nogen måde nå inden første juni i år og lovforslaget vi behandler i dag skal derfor være med til at sikre patienternes ret til tandpleje indtil vi kan lave en bred politisk aftale fremlægge et nyt forslag til en ny model for voksentandplejen

overenskomstens bestemmelser vi viderefører med lovforslaget så vidt muligt de rammer og vilkår i tandlægeoverenskomsten som gælder i dag og først og fremmest skal lovforslaget sikre at patienternes

det er et centralt og gennemgående princip i lovforslaget med lovforslaget sikrer vi også at borgerne ligesom i dag frit kan vælge tandlæge blandt de tandlæger der indgår i ordningen og hvor regionerne giver tilskud

alle tandlæger der i dag har tiltrådt overenskomsten

første juni to tusind og atten fortsætte med

patienter med tilskud fra regionerne det havde ikke været tilfældet hvis vi ikke havde forholdt os til opsigelsen af overenskomsten og behandlet det her hastelovforslag som vi behandler i dag vi sikrer også mulighed for at patienterne fortsat kan klage over behandlingen og vi ændrer ikke ved adgangen til at søge erstatning hvis man får skader ved behandling hos en tandlæge til gengæld skærper vi med lovforslaget de økonomiske styringsinstrumenter dels ved at sænke den del af tandlægernes honorarer

tilskud dels ved at indføre en tilbagebetalingsmekanisme som modsat i dag dækker hundrede procent af en rammeoverskridelse hermed kan vi også sikre at udgifterne i voksentandplejen

holdes inden for den aftalte ramme på cirka en milliard kroner årligt og på den måde ikke spise sig ind på andre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

forhandlingen er åbnet jeg giver først ordet til sundhedsministeren

det lovligt for personer over atten år

i deres bolig eller have til privat brug

lægger alternativet ikke skjul på at partiet ønsker en fuldstændig lovliggørelse som også omfatter salg men alternativet mener ikke at der på nuværende tidspunkt er et folketingsflertal for den fuldstændige lovliggørelse og derfor begrænser partiet sig til at

hjemmedyrkning lovliggjort begrænsningen til hjemmedyrkning ændrer dog ikke på at beslutningsforslaget i bund og grund handler om at lovliggøre cannabis som rusmiddel lovliggørelsen vil betyde at forbuddet ophæves og jeg kan sige fra regeringens side

at ophæve forbuddet mod cannabis som rusmiddel det er ikke fordi regeringen som sådan er

vi jo i høj grad med satspuljeaftalen for to tusind og sytten har taget de skridt der har været nødvendige for

at sikre en forsøgsordning med medicinsk cannabis i danmark som kom i gang her

lavet en dyrkningsordning i relation til medicinsk cannabis i danmark men vi mener at det er helt forskellige ting

for mig at vi hurtigst muligt fik skabt en god og solid dansk forsøgsordning og nogle

regeringen gerne ser at danmark bliver et foregangsland på

heldigvis har en god effekt på de fleste patienter og det gælder også smertestillende lægemidler men desværre er effekten ikke lige så god for alle nogle patienter

lægemidler de oplever at livet igen er blevet værd at leve derfor synes jeg sådan set også det er vigtigt også i den diskussion vi har nu

så behøver vi jo ikke have så kontrollerede forhold omkring den medicinske cannabis

anden måde og der synes jeg det er vigtigt at sige nej det kan man ikke med forsøgsordningen for medicinsk cannabis tilbyder vi derimod de patienter et lovligt alternativ til at skaffe cannabis på ulovlig vis men det er ikke nok at cannabis kan skaffes lovligt kvaliteten skal

etableret sammen med forsøgsordningen for når forsøgsordningen

vil vi være en masse erfaringer rigere og også

i forhold til den medicinske cannabis og vi har også valgt at

mulighederne for at producere og forhandle cannabisbaserede produkter

udvides en grænseværdi som indføres den

men hverken forsøgsordningen med medicinsk cannabis eller indførelsen af en thc grænseværdi er altså skridt vi har taget for at ophæve eller begrænse forbuddet mod cannabis som rusmiddel det er et forbud som sagt ønsker at fastholde og det er der fire grunde til

at en lovliggørelse vil have nogen mærkbar effekt på de organiserede kriminelle miljøer for det fjerde vil en lovliggørelse være i strid med danmarks internationale forpligtelser og i beslutningsforslaget har alternativet ikke fundet anledning til at forholde sig til skadevirkningerne hvilket i sig selv kan bekymre

skadevirkningerne er nemlig alvorlige og hvor alvorlige skadedvirkningerne er

den enkelte rus medfører risiko for angst panik psykotiske reaktioner og længerevarende brug medfører en øget risiko for psykisk sygdom psykisk sårbare personer er selvsagt særlig udsatte særlig udsatte er også de unge især dem med sociale problemer den enkelte rus medfører risiko for at indlæringsevnen forringes og ved daglig brug ses en konstant nedsættelse af den intellektuelle og praktiske funktionsevne forringet indlæringsevne og nedsat funktionsevne er

med at gennemføre en uddannelse og brugen af cannabis kan derfor få vidtrækkende konsekvenser for den enkelte i beslutningsforslaget har alternativet heller ikke fundet anledning til at forholde sig til forebyggelsesindsatsen

være god grund til ifølge sundhedsstyrelsen antages forbuddet nemlig at bidrage til forebyggelsesindsatsen det skyldes at forbuddet nedsætter tilgængeligheden af cannabis og at forbuddet sender et signal om at cannabis er farligt og kan medføre skader modsat skadevirkningerne og forebyggelsesindsatsen nævnes de organiserede kriminelle miljøer

men efter justitsministeriets opfattelse er det altså tvivlsomt om lovliggørelse vil have en mærkbar effekt på de organiserede kriminelle miljøer

grund jeg nævnte er danmarks internationale forpligtelser cannabis er omfattet af den første af fns tre narkotikakonventioner stoffer omfattet af konventionen må kun besiddes til medicinske og videnskabelige formål en lovliggørelse det vil sige en ophævelse af forbuddet mod cannabis som rusmiddel vil efter regeringens opfattelse være i strid med konventionen det er også opfattelsen hos det fn organ som har til opgave at overvåge staternes overholdelse

udtalt at dyrkning af cannabis som rusmiddel er konventionsstridigt

og derfor ikke kan støtte alternativets beslutningsforslag efter min opfattelse er det vigtigste dog skadevirkningerne ved at bruge cannabis som rusmiddel

ministeren nævner hvordan kan det så være at ministeren opretholder og

der jo betyder at

af cannabis slet ikke fungerer

indtaget mindre cannabis af den grund så hvordan kan det være at ministeren vil forhindre at det her stof kommer under kontrol ved at vi sørger for at man kan

i de kriminelle miljøer og købe det uden overblik over skadevirkningerne hvordan kan det være at ministeren ikke vil være med til at sikre

nu får det her under kontrol og vise ansvarlighed

i forhold til justitsministeriets vurdering er det ikke sådan at justitsministeriet deler alternativets opfattelse af at det her vil begrænse de kriminelle miljøer markant

bare at tillade at alle danskere kan producere og

cannabis i egen have på altanen eller i egen bolig

selv jo et gram som rockerne ikke sælger

reduktion i salget og politiet behøver ikke at løbe ud og anholde folk

er de skader der er ved indtagelse af cannabis som jo ikke er små

vi kan se unge som har fået hashpsykoser og som er dybt påvirket af

som også gør at vi ikke synes at man bare skal tillade

går ind i det her der jo se i nogle af de stater

en afkriminalisering men jeg er lidt interesseret i det med de internationale forpligtelser som sundhedsministeren

er en række lande der arbejder med en afkriminalisering enten helt generelt eller af hjemmedyrkning

jo netop specifikt går ind og prøver at gøre noget ved

udtalt sådan en specifik kritik af de stater

i marts måned udtalt kritik i det her spørgsmål og

at det fn organ der har til opgave at overvåge

vi ser så mange stater i usa gå ind og lave en afkriminalisering af også hjemmedyrkning og

når ministeren nu fremhæver fn organet om

med de lande der decideret handler konventionsstridigt på de her områder

er altså meget klar i mælet når de slår fast at lovliggørelse af cannabis som rusmiddel er konventionsstridigt det var

det jeg sagde i min indledende bemærkning

nogle konventionsmæssige forpligtelser

desuagtet hvad andre lande eller delstater i usa så måtte mene og gøre med

at vi kæmper for lige muligheder

vil vi jo rigtig gerne at man skal have muligheder for at realisere sit potentiale derfor kæmper vi også for at alle unge skal komme igennem et uddannelsessystem hvorfor nævner jeg det som indledning det gør jeg fordi cannabis er et forfærdelig træls produkt som er med til at ødelægge rigtig mange unges muligheder i livet

at man skal lovliggøre at personer over atten år kan dyrke cannabis i deres egen bolig eller have til privat forbrug

synes vi er et rigtig dårligt forslag vi bider mærke i det samme som ministeren også gav udtryk for

i bemærkningerne til det her beslutningsforslag står at alternativet ønsker at legalisere cannabis fuldt ud citat slut

cannabis som vi skal i dag ja det bliver jo taget op fra tid til anden så ændrer det altså intet ved den socialdemokratiske holdning vi ønsker hverken at legalisere dyrkning eller forbrug af cannabis vi mener at det er vigtigt at vi overvejer hvilke signaler vi sender til de unge

for negative konsekvenser ved at indtage cannabis både ved kortvarigt længerevarende forbrug

hash og cannabis

alternativet reagerer på sådan nogle udsagn jeg er da godt klar over at der er mange og alternativet må jo være en del af dem som siger at

er helt i orden at man ryger i weekenden og har det godt og hygger sig men jeg er sundhedsordfører og jeg vil rigtig gerne tage ansvar for at folk ikke bliver syge og får ødelagt deres liv jeg ved ikke hvor mange unge jeg har besøgt indlagt på psykiatriske afdelinger eller

på misbrugsbehandlingscentre som har fortalt mig

den enkeltes hashrus forbundet med en øget risiko for angst og panikanfald mens et længerevarende forbrug øger risikoen for psykisk sygdom kronisk obstruktiv lungelidelse forringet opmærksomhed konsekvenserne er især ødelæggende for de unge som vil stå til at blive de klare tabere hvis vi sender et signal som det her

får problemer med at gennemføre deres uddannelse og passe deres job de får ødelagt

på baggrund af et misbrug hvor hash også

vi synes det er en forkert vej at gå vi synes vi skal bruge opmærksomhed og ressourcer på at gøre de unge stærke og vi skal bruge ressourcer og kræfter på at hjælpe dem der er kommet ud i et misbrug

blandt andet har mødt på misbrugscentre og på psykiatriske afdelinger

det her er ikke en vej at gå og derfor støtter socialdemokraterne ikke det her

der kommer ud i et misbrug

også når det handler om alkohol som man jo også frit kan købe når man er voksen altså over atten år år det her handler netop om at give myndige mennesker lov til at dyrke

virkelig vil gøre noget for de unge og sørge for at vi får færre unge der bruger cannabis er det så ikke noget der

at man har oplevet et fald i colorado på fem og tyve procent blandt de tolv til sytten årige

cannabis blandt de tolv til sytten årige er det ikke med til

at gøre ordføreren nysgerrig på hvordan vi kommer derhen hvor

for at de unge ikke bruger stoffer som cannabis eller for den sags skyld drikker alkohol

skal man ikke bare være nysgerrig der skal man være årvågen og påpasselig og så skal man være det rettidigt

afkriminalisering

gør ved de enkelte mennesker de unge er særlig sårbare synligheden og som jeg siger i min ordførertale signalet

have i enhver altankasse kan dyrkes cannabis

er et forkert signal at sende til unge ministeren har fuldstændig ridset op hvad også konventionerne siger om et stof som cannabis

er unge

de steder man faktisk har haft heldet med sig til at gøre noget ved det her

foreslår vi så er over atten år får lov til at dyrke selv

over atten år kan købe alkohol er det så også et forkert signal til de unge at når

godt købe alkohol nej det handler om myndighed her når

forbruget er faldet fem og tyve procent blandt de tolv til

i colorado hvad får det så ordføreren til at tænke

i forhold til forebyggelsesarbejdet skal være anderledes

sige robust end den vi har i dag der skal satses mere

alkohol og jeg vil jo

vi ved at noget af det der påvirker børn og unge i forhold til

og tilgængelighed

jo nærmest omsonst det var direkte spørgsmål som ikke fik noget svar ordføreren har opmalet

støtter har været den lovgivning der har været gældende

vise ansvarlighed ved at folk selv kan dyrke det så man ved hvad der

afhængighedsskabende stoffer i eller stoffer der skal øge volumenen

andre lande hvor er det så ordførerens skepsis

ikke slækkes på og så fremhæver alternativet colorado ja vi har også kigget på studierne fra colorado det mindsker jo ikke kriminaliteten

det er noget af det man normalt hiver frem som et argument i forhold til at få styr på sort økonomi og andre dele vi vil i socialdemokratiet have at vi skal have en mere markant indsats i forhold til den forebyggende indsats men vi vil ikke gå den vej som alternativet vil i forhold til

cannabis det er ikke vores vej det er ikke det vi ønsker vi tror ikke på det vi tror at

vi tror på at det vil gå i den gale retning vi tror at flere unge vil begynde at ryge

vi vil sende et forkert signal til de forældre der forsøger at holde deres børn og unge væk fra cannabis hvis det

have eller i altankassen

tohundrede og tredivetusind studenter og på den måde undersøgt

begyndt at indtage mere cannabis efter

er der en ordfører her der hiver ét studie frem og så står og siger at det er sandheden

til sundhedsstyrelsen vores øverste nationale sundhedsmyndighed til

vurdering og granskning af det her område ministeren henviste til justitsministeriets gennemgang af afkriminalisering og det var også det jeg nævnte her i forhold til hvad det er der sker i colorado og andre steder så jeg har ikke noget at tilføje ud over den dokumentation der ligger fra en styrelse og et ministerium på det her

som ordføreren står og fremfører

har en virkning

særlig skarp for at kunne registrere men det jeg siger er at vi i socialdemokratiet tror på at en hjemmedyrkningsordning en legalisering af cannabis med den synlighed og den tilgængelighed

bringe endnu større problemer og endnu flere katastrofer for unge mennesker som er særligt sårbare og dem har jeg altså mødt mange af og jeg ønsker kun at antallet skal falde og ikke stige det er den socialdemokratiske holdning

som ordføreren har skitseret

blot bede ordføreren bekræfte at i spørgsmål syv hundrede og tre og tres fra folketingets retsudvalg det er fra den syvende september to tusind og sytten

har justitsminister søren pape poulsen kommenteret

at unges brug af marihuana er stigende i de to delstater og at

delstat med den største andel af unge som inden for den sidste måned har brugt

mange spørgsmål lige nøjagtig for at få gransket i

jeg har fuld fuld tillid til at justitsministeren på samme

sundhedsstyrelsen gransker de her ting justitsministeren kan ikke have nogen som helst interesse i ikke at give det fuldstændig klokkeklare svar på det der må være

det var lige nøjagtig det angreb jeg forsøgte at rette mod alternativet

forskningsmæssigt studie op og så bygge sandheden på det det er ikke det vi fra socialdemokratisk side ønsker at sundhedsstyrelsen skal gøre det er ikke det vi skal bygge lovgivning på i danmark vi skal til gengæld have den årvågenhed påpasselighed og rettidighed jeg gav udtryk for før og derfor skal vi naturligvis ikke gå ned ad en vej som alternativet og liberal alliance måtte ønske i den her sammenhæng det vil gå ud over børn og unges mulighed for at stå stærkt i livet

ordførerens kollega fru trine bramsen der har stillet spørgsmålet til justitsministeren

supplerende om ordføreren også kan bekræfte

jeg citerer der står i svaret det fremgår endvidere af rapporten at der efter legaliseringen af marihuana i colorado og washington ses flere marihuana relaterede forgiftninger og hospitalsindlæggelser samt flere trafikdødsfald som følge af marihuana påvirkning kan ordføreren bekræfte ordlyden

når det er min kollega fru trine bramsen der stillede det

det fordi vi i socialdemokratiet har været utrolig opmærksomme på det her vi har stillet mange spørgsmål til både justitsministeren

der er heldigvis også partier herinde som udgør et flertal og

klart sprog i forhold til at det her ønsker

i arbejdet med noget alternativet

jeg er oprigtigt ked af at borgerne har svært ved at se hvad forskellen er jeg er ked af at der er politikere der har været imod medicinsk cannabis i mange år fordi man sagde det var en glidebane

om man bruger euforiserende stoffer stoffer man kan blive afhængige af til medicin eller til daglig brug

cigaretpriserne skulle stige så folk holdt op med at ryge og blev mere sunde

man et forslag om at man skal dyrke cannabis i vindueskarmen jeg forstår det simpelt hen ikke

tror alternativet

pludselig

de beskæftiger sig med meget andet end at sælge cannabis der findes faktisk mange andre stoffer som de sælger og som de vil gøre alt for at unge mennesker tager de tilbyder det

får tilbudt penge for at

tjene penge på det ser man andre steder

alternativet henviser til andre lande der har legaliseret

jeg kommer en del i holland da min forlovede bor i holland og kender til

at det er der alle vores bander kommer fra der

og man har set en stigning af cannabisforbruget i holland

der forsker i behandling og årsager til misbrug

efter legaliseringen steg forbruget og det er nu oppe på en og tredive procent kontra i danmark hvor det er nede på otte procent det er blandt de femten til fire og tyve årige

jeg har set for mange unge mennesker med psykoser jeg har set for mange unge mennesker der når vi besøgte dem på psykiatrisk afdeling sagde jeg gør det aldrig mere

set for mange unge mennesker der går i stå i deres liv og ikke kan finde ud af at komme videre så nej vi ønsker ikke at legalisere at man kan dyrke sine planter selv jeg er ked af at man blander en masse

modstand mod nogle af de steder hvor man faktisk kunne hjælpe

og det er at priserne er så høje i vores medicinske forsøg

at priserne er så høje

er så ked af ikke kan få deres cannabis til rimelige priser

planterne selv men prisen vil være for høj for de unge mennesker

er stadig væk for høj og derfor er jeg rigtig glad for at dansk folkeparti fik sat tilskuddet til ordningen som allerede nu

tillader at der kommer dyrkning herhjemme at der kommer flere varer herhjemme og det bliver billigere så vi tager et skridt ad gangen

unge menneskers liv

det vil jeg

med et andet spørgsmål

at vi frigiver ret til hjemmedyrkning for målgruppen for de medicinske forsøg

grund af stoffer og misbrug til fulde det er derfor vi ønsker at

handle på det som vi ser i dag en lovgivning der åbenbart

netop fordi de unge så ikke kommer i kontakt med

er rigtig rigtig farlige netop i

tage en forretning ud af banderne

at der stadig vil være kriminalitet ja men hvordan sørger vi for at de unge

for at en fem og tyve årig en otte og tyve årig en fem og halvtreds årig der har et eget forbrug ikke er i kontakt med de kriminelle bander

i kontakt med det hele så

det vil gøre nogen forskel jeg tror ikke på at man vil tage færre

lige tilbudt noget der er billigere

vi skal ikke flere euforiserende stoffer uanset hvad og

til medicinske formål og cannabis som rusmiddel

denne gang som rusmiddel

og støtter heller ikke beslutningsforslaget her hvor alternativet ønsker at lovliggøre hjemmedyrkning af cannabis i hus eller have en sådan lovliggørelse vil være ensbetydende med en ophævelse af forbuddet mod cannabis som rusmiddel ud over at det vil være konventionsstridigt i forhold til fns narkotikakonvention som danmark jo har tilsluttet sig vil en legalisering af cannabis som rusmiddel sende et

er et rusmiddel som er og bliver sundhedsskadeligt og forbundet med mange risici som psykiatriordfører har jeg blandt andet besøgt lukkede psykiatriske afdelinger og de gange hvor jeg har mødt et ungt menneske

jeg blevet umådelig trist og tung om hjertet

cannabisrus er en risikofyldt rus for så vidt angår for eksempel angst og panik eller psykotiske reaktioner

er man i risikogruppen for at udvikle psykisk sygdom det budskab skal vi blive bedre til at formidle

vil man alt andet lige gøre det mere

for så sent som i slutningen af april

om forhøjelse af tobaksafgiften lad mig med det samme understrege at vi

gerne ser at tobakken bliver dyrere men lad mig også komme med et par citater fra bemærkningerne til tobaksforslaget b ni og firs og jeg citerer ifølge sundhedsstyrelsen er rygning den enkeltfaktor der har størst negativ betydning for danskernes sundhed rygning alene er skyld i trettentusinde

at mindre end fem procent af den voksne befolkning skal ryge i

og tredive hvis dette mål skal indfries er der dog meget

at flere politiske initiativer

sammen holde fast i at alternativet for blot et par uger siden ville reducere antallet af rygere og sammen med andre partier

nu vil man altså have hamp i altankasserne et ordsprog siger at moral er

men dobbeltmoral er dobbelt så godt

i alternativet blot et standpunkt til man tager et nyt

man vil gå i alternativet det ser unægtelig ud som

vi det udgangspunkt at vi ikke skal acceptere at man i kriminelle miljøer tjener store penge på ulovligt salg af cannabis og andre rusmidler

som forslagsstillerne jo nævner i bemærkningerne til

det er på alle måder organiseret og internationaliseret så en indsats i danmark alene gør det

de unges forbrug og kriminelles muligheder for salg af stoffer derfor mener jeg også at det kan være klogt at tænke nyt også bredt politisk for lige meget hvilken regering der har siddet i regeringskontorerne har den illegale handel med hash været en udfordring

ikke fordi jeg har fundet de vises sten

i tvivl om at en legalisering af cannabis trækker i den forkerte retning og sender et helt forkert signal til vores unge

er jeg meget i tvivl om hvorvidt en legalisering i sidste ende vil være et effektivt værn mod organiseret kriminalitet og stoffer i det hele taget

tredive men at legalisere hash og hjemmedyrkning af cannabis er for os i venstre no go

holdning til cigaretter

cigaretrygning under kontrol

ordføreren forsvarer er der ingen kontrol og styring og der bliver ikke taget ansvar under det regime som

forsvarer skal de mange mange unge

kriminelle bander

når vi så

at sikre at færre unge ryger uanset om det er cigaretter eller

at den vej som alternativet anviser

yderligere op for røg

vi ikke støtte forslaget som jo i bund og grund vil legalisere cannabis den vej ønsker vi ikke at gå i venstre for vi tror simpelt

det er den rigtige vej hvis man holder fast i den målsætning at færre unge

kommer ikke et større forbrug af at

hvis vi

det overtage en del af den omsætning som i øjeblikket tilfalder de kriminelle miljøer de penge og det er ganske mange penge

når vi nu har den mulighed og når ordføreren

kigger på tallene fra den store verden altså den internationale side som ordføreren peger på kan vi se at i colorado og washington hvor

jo har legaliseret cannabis eller marihuana

har flere marihuanarelaterede forgiftninger de unges forbrug af marihuana er steget i begge stater

colorado er faktisk den stat hvor der er flest unge der inden for den sidste måned har røget marihuana

har røget hash en eller flere gange

som ordføreren lægger til grund for sit spørgsmål

debat om cannabis tænk at det også skulle kaste en bemærkning af

om at man går ind for højere priser på cigaretter og

tobaksforebyggelse det er jo bare en god lille sidegevinst vi tager med i udgangspunktet er

det fordi vi mener det er ude af proportioner at det er forbudt at voksne myndige mennesker dyrker hampplanter i hjemmet til eget forbrug

vi afkriminaliserer den enkelte bruger

det for eksempel afhjælper smerter man kunne jo også

som alternativet skriver i bemærkningerne

lever godt

cannabis i dag hvor det er et kriminaliseret produkt

for hvert eneste år og det er jo ganske mange penge enhedslisten har tidligere

forslag om forsøgsordninger med kontrolleret salg af cannabis

forslag hvis vi har en statskontrolleret ordning

det langt lettere at sikre at det rent faktisk er voksne myndige borgere som køber man kan sikre en kontrol af kvaliteten af det produkt der leveres

ikke skal være i produktet man kan nå brugerne med en målrettet forebyggelses og informationsindsats

nå dem der har et højt forbrug med en misbrugsbehandling og dem på anden måde har brug for en misbrugsbehandling vi mener også at mere effektivt

i forhold til at stække de kriminelle bander end det forslag der ligger her vi kan konstatere

af cannabis er udbredt i i dag

omkring halvdelen af de atten til tyve årige har prøvet at ryge hash

ville være langt bedre hvis vi kunne møde dem med oplysning information dialog vejledning og mulighed for behandling frem for at sige

det er de samme der også sælger hårde stoffer det er meget uheldigt og ganske farligt

ikke virker og ikke er gunstig

der meget

om hvad man tror der vil ske og jeg synes at det forslag som

om at man laver en forsøgsordning er rigtig

fra tro til viden og se hvordan det her

kontekst i forhold til

et statskontrolleret marked det

at man ved hvad det er man selv dyrker

også oplagt som man skriver i bemærkningerne at kigge på de erfaringer der er med hjemmedyrkning i andre lande det synes vi er klogt

måske også en teknikalitet at der står at der skal

men det kan vi nok finde ud af sammen hvis det er at der skulle være en villighed til

ikke hørt det endnu men

for en god tale og tak for nogle gode ræsonnementer som virker præget af tingenes tilstand og virkeligheden i stedet for en hel masse angst for en virkelighed som som nok ikke er særlig realistisk

i forhold til at det er voksne over atten år der rent faktisk hjemmedyrker hvordan sikrer vi at det

er et ordentligt produkt der bliver leveret det er de klare fordele som jeg synes der er

et statskontrolleret eller på anden måde myndighedskontrolleret marked men det

er nogle erfaringer med at man for eksempel har stregkoder for planter fra colorado kunne man bruge det og hvad giver det os af muligheder fremadrettet

derfor synes jeg også at man skal afkriminalisere det her område hvor der

har man så vidt vi kan se de fleste steder ikke valgt

at der findes jo et kontrolapparat

vi tager heller ikke ud og laver et kæmpestort kontrolapparat der skal finde

laver hjemmedestillering ud over det tilladte så

politiet en kæmpestor undskyldning for at besøge folks hjem i tide

prøve at finde ud af hvordan det så er man skal gå til det her og

alliance gerne vil legalisere cannabis det er heller ingen hemmelighed at der internt i regeringen er to partier som ikke vil legalisere cannabis en tilladelse til hjemmedyrkning vil jo de facto være en legalisering sådan som jeg ser det liberal alliance kommer derfor til at stemme imod det her

vil jeg overlade til de respektive partier at svare på men jeg vil gerne fortælle hvorfor jeg og liberal alliance ønsker at legalisere cannabis og tillade hjemmedyrkning

vi skal have personlig frihed til at bestemme hvordan vi vil leve vores liv og

og det er ikke kun liberal alliance som mener det

virker ikke efter hensigten man kan få hash

internationale marked et af de største markeder der findes oliemarkedet er større og muligvis medicinalindustrien

i de situationer hvor der opstår problemer er det nemmere at hjælpe når der er tale om legale produkter når det er lovligt og synligt er der

at komme i kontakt med dem som skulle have problemer et lovligt marked giver større sikkerhed for indholdet i produkterne

som følge af urene stoffer ved en legalisering vil indtægter gå til staten i stedet for til finansiering af kriminelle bander i colorado bruger man indtægterne fra cannabis til at bygge skoler

man kunne også bruge indtægter til at hjælpe de mest udsatte i vores samfund nemlig misbrugerne vi kunne spare mange af politiets ressourcer som bruges på nedlæggelse af hashboder bandekrige skyderier på grund af kampe om ulovlige hashmarkeder det ville give større tryghed hos både cannabisbrugere og andre borgere som tilfældigvis kan risikere at komme i skudlinjen

jeg kan ikke se det dem der ønsker et forbud siger at det er fordi det er farligt og usundt og vi hører dem fortælle om forfærdelige konsekvenser

kan være både farligt og usundt det skal der ikke herske tvivl om men det er lige farligt og lige usundt om det er lovligt eller ulovligt og som sagt tyder intet på at forbuddet mindsker forbruget eller

det var den liberale stemme inde i mig der

selvfølgelig skal vi ikke blande os i hvad folk putter i potteplanter og stiller i deres vindueskarme eller for den sags skyld hvad de putter i en pibe og ryger det er bare for småt for ligesom med alkohol

problemet det er jo mængden og det er misbruget

at det er muligt at forebygge og forhindre misbrug uden at forbyde cannabis for alle

hvor vi jo altså tillader ting fordi flertallet godt kan finde at administrere det også selv om der så

om at indføre et forsøg med statskontrolleret salg af hash som altså bliver kombineret med

vi afviser at det her kan blive muligt på sigt men så er det fordi vi ikke mener at apparatet

så videre men jeg kunne

vi først havde gennemført det tre årige forsøg som vi

naturligt næste skridt måske også være at legalisere cannabis til privat

forslaget handler om

heller ikke særlig liberalt at blande sig i

hvad folk dyrker eller hvad folk ryger

er noget der godt kan finde sted på en måde hvor det ikke gør folk til dybt afhængige stofmisbrugere

vi havde en rigtig god drøftelse om det

så lidt uenige i hvad rækkefølgen

måske kan på længere sigt godt være med til at vi så også gør det lovligt at dyrke

melde fra sf at at de heller ikke kan støtte

mod et forbud lige så stille kan snakke sig

det tror jeg er stort håb om blandt mange mennesker i danmark som bruger cannabis

til medicinske formål lige med hensyn til

man indførte hjemmedyrkning i dag

større misbrug

en øget indsats mod misbrug

ved at spare en masse penge politiet ikke behøvede at

til at sætte ind mod misbrug nu hvad tænker ordføreren

model og det er den vi gerne vil forfølge men når det er sagt

jeg meget enig med alternativet

i at det også det hele taget får en diskussion

kunne være en anden men jeg kommer til at sige

nu har vi lagt en linje efter mange grundige drøftelser og mange landsmøder i radikale venstre hvor det er tippet fra det ene til det andet og nu har vi fundet hinanden her i noget som vi tror er

de argumenter jeg har hørt fra alternativet og jeg synes

hjemmedyrkningen først eller om det er det statskontrollerede så skal det i hvert fald suppleres af et helt nyt apparat der

måske i virkeligheden der diskussionen så skulle starte og hvis vi endelig skal tale om rækkefølgen

det der er det første step om det så

hashplanter i vindueskarmen eller om det

salg har vi

for jeg tror i virkeligheden vi har nogle af de samme overvejelser om

konstruktiv måde i har jo også sagt ja til at komme til en konference her den

fra de partier som er imod et forbud sammen stille og roligt kan drøfte

er af gode ideer hos hinanden og hvordan vi kommer videre med

der ønsker en legalisering i skoene at vi er fuldstændig ligeglade med unge mennesker og deres ve og vel

det er vi faktisk rigtig optaget af men

det fungerer på i dag heller ikke på nogen som helst måde

misbrug og de kommer endda i forbindelse med det kriminelle miljø

for at rejse debatten om ret til hjemmedyrkning af cannabis til eget forbrug

at det konservative folkeparti ikke kan støtte forslaget

lovliggørelse vil være ensbetydende med en ophævelse af forbuddet mod cannabis som rusmiddel og det kan vi på ingen

støtte brugen af cannabis som rusmiddel er forbundet med stor risiko for

skadevirkninger der er risiko for at udvikle en hashpsykose angst panikreaktioner samt forringelse af indlæringsevnen og ved længerevarende forbrug er der risiko for psykisk sygdom i to tusind og fjorten

en og tres personer indlagt psykiatrisk skadestue med cannabis som stofrelateret hoveddiagnose det er næsten en tredobling siden to tusind og fem hvor fire hundrede og ni og tyve blev indlagt viser tal fra sundhedsstyrelsen særlig de psykisk sårbare personer og unge med personlige og sociale problemer er udsat her

konservative folkeparti mener vi at forbuddet mod cannabis bidrager til at muligheden for at få fat i cannabis nedsættes samtidig med at der sendes et signal om at cannabis er farligt og kan medføre alvorlige skadevirkninger

i beslutningsforslaget nævnes de organiserede kriminelle miljøer og at hashhandelen understøtter et hårdt og kriminelt miljø som skaber utryghed for almindelige mennesker og trækker store veksler på politiet

i at det gør men det er ikke en gangbar

at en legalisering vil have en tvivlsom effekt

men der er andre måder at gå til kriminelle på end at legalisere deres produkter og give dem en kæmpe lovlig indtægt man kan frygte at bandernes økonomi kun bliver bedre og i øvrigt sidder banderne også på andre indtægter og der er vel en grænse for hvad man vil legalisere

ved at gøre deres forretningsmodel risikofri i det konservative folkeparti er vi imod fri hash og vi ser ikke nogen grund til at gøre et rusmiddel med risiko for alvorlige skadevirkninger som pacificerer unge mennesker frit tilgængeligt vi mener ganske enkelt ikke at flere hashtåger er en fordel for danmark og vi kan som nævnt ikke støtte beslutningsforslaget

der betyder at cannabis er spredt så alle

af den politik regeringen fører

har skabt og medfører

og siger at vi

at i stedet for at vores unge skulle købe det her af bander og kriminelle uden at

de dyrke det selv det vil ikke tage livet af

der bliver dyrket i haven så sælger rockerne jo ikke

er det ikke logik for høns og

hvor vi indretter det på den måde at at hvis vi har svært ved at

noget kriminelt til livs så lovliggør vi det bare

på vejene fordi der er folk der kører for stærkt så nej jeg er ikke enig

for hurtigt så forbyder vi biler

er den logiske konsekvens af

ordførerens meninger så er det

fordi ordføreren er bange for at rockerne

vores cannabispolitik hvordan kan

at komme det her problem til livs vi kan

vi går ind og ser at vi har en udfordring og så lovliggør vi det nej vi bliver nødt til at blive ved med at presse banderne igen og igen og have den politimæssige indsats i forhold til det her vi kan på ingen måde være med til at lovliggøre et produkt som er så skadeligt og vanedannende

danskere over atten år at dyrke cannabis i deres bolig eller have

har en lang række kvaliteter både medicinsk og kan vi konstatere som rusmiddel trods forbuddet mod cannabis er stoffet i dag udbredt til den mindste lille flække i danmark man kan købe det af rockere og kriminelle personer overalt ifølge sundhedsstyrelsen har otte og fyrre procent blandt de seksten til fire og tyve årige prøvet hash eller marihuana og elleve procent har indtaget stoffet inden for det seneste år ifølge samme

narkotikasituationen i danmark to tusind og seksten nationale data svarede cirka en og fyrre procent af unge i aldersgruppen seksten til fire og tyve år at de har prøvet at indtage cannabis det svarer til mere end

nioghalvfjerdstusind unge der er ingen der ved hvor mange unge der indtager cannabis regelmæssigt men hvis vi både tager

unge og voksne i danmark mon ikke det så skal tælles i hundredtusinder der findes sandsynligvis hundredtusinder af mennesker i danmark der indtager cannabis og tallet har været nogenlunde konstant over de sidste ti år det viser at regeringens forbudspolitik ikke virker den bedste måde

og det kan du se på om priserne stiger

mit bedste bud er at priserne

over de sidste tredive år mens stoffet

stærkere det betyder efter min mening at hele indsatsen med at bekæmpe cannabis i danmark og alle de millioner man putter i det stort set er virkningsløs

medfølgende bandeopgør og skyderier ud over hele københavn vi har en forbudspolitik der forærer et milliardmarked til rockerne

er endnu værre forbuddet betyder at det er rockere og kriminelle personer der bestemmer hvad vores unge køber når de tror de køber cannabis regeringen har valgt at det skal være de kriminelle miljøer der rådgiver vores unge og alle andre købere af cannabis om produkternes kvalitet det er rockere og kriminelle personer der bestemmer om der er tilsætningsstoffer i den cannabis de sælger

volumen eller skabe afhængighed og helt ærligt

ikke lige præcis de sidste i verden vi vil give det ansvar over

jeg mener det er helt uansvarligt vi er nødt til

i stedet for at fortsætte

deres ungdom og skolegang

vi ind for en legalisering og ret til hjemmedyrkning vi går ind for at staten overtager milliardmarkedet og bruger en pæn del af overskuddet til at forebygge de problemer unge får

gennem deres ungdom og skolegang

for os men da dette for nylig blev stemt ned her i folketinget starter vi med at foreslå at danskerne får lov til at dyrke et antal planter i deres bolig eller have og jeg fatter ikke hvordan nogle kan mene at det er at miste kontrollen over stoffet

det hele sejler forbudspolitikken virker ikke og der er ikke nogen plan b

af kriminelle miljøer og så får vi at vide at det vil få tingene ud

jo helt sort det er da langt mere ansvarligt at folk selv kan dyrke deres cannabisplanter og være sikre på at

blandet noget i i stedet for at man skal købe cannabisprodukter af kriminelle miljøer

hele tiden argumentet om at flere unge begynder at anvende cannabis i lande og stater

er forskellige modeller til legalisering og afkriminalisering

nogle steder sker der det modsatte i colorado oplevede man ifølge national survey on

som er statens egne undersøgelser at antallet af tolv til sytten årige

signifikant fald i forbruget blandt de tolv til sytten årige siden legaliseringen i to tusind og

steget siden legaliseringen

rigtig ordentlige troværdige undersøgelser vi skal vise ansvar og have cannabis under kontrol og derfor vil alternativet med det her forslag gøre det lovligt for personer over atten år at dyrke cannabis til eget forbrug på egen bopæl eller i egen have en sådan tilladelse til at

cannabis til eget forbrug vil som minimum medføre at danskere over atten år lovligt kan dyrke cannabis til eget forbrug

kriminelle miljøer at brugerne af cannabis

kan fremstille ren cannabisblomst i stedet for at skulle købe cannabis i form af hash eller andre eller andre produkter

at cannabisplanten afkriminaliseres så det bliver lettere at gå i dialog med misbrugere ikke mindst yngre misbrugere om hvordan man undgår misbrug at de kriminelle miljøer mister en væsentlig indtægt fra salget af cannabis

forslagsstillerne er indstillede på at den nærmere udformning af lovgivningen skal ske i dialog med de relevante ministre og partier

peger dog allerede nu på at der i det lovforberedende arbejde som skal iværksættes med henblik på at lovliggøre hjemmedyrkning af cannabis er en række punkter der bør afklares hvor mange planter må den enkelte

hvor mange af disse må samtidig være i blomst herunder om det opgøres både for eventuelle indendørs og udendørs planter hvor mange høstede planter må man

hvor meget cannabis må man besidde i det offentlige rum må man forære hjemmedyrket cannabis væk og i så fald hvor meget

får vi ikke alene meget mere kontrol over produktionen og kvaliteten af cannabis vi tager også en stor omsætning ud af hænderne på kriminelle miljøer i danmark jeg siger jo ikke at rockerne bare forsvinder men for hvert gram cannabis vi selv dyrker mister rockerne salget af et gram

og politiet ikke længere behøver at tage ud og fjerne to planter fra folks altankasser og

at forebygge misbrug blandt unge fra dag et for alternativet er det

penge og midler fra straf og meningsløse jagt på hjemmedyrkere

som et overdrevent forbrug af cannabis skaber for unge jeg kunne tale om

af med at sige at ret til hjemmedyrkning også vil løse de største problemer med den medicinske forsøgsordning for cannabis nemlig at prisen er blevet sat så højt at sclerosepatienter kræftramte mennesker med psoriasisgigt stort set ikke har råd til at betale deres medicin

hvis vi giver mennesker ret til hjemmedyrkning

kan mange smertepatienter og andre syge cannabisbrugere dyrke planten selv og det er da langt billigere end den ordning som kører i øjeblikket så man kan vel ikke argumentere for at prisen er for høj uden

juni og diskutere det her på en konference på christiansborg sf stemmer bare blankt nej det må de jo selv om jeg har i hvert fald inviteret dem alligevel til

mødes på christiansborg og jeg er ret sikker på at vi i virkeligheden

til slut bruge lejligheden til

sige at vi holder den her konference på christiansborg og alle ordførerne her i salen plus dem der måtte

for eller som arbejder sammen mod et forbud om hvordan vi lige så stille og roligt kan finde fælles fodslag i en dansk model til legalisering af cannabis

men så vidt jeg husker er der faktisk

medicinsk cannabis og så det man kan hjemmedyrke når man hjemmedyrker

får man jo alle stofferne med medicinsk cannabis

hjælper på den ene slags patienter og noget hjælper på den anden slags patienter og det er renset for

forslaget sammen med regeringen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

henvises til retsudvalget hvis der

det betragter jeg det som vedtaget vedtaget

vi emnemæssigt til noget helt andet nemlig

regeringen åbenbart har flertal for lovforslaget det

få at vide at det her forslag vil betyde tre ting punkt en højere

afgifter for at parkere sin bil punkt to flere områder med betalingsparkering på steder hvor det i dag er gratis og punkt tre færre parkeringspladser og færre offentlige investeringer i p huse det bliver dyrere det bliver dårligere

færre steder hvor man gratis kan smide sin bil

hvis man spørger landets kommuner og hører hvad de

forslaget blev lanceret som det modsatte det blev lanceret som

tilforladelig nok men hvis man går ind bag overskriften

det desværre det modsatte der er tilfældet

sådan at hvis en kommune vælger

hæve p afgiften

to tusind og syv går alt det vil sige hundrede procent af den forøgelse af p afgiften til

fra hvis man som kommune investerer en del af de penge man får ind i i p

at lave nogle ordentlige parkeringsforhold

bygge parkeringshuse og sådan nogle ting så folk kan smide deres biler sikkert og godt og

køre rundt i timevis for at finde en parkeringsplads hvilket jo er situationen nogle steder

det her lovforslag derfor er der meget få

jeg har to citater som jeg vil læse op som har været fremme i den offentlige debat det ene

er af venstres cecilia lonning skovgaard hun er

er underskriver på et debatindlæg hvor hun noterer at hovedstaden er ved at blive en pengemaskine for folketingsmedlemmers

loft over hvor stort et beløb vi må beholde og merindtægter går derfor direkte

vil komme her det er herre jan e jørgensen som jo er rådmand

april om det her konkrete lovforslag følgende fem og tredive millioner i minus så ikke råd til nye parkeringskældre virkelig noget møg

som som må gøre indtryk vi socialdemokrater mener at kommunerne udelukkende skal opkræve betaling for parkering af trafikale hensyn for at sikre den nødvendige plads til parkering og for at regulere

dårlige forslag desværre ikke noget incitament til at opkræve betaling for at få penge i kommunekassen

vil lave om og samtidig sætte en stopper for at

kan få fradrag for at investere i nye p pladser

som betyder at det bliver dyrere dårligere og sværere at finde en p plads

hilse fra det radikale venstre og sige at

var nogle utrolig interessante oplysninger herre

jeg vil sige at jeg har siddet og læst lovforslaget og

jeg er ikke stødt på den oplysning som herre

er sådan at kommunerne bliver modregnet faktisk krone til krone for de yderligere indtægter de har ud over to tusind

nået at behandle det politisk så

om at det her bliver udboret grundigt i i udvalgsbehandlingen

eller den anden måde det vil vi godt være med til fra socialdemokratisk side som jeg forstår de nuværende regler altså før den her ændring er det nemlig sådan at alle forhøjelser

betalingstakster for parkering der er efter to tusind og syv niveauet går hundrede procent

så i dag er der ingen incitamenter og ingen mulighed for at kommunerne kan bruge

dette lovforslag går i al sin enkelhed ud på at kommunerne opkræves betaling for parkering af trafikale hensyn og ikke for at få en økonomisk gevinst at sikre en mere enkel og gennemsigtig ordning

har det samme regelsæt for parkering og ikke som i dag hvor de kommuner der havde indført betalingsparkering før to tusind og syv havde en noget mere lukrativ aftale og mulighed for at tjene gode penge på at opkræve parkeringsafgift det bliver nu ensartet over hele landet og det er jeg godt tilfreds med det er helt i orden at en kommune etablerer betalingsparkering for at udnytte bynære parkeringspladser bedst muligt

med dette lovforslag får alle kommuner nu lov til at beholde tredive procent af parkeringsindtægterne og det vurderes

tilstrækkeligt til at kunne dække udgifter til parkeringsanlæg automater

dansk folkeparti støtter forslaget

har sit udspring i blandt andet økonomiaftalen

det fremgår at regeringen vil søge tilslutning i folketinget til at stramme den eksisterende modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter før den sætning står der i økonomiaftalen at regeringen og kl er enige om at kommunerne ikke skal opkræve indtægter fra parkeringsordninger af finansielle hensyn

det der kommer nu med forslaget

får ensartede regler det fremgik af

at der var uensartethed i forhold til rammevilkårene for kommunerne på det her felt

omfattet af en ordning før to tusind og syv eller efter to tusind og syv og at man de facto favoriserer de kommuner der havde ordningen før to tusind og syv

lige så vel som vi skal have en god og gerne bedre kollektiv trafik i danmark

selvfølgelig også have gode parkeringsforhold i forhold til privatbilismen for mig er det her ikke et

ødelægge dette så blev der

et referat eller en reference

et beløb som ikke er helt i overensstemmelse med det beløb jeg har fået oplyst i forhold til konsekvenserne for de enkelte kommuner men mere vigtigt blev der refereret til at ordningens ikrafttræden

at i det videre forløb skal vi selvfølgelig have mulighed for at forholde os til det for det

trafikale formål

er der eksempler på kommuner som som bruger pengene forkert eller i strid

nu skal de så indordne sig under den ny lovgivning så refererede herre henning hyllested til at jeg havde været inde på

finansielle hensyn

en aftale i enighed mellem kl

det fremgår at man er enige om at kommunerne ikke skal opkræve indtægter fra parkeringsordninger af finansielle hensyn så det var en aftaletekst

lovgivningens krav om at bruge pengene på trafikale

så så er det jo man spørger hvad er så egentlig årsagen til

i indtægter fra parkeringsordninger det forstår jeg ikke helt altså

at parkeringspolitikken jo

at forsøge at regulere biltrafikken og parkeringen af biler i i byerne

har en anden begunstigelse end andre kommuner afhængigt af om de har haft

hvor ville de penge så

krone som en kommune

at hæve p afgiften går

klogt at gøre det her

at alle penge fra en eventuel stigning

med en lovgivning er nødvendigt alene det faktum at der er uensartethed i de regler kommunerne bliver mødt med afhængig af om de har haft en ordning før år to tusind og syv eller efter to tusind og syv er for mig rigeligt incitament til at se

frygteligt hastværk man har haft altså der har været fremsættelse den anden maj og første behandling i dag og kun

biltrafikken siden to tusind og ti derfor synes vi ikke det er nok i høringsnotatet blot at henvise til det analysearbejde

mening er der nærmest tale om beslaglæggelse af nogle kommunale indtægter som hidrører fra betalingsparkering og p afgifter for p afgifternes vedkommende altså

det ender jo så med at at halvfjerds procent af indtægterne fra parkering vil staten

to tusind og nitten modregne i bloktilskuddet men jeg må jo indrømme

krigerisk kaldte de kommunale p ordninger for en pengemaskine og skjulte skatter det har vi ligesom hørt før blandt andet når det har handlet om fartkontrol og fotovogne det

de bilglade i det her ting jo efterhånden har udviklet når bilernes uindskrænkede dominans skal forsvares så efter vores mening handler det her i virkeligheden også om regeringens forkærlighed for biler vi kan ikke få nok af dem og de skal være billigere ja undtagen elbiler forstås og vi skal have flere og større veje som de kan køre på og så skal de i øvrigt betale så lidt som overhovedet muligt for parkering og hvis kommunerne opkræver for meget så stryger vi dem i statskassen man kan jo spørge

fået øje på at en række af vores større byer og ikke mindst den her by københavn lider af bilforstoppelse og har åndenød som følge af de mange biler der kører ind og ud af københavn hver dag og hvor snart sagt enhver kvadratmeter optages af parkerede biler som så i øvrigt henstår

tyve timer i døgnet i gaderne og på parkeringsarealerne og man må vel også

hvad regeringen så har tænkt sig at bruge de penge til som man nu beslaglægger hos kommunerne hvis det er de pengemaskiner og skjulte skatter som regeringen påstår så kan man jo forestille sig at pengene bliver brugt til skattenedsættelser og hvis regeringen skal bestemme

det nok til de mest velhavende og dem med de største biler og ikke til trafikale formål som jo netop er kommunernes formål med at opkræve at opkræve

i henhold til vejloven

om at hensætte de beslaglagte midler i en pulje som kommunerne så kan søge søge til trafikale formål det er godt nok en

tale om de samme penge som kommunerne i dag administrerer og bruger til trafikale formål men det skulle så ligesom være en sikring for at de ikke bare ryger i den store kasse og bliver brugt til skattenedsættelser og der er jo hårdt brug

og nedsættelse af taksterne og etablering af cykelgader cykelstier park and

anlæg ved stationer for både biler og cykler det er jo alt sammen tiltag der sammen med en parkeringspolitik kan afhjælpe trængselsproblemerne og problemet med de mange biler i de større byer

betegnende er det vel også når man

og det ligner en tanke at man med kirurgisk præcision rammer nogle af de største

aarhus aalborg som jo tilsammen står for halvfems procent af de indtægter som kommunerne har fra parkering

de store byer igen igen skal have en

ordførerens bemærkninger om en nervøsitet for hvad de her penge skal bruges til

skattelettelser eller velfærd og derfor en pulje

jeg vil godt bede ordføreren om at reflektere

er det vejen frem

som det også fremgik af mit indlæg er det klart at vi skal have blik for infrastrukturelle investeringsbehov

mere se på det i en anden sammenhæng nemlig når man i kredsen af dygtige trafikordførere drøfter

den ene og den anden forligskreds så så det afskrækker mig nu ikke så meget næ det jeg

gjorde at jeg gjorde det selvfølgelig fdms høringssvar

sikre sig at de penge ikke bare ryger i den store kasse og

og vi ikke aner hvad de går til i dag går de til

beslaglægger pengene og

så går de i kassen bliver de brugt til trafikale formål det står ingen steder

investeringer i det trafikale område målrettet først

op på den modregningsordning som egentlig har til formål at sikre at kommunerne ikke opkræver for meget i forbindelse med parkering den nuværende ordning har dog vist sig utilstrækkelig idet kun fjorten procent af kommunernes parkeringsindtægter i modregnes

betyder i praksis at parkering er blevet en kommunal pengemaskine penge er godt at have også i kommunerne men de penge der indkasseres indkasseres fra parkering skal altså ikke gå til alt muligt

i parkeringsområdet det er fair at bilisterne er med til at finansiere ordentlige ordentlige parkeringsforhold men det ikke rimeligt at man reelt pålægger dem at betale for alle mulige andre kommunale opgaver det er min og liberal alliances holdning

vil bruge flere penge i kommunerne på særlige velfærdsområder

må man prioritere man skal ikke sende regningen videre til borgerne hverken i form af skattestigninger eller øgede parkeringsafgifter kommunerne kommunerne får allerede dækket

så der er jo i virkeligheden tale om en overfinansiering når kommunerne kradser penge

vi synes bestemt heller ikke at det fremmer en sund prioritering at uanset hvor dyrt man investerer i p pladser koster det ingenting fordi

ikke hvordan det er i slagelse kommune men jeg spurgte tidligere om der var noget kendskab til at der var nogle kommuner der brugte pengene i strid

bruger de pengene i overensstemmelse med lovgivningen og så er det jo ikke til alle mulige andre kommunale opgaver så er det faktisk til trafikale formål

synes

at uddybe hvad det er for nogle penge de bruger til alt muligt andet

parkeringsformål og husk nu på at kommuner

prioritere trafikale formål generelt uanset parkeringsafgifter eller eller ej og det helt afgørende i den her sag er jo at vi gør rigtig meget for

og her har vi en åbenlys uretfærdighed alt afhængig af om man kradsede penge ind før to tusind og syv eller efter to tusind og syv

er rigtig mange gode argumenter for

sikre en større retfærdighed

kommuner de store bykommuner

etableret betalingsordninger og det er jo heller ikke

det er jo de store kommuner de store bykommuner med københavn

med bilforstoppelse det havde man sådan set allerede dengang men det er blevet værre siden

forskelligt stillet og en ligestilling i den forbindelse

at kommunerne ikke er stillet lige der og i dag er

jo også til at tage at føle på fra

og vi ved at der ikke bliver investeret i parkering svarende til det beløb altså er der også en overfinansiering

ikke rimeligt at nogle kommuner

parkeringspladser parkeringskældre parkeringshuse men det kan man så ikke længere med

flere parkeringskældre flere parkeringshuse eller færre

hvorvidt de har en pengemaskine stående eller ej altså

parkeringspladser i forhold til grønne områder og hvad man

en del til sådan er den kommunale prioritering om der kommer flere eller færre

ikke vide noget om jeg går da ud fra at en ansvarlig kommunalbestyrelse kigger på

er der et rigtig stort behov for parkeringspladser ja så vejer det vel tungere i skålen når man skal lægge budgettet sådan må jeg antage det

typisk en kommune hæver parkeringsafgiften så skal hele

til staten kommunen får nul procent ud af

vil kommunen få tredive procent

tredive procent tror ordføreren at man vil få en

hvad vi har behov for i vores kommune det er kernen i det lokale selvstyre og så må de op med skillingerne men jeg går ikke ind for at man skal have en pengemaskine som kradser flere penge ind end det som er formålet og som man skal bruge det til

det der er tilfældet der findes en overfinansiering i dag og det er en urimelighed i forhold til mulighederne mellem kommunerne

det indebærer ifølge nogle at prisen på parkering vil stige ifølge andre at den vil falde

parkeringspolitik som trafikregulering fordi de ikke får noget ud af det

slags p skat

oplysninger

ja eller et nej direkte

diskuteret det her i alternativet i

og de argumenter jeg har lagt frem er nogle af

hedder et lyttemandat

mig et lyttemandat

med glæde følge den kompetente diskussion

at foregribe den debat hos os jeg vil sige tusind tak for

vil gerne sige at det er vigtigt

jeg håber egentlig også at det ikke bare er mig der er dum og ikke kan læse

sig frem til nogle af de oplysninger som

om at det i virkeligheden er den modsatte effekt man får af lovforslaget end det man påstår

tale nærmere om plus det som som ordførerne selv har sagt hvad bliver de penge egentlig brugt til bliver de brugt til trafik eller bliver de brugt til alt muligt andet

har reguleret kommunernes parkeringsordninger rigeligt tilbage i to tusind og elleve for det andet skal vi ikke lægge skjul på at denne nye og yderligere stramning vil gøre det endnu mere besværligt for kommunerne at bruge parkeringsafgifter til at regulere trafikken når de bliver konfiskeret af staten for det tredje holder argumentet om den kommunale forskelsbehandling heller ikke helt eftersom byer som for eksempel aarhus odense aalborg og københavn der fik indført betalingsparkering før to tusind og syv

har været de mest trafikalt udfordrede hvorfor de også har haft meget mere brug for pengene til bekæmpelse af blandt andet trængselsproblemer ved hjælp af trafikomlægning og mere og bedre kollektiv trafik med videre derfor stemmer sf nej til l tohundrede

modregne kommunernes indtægt for parkeringsafgifter sådan

ikke opkræver parkeringsafgifter ud fra økonomiske hensyn men som det så fint står skrevet i fremsættelsestalen ud fra fiskale hensyn det konservative folkeparti støtter selvfølgelig lovforslaget fordi kommunerne

mulighed for at bruge parkeringsafgifter som malkemaskiner til at finansiere andre områder i kommunen eller i det hele taget til at opspare likviditet trængsel

parkering og trafik er jo ikke nogen

ny udfordring det er et velkendt problem som findes i så at sige alle større

verden over og selvfølgelig

mobilitet er også noget der gør os alle sammen rigere

også meget magtpåliggende at man som bilist ikke bliver brugt til at finansiere de kommunale udgifter generelt men udelukkende de udgifter

og så videre i forbindelse med parkering det det skal med andre ord ikke kunne betale sig for kommunen at skrue op for parkeringsafgifterne der skal være en balance i tingene en balance som giver kommunerne mulighed for at regulere prisen når der er trafikale hensyn og kun trafikale hensyn som taler for det

hvor der ikke er trafikale hensyn skal kommunerne have mulighed for at kunne få dækket

udgifter det synes vi er en sund balance

danmarks hovedstad skal jo være tilgængelig for privatbilisme både for københavnere og for folk i hovedstadsområdet som har et ærinde i byen men vi skal også

er folk der kommer til københavn langvejs fra måske skal de til møde eller har et andet ærinde i byen netop fordi det er

skal tjene penge på det

være en særlig skat på mobilitet som bilisterne betaler fordi de har et ærinde i københavn derfor synes vi

det er lykkedes at finde en ubureaukratisk model så man ikke ender med en masse administration

om han er enig med den

sådan at der er et økonomisk incitament til

der var nogle forhold der gjaldt nogle kommuner

andre kommuner nu bliver der et helt fast princip som kommer til at gælde

og det gør

når der bliver mulighed for at kommunen beholder en vis andel selv så

fjerner muligheden for at investere i parkeringspladser og

højere skatter eller stigende priser på parkering

analyse af situationen højere skatter eller stigende parkeringsafgifter det troede jeg ikke var konservativ politik og derfor denne appel se nu den her aftale efter en gang til den er altså ikke så god som

en stor del af differencen op til til det som der nu bliver den nye grænse er

skjult skat som bilejerne har betalt til kommunekasserne rundtomkring og det synes jeg er urimeligt ud fra et hensyn om at der skal være mobilitet i vores land der skal være mulighed for at tage ind til storbyerne og parkere sin bil hvis man har et ærinde i byen

har man brugt bilisterne til

at kommunerne bruger pengene til ja man havde nær

til tant og fjas men i hvert fald bruger dem til alle mulige andre kommunale formål end det de egentlig bliver opkrævet til nemlig trafikale formål

er en pengemaskine jeg har spurgt flere

at jeg siger at københavns kommune gør noget imod reglerne men det er klart at man har været inde at kigge på det her igen og nu har etableret en model som kommer til at gælde for alle landets kommuner

ud af at der faktisk opstår et provenu

fordi man alt andet lige har tjent nogle penge som man ikke ville have tjent hvis nu man havde ensartede regler for alle

der er noget problem og så er det jo jeg synes det bliver relevant at

begynder at kradse ind efter den nye ordning

de brugt til det kan jeg ikke læse mig frem til bliver de brugt til trafikale formål ellers er

man kradser nogle penge ind som bliver brugt til trafikale formål

skal undgå at man bruger

parkeringsafgifter til at finansiere kommunekassen at man for eksempel bruger parkeringsafgifter til

vi skal forhindre fordi vi skal have en mobilitet i vores privatbilisme vi

selvfølgelig glad for at ordførerne for regeringspartierne og dansk folkeparti støtter lovforslaget jeg har noteret mig at socialdemokraterne det radikale venstre

det vel dér jeg som ansvarlig minister

vinde herre torsten gejls gunst i

det er

fiskale finansielle årsager og det fremgår også at regeringen vil søge at finde et flertal for at stramme

en god idé en af grundene kan selvfølgelig også være at der nu bliver et incitament til at etablere flere pladser

jeg kender faktisk ikke alternativets

holdning til biler jeg ved godt at i nok bedre kan lide elbiler end andre biler men biler som

jeg fornærmer nogen at enhedslisten og sf

forholdsvis skeptiske i forhold til biler i de debatter der har været

synes der skal være ordentlige forhold for dem der nu engang skal bruge deres bil så bemærker jeg da at de partier der plejer at være imod

gode forhold for bilerne

socialdemokraterne skulle

af to hundrede million

seneste tre år

en milliard kroner i

så bruger man den øgede likviditet til andet end trafikale investeringer

i hvert fald konkludere at der er rimelig luft i forhold til

øge likviditeten i københavns kommune specifikt og i kommunerne generelt hvor vi hastigt nærmer os en opsparing på et sted mellem fem og

og har derfor måske en anden grund til at være polstret

at det ikke bliver en pengemaskine i forhold til bilisterne det skulle sørge for at

trængslen ikke bliver et problem det skulle sørge for at der er ligestilling mellem de kommuner der har været

og efter to tusind og syv

modregning der nu også indføres i forhold til parkeringskontrol

omvendte incitamenter hvor det

bedre kan betale sig at gå efter den ulovlige parkering i stedet for at etablere

andre partier hvis de er afsøgende og sådan hører

er teknisk stof så det tager vi meget meget gerne imod fra socialdemokratiets side og jeg håber da også at regeringen så vil lytte til

men jo også fra de kommuner som har nået

partier som er bilhadere og bilelskere jeg

andet den konservative jørgen glenthøj

direkte advarer imod det her ved at betyde at det bliver

finansiere de hårdt tiltrængte parkeringsinitiativer blandt andet parkeringshuse

i min ordførertale venstres rådmand på området

jørgensen

en advarsel kommer fra venstre og

det i udvalgsarbejdet

gå ind og modregne så hårdt i

kontrakter med firmaer

at lave og hvor stort man så kan gøre

og som jeg må høre igen og igen når vi har de her

skeptiske over for bilen

i byerne og det er jo også noget af det vi diskuterer her jeg kan ikke forstå hvorfor

og ordføreren slår så meget på at det her ligestiller kommunerne og at det er en god ting

ikke er lige i kommunerne der er en voldsom forskel på nogle af de store bykommuner som og så videre og så

for eksempel landdistriktskommuner eller som jeg nævnte over for for en af ordførerne bare min egen kommune esbjerg der er himmelvid forskel på hvad der er af problemer med trængsel

det nuværende tilfælde der er

at ligestille med dem der er med i ordningen før og efter to tusind og syv

være en fair nok diskussion det er bare ikke det vi forholder os til og det

er en rimelig betragtning når nu kommunerne er så forskellige med hensyn til

men men jeg vil også lige vende tilbage til et andet spørgsmål jeg har stillet i debatten her

kan få et lidt mere klart svar fra ministeren hvad

de penge som staten så at sige kradser ind

skal de bruges til at opbygge likviditet det

jo også derfor at jeg brugte eksemplet med københavns kommune som er dem der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

for det jeg vil indlede med en lille servicemeddelelse for det

sikkert at alle der følger med på den her interessante onsdag aften er er opmærksom på at vi faktisk har seks statsrevisorer

i folketinget de repræsenterer hvert deres parti i øjeblikket er der tre som ikke er medlem af folketinget og så er der tre som er

har tradition for at arbejde ud fra en konsensusmodel

når vi får en bemærkning eller en beretning derfra

i høj grad kan se

selvfølgelig kan man hvis der er nogle steder hvor de seks ikke er enige

også få protokolført det man har behov for at få protokolført men det er konsensusmodellen der i høj grad er den afgørende og den mest typiske det vi står med i dag

statsrevisorernes valg og virksomhed

skal reguleres der skal vælges nye her til oktober og derfor er der brug for at vi får revideret den eksisterende praksis så det også kommer ind i selve regelsættet

meget godt at vi får opdateret tingene der er også

nogle habilitetserklæringer og så er der det som jeg sagde med at det også bliver

konsensus der er en ændring i forhold til de tidligere regler sådan at statsrevisorerne selv nu foreslår at der skal mindst to statsrevisorer til for at anmode om at rigsrevisorerne går ind i en sag og den del kan

socialdemokratiet støtte så vi anbefaler

som rammer ind i noget vigtigt i vores folkestyre

sådan set spiller en rigtig vigtig rolle og vi har ikke set nogen god grund

og nogen forklaring på at man nu vil kræve at

til for at anmode rigsrevisionen om en undersøgelse når praksis hidtil har været sådan at det kunne én statsrevisor gøre der kan jo være situationer hvor flertallet af statsrevisorer for eksempel tilhører partier som

om at få det gennemført i modstrid med hvad de øvrige ønskede så mener socialdemokratiet virkelig at man skal gå ind og svække mindretallets mulighed for at anmode rigsrevisionen om en undersøgelse

at følge argumentationen for det men jeg synes da vi kan drøfte det i ufo og så se på hvilke fordele og ulemper der er men jeg er nu meget tryg ved at det er to ud af seks der skal til for at rejse

som omfatter mange partier og der kan sidde en enkelt statsrevisor som ønsker at undersøge noget

dong aktier til goldman sachs jeg tror nogle gange man skal huske

socialdemokratiet eller venstre og lige nu er det rigtigt at i er de store partier i folketinget at demokrati

det kan ændre sig og vi har sådan set en fælles interesse i

nogle ting men det er så bare der mit svar er jeg synes også

at der er tale om at man svækker statsrevisorernes mulighed for at føre kontrol med den til enhver tid siddende regering det der undrer mig er at det skal gå så hurtigt

alle andre beslutningsforslag skal

for at kunne blive behandlet i det her folketingsår og

allerede nu hvorfor er det skal hastes sådan igennem

besvares inden vi tager det op til anden behandling jeg har ikke deltaget i den store debat om det fordi vi

så kort tid og det er jo ganske rigtigt men skal vi vælge nye statsrevisorer på et nyt

grundlag eller på et tilpasset grundlag med virkning fra den første oktober så har vi jo faktisk kun den her del

en sammenhæng mellem at det her skal ændres og at man kan udpege statsrevisorerne det kan man jo sagtens så jeg forstår ikke

er det hastværk og det giver jo sådan en oplevelse af at det pludselig bliver meget vigtigt at svække den her institution før der kommer nye statsrevisorer ind

hurtigt at få lukket muligheden for at én statsrevisor kan

i ufo og der var mit spørgsmål også

en enkelt gang for det kan være at det så er et andet svar vi

er nogen argumentation for hvorfor det skal være to i stedet for

er så for ganske nylig blevet forelagt at det faktisk ikke i

er sådan at man kan være stensikker altså man kunne faktisk vælge at overrule den ene der i dag løftede det

forstået at det er i dag fordi det ikke står nedskrevet sort på hvidt at en enkelt har vetoret derfor kan det jo lyde meget fornuftigt at man så i det mindste er sikker på at

ikke korrekt at en enkelt statsrevisor

også i medierne

i rækkefølge der besætter pladserne og det er jo det der gør at man kan blive bekymret for den

der ligger i at en enkelt statsrevisor

i langt langt det meste på den ene og på den anden måde i de her forligskredse og det er jo blandt andet

har mulighed for at udfordre

herinde

sige at der ikke er nogen mindretalsbeskyttelse jeg synes også der kan være en styrkelse i

en udfordring der er så stor at det er statsrevisorerne

nogle af de andre værktøjer vi har her i folketinget til at undersøge

til at kontrollere hinanden i partierne

vi skal jo stadig væk kontrollere en regering uanset hvilken farve den har

skulle de der statsrevisorer altså til at stikke piben ind og det kunne ikke nytte noget at man bare stod ret og gjorde honnør hver gang

udtalt fra nogle af regeringsmedlemmerne så kommer det her om jeg så må sige oveni det begynder jo at ligne en tanke det begynder jo at ligne et udtryk for at man vil svække statsrevisorerne fordi de simpelt hen er blevet lad os bare kalde

tæt på ministerierne og på ministrene

afføder åbenbart en utilfredshed og så

fra regeringen hvordan regeringen har det med statsrevisorerne må regeringens

medlemmer også svare på men det vi står med i dag er faktisk et forslag fra statsrevisorerne selv og når de siger ordningen

er god nok tror jeg også den er det

et enigt statsrevisorkollegium der ligger forskellige ting i forslaget som fru karen

det er jo for at skabe en bedre overensstemmelse mellem regler og den praksis der har udviklet sig for statsrevisorernes virksomhed

personalets ansættelse og afskedigelse og

kønsneutral er jo ikke det

at det er to statsrevisorer der skal være enige

selvfølgelig vægt på at det

vi synes også at vi måske har brug for nogle flere svar

hvor meget

man ofte har brugt det at der kun har været en

så så jeg kan i hvert fald ikke lige her i dag give et endeligt svar på hvordan

oplever som et parti som normalt

den til enhver tid siddende regering faktisk

for eksempel i spørgsmålet om undersøgelsen af salget af dong aktier til goldman sachs var det netop dansk folkepartis

at det skulle undersøges det var ikke fordi viljen hos de øvrige statsrevisorer for at få den undersøgelse var særlig stor

alvorlige fejl i forbindelse med med salget

om man fandt en konsensus inden man gik ud med det eller ej

men jeg ved i hvert fald at han var meget optaget af at

fremsat få dage efter der er alle mulige andre beslutningsforslag der står i kø det har ikke overholdt de normale frister og nu skal det altså hastes igennem fordi det åbenbart skal ligge klar til folketingets åbning hvor der sjovt nok samtidig indtræder nye statsrevisorer

et bud på hvorfor man har valgt det her

er jeg simpelt hen ikke bekendt med

uformelt eller formelt i statsrevisorkredsen at der var brug for opstramninger fordi enhedslisten indtræder

fra andre ledende partier i folketinget

det direkte spørgsmål om der har været sådan nogle formelle eller uformelle drøftelser om om de her regler

gade gør noget ud af at sige at kulturen er

reglerne hvis der ikke er noget problem det giver ikke rigtig mening

andre partier her i

set ville være grund nok til ikke at gå ned ad den vej så

ændre noget hvis der efter herre søren gades eget udsagn

er jo at uformelt set kan én statsrevisor

nedskrive nogle uformelle regler

skal være relevant at få undersøgt som én statsrevisor ønsker at få foranlediget

der i dag eksisterer

vi da sige ja til alle de tilpasninger og ændringer

med undtagelse af det her at der nu skal være to

er enige før man kan få en undersøgelse

at høre et eneste godt argument for at man ændrer den praksis som er i dag

to til i stedet for en og når jeg ikke har fået et eneste godt argument og jeg stiller ikke ordføreren til ansvar men det jo bare den sag vi står og kigger på nu

fifler det her beslutningsforslag ind med så kort frist lige op til at vi får det skifte at enhedslisten står til at få en statsrevisorpost og jeg har selv som nyt partimedlem og nyt parti i folketinget oplevet hvordan at blive holdt ud i en armslængde af de

bare med oplevelsen af nå det er nok fordi enhedslisten står til at få en

end andre partier men jeg oplever at enhedslisten nogle gange står i situationer hvor det er det eneste parti der mener

det har jeg også selv prøvet i alternativet hvis man mener et eller andet og der ikke er hjemmel til at det så kan give sig udslag i at der

ender man med et betænkningsbidrag som går forbi det i tavshed og man er ikke med til at forandre noget til

er der et eneste godt argument for

skal være to i stedet for en man kunne jo revurdere efterfølgende om det blev et problem

fjerdestørste parti så vi skal helt

hvis vi skal undgå enhedslisten nå pyt nu med det jeg vil bore lidt i det

gade gør rigtig meget ud af nemlig at man diskuterer sig frem til tingene man stræber efter konsensus det er jo i høj grad anerkendelsesværdigt men samtidig siger

i et af sine svar at der har været et ønske om

kommer det fra statsrevisorerne

at man søger konsensus så er det da

for det første selvfølgelig at man prøver at diskutere sig

at hvis det ikke helt lykkes og hvis man ikke helt bliver enige om at skære

så ikke det man skriver nederst så er det jo ikke de uformelle regler man kører efter i dag

dragsted værsgo

problematisk i sit indhold og problematisk i den måde det er blevet og nu bliver behandlet på i folketinget og hvis det vedtages vil det have nogle synes vi alvorlige konsekvenser for en del af den demokratiske kontrol med regeringens arbejde som det er fremgået

vedrører forslaget jo en vigtig instans i vores folkestyre nemlig vores statsrevisorinstitution de har jo den centrale opgave at overvåge statens og dermed skatteborgernes penge om de bruges

og om de forvaltes på bedst

er mistanke om at regeringen har forvaltet borgernes

uansvarlig eller ineffektiv måde og der er en lang række eksempler på at statsrevisorerne har fundet grund til at kritisere regeringen nogle gange en mild kritik og andre gange en meget alvorlig kritik der har ført til alvorlige henstillinger over for en minister

er en rigtig vigtig institution som både kan gribe ind

forebyggende rolle idet den til enhver tid siddende regering blå eller rød ved at der er nogle økonomiske vagthunde der sidder og kigger over skulderen det forslag som vi behandler i dag vil svække den institution indtil i dag

været sådan at hver enkelt af de seks statsrevisorer der er udpeget af partierne har haft mulighed for at sørge for at man anmodede rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af en sag

forslaget vil man nu lukke ned for den mulighed og

kan umiddelbart lyde uskyldigt men problemet er at

situationer nok også ganske ofte hvor

kommer fra partier der selv har et muligt medansvar

søren gade fremstiller det anderledes det fremgik jo af mediedækningen at der var stor uenighed i statsrevisorkollegiet den den afgående formand var ude og sige at det var kalkunjagt og at det var politisk og alt muligt andet og

ud og undsige aftalen og sige at det ikke var det der var blevet aftalt så der

hvad jeg har hørt refereret så var der tale om at

vilje igennem fordi han havde

der er brug for her i danmark er ikke mindre demokratisk kontrol med regeringen

situation hvor tilliden til det politiske

helt i top vi har haft en lang

er den populært blevet kaldt blandt danskerne hvor man har lukket ned og vi har en lang række andre eksempler på

i alt for høj grad lukker sig om sig selv og derfor er det altså et helt forkert skridt

processen er meget mærkelig og problematisk

det er betænkeligt at der ikke i forslaget gøres meget tydeligt opmærksom på at der er tale om en forandring af mindretallets ret til at anmode om en undersøgelse det er sådan listet ind

der for et par dage siden kom den her melding

det er en uge siden at folketinget og offentligheden hørte om den her forringelse af statsrevisorinstitutionen og nu skal forslaget hastes igennem folketinget

at springe over i køen i en lang række andre forslag der venter på at blive behandlet og

overholdt de normale frister som vi andre skal overholde få fremsat et beslutningsforslag

sig selv hvorfor det hastværk hvorfor skal vi have en så pludselig behandling af et forslag der alligevel kan have vidtgående konsekvenser

derfor at mistanken nager om at det her hænger sammen med

derfor nager mistanken om at det her er et forsøg

sig mod at nye statsrevisorer vil bruge deres mulighed i de nuværende regler til at undersøge sager

er ikke noget jeg kan bevise kan bare undre mig over det sammenfald der er mellem det snarlige valg af nye statsrevisorer og så det forsøg på at få presset det her så hurtigt igennem

jeg håber bare at alle folketingets partier tænker sig

være små i fremtiden at dem der er flertal i dag måske ikke er det i fremtiden og jeg håber at det vil blive stemt ned eller som minimum udskyder vedtagelsen af forslaget til det nye folketingsår så

gjort godt rede for problematikken af den

er problematisk altså vi har et kollegie af statsrevisorer som vi har den største tillid til vi har et kollegie af statsrevisorer

løfter hånden og siger hov der er noget vi skal kigge på hvis der er et eller andet der er betænkeligt og det er min opfattelse at det fungerer godt som det er i dag så sker der så det at

skal være valg til statsrevisorkollegiet og der ser det ud til at enhedslisten kommer til at komme ind for første gang

lige så velfungerende og og konsensussøgende som det altid har været med hvad nu den dag hvor vi finder ud af at den forandring vi er med til at stemme igennem hvis man siger ja til det her

den konsensus det bliver sagt der er i dag hvor det aldrig indtil nu har været brugt

ikke selv med men jeg har også oplevet sagsforløbet omkring dong anderledes jeg oplevede egentlig at det var en

var tilfældet men den dag at der er en af de statsrevisorer der sidder uafhængigt af parti der ønsker at løfte en sag og få en undersøgelse

vil vi så se at det var en fejl at lave den her ændring

problem men det er mig umuligt at forstå hvorfor man skal lave den her ændring hvis alle er enige om at det i dag ikke er et problem at en enkelt kan løfte sagen men at man ønsker at lave en forandring således at der skal to til

har sagt i mine spørgsmål bliver man sådan lidt motivsøgende

man ikke får nogen gode argumenter

tilpasse lidt hvordan forholdene er for at hjælpe det nye kollegie af

altså det er på grænsen af hvad vi kalder ny politisk kultur i

det er godt nok godt solgt og det er gået stærkt og hurtigt lige til tiden og lige op til sommer og det

oktober hvor enhedslisten kommer ind

bliver delt så lige specifikt den her del bliver udskilt så vil vi gerne være med til de andre rettelser der er og så sige blankt nej til at der fremover skal to og ikke bare en

få en undersøgelse i statsrevisorkollegiet

jeg har vist en lillebitte smule tid endnu

en personlig anekdote i de sidste to minutter det er et andet tilfælde

i forhold til nye partier eller enkeltstående holdninger jeg har selv haft den

meget lille fornøjelse at sidde med omkring en irak udredning i et kollegie af ordførere hvor man fra regeringens side den tidligere havde valgt at nedlukke irak kommissionen så forsøgte vi fra alternativets side at gå ind og sige nå hvad gør vi så på tværs af partifarver det var meget meget upopulært også

være en anden udredning af det forløb

upopulært men vi fik en musketered såvel på skrift som i tale af den daværende minister på området herre

det der svarer til vetoret der skulle være enighed blandt de partier der var med i aftalen

rum bestående af den nuværende finansminister den nuværende økonomiminister ordføreren for

den nuværende justitsminister

højt og flot fordi det var politisk opportunt og så blev vi smidt ud af den aftale vi havde lavet som i forvejen var upopulær men hvor vi forsøgte at lade være med at være delt op i rød og blå bandeblok

nogle oplevelser der gør at man kan sige nå vi må videre i politik og være pragmatiske ja

har tillid indtil man ikke har det længere så det her er måske også et eksempel på at der skal vi sørge for at vores instanser er gode så det ikke blot er ved enighed at alt er fint

være et parti der løfter en sag uafhængigt af om der

hvis partiet så gør det ad flere omgange

det ikke lidt useriøst og så får de nok vælgernes dom men indtil vi

den her regel bliver misbrugt med at der er et parti der kan løfte til en undersøgelse synes jeg faktisk at det er ødelæggende for vores tillid til folketinget og til vores repræsentative demokrati at fjerne

fra radikale venstre så vi går videre til

til at skabe respekt om det danske folkestyre både fordi det har fokus på finansiel revision og forvaltningsrevision men også fordi der normalt er almindelig konsensus blandt statsrevisorerne om deres stillingtagen dette gode navn og rygte skal man selvfølgelig værne om men ønsket om

konsensus som nu er baggrunden for at der skal to statsrevisorer til at kræve en undersøgelse

noget man skal stadfæste i en rigid lovtekst

mindretalsbeskyttelse hvor ét medlem af statsrevisoratet kan kræve en undersøgelse i sf mener vi at gode konsensusafgørelser skabes på baggrund af dialog god forvaltningsskik ikke som følge af firkantede afstemningsregler og hvis det er rigtigt som sfs formand for statsrevisorerne udtalte til politiken i sidste uge at der allerede nu er konsensus om at statsrevisorerne gennem de seneste par år har tilstræbt at mindst to statsrevisorer skulle stå bag ønsket om en undersøgelse

sf stemmer derfor nej til b

hundrede og tre og fyrre og jeg skulle hilse fra ordføreren for det radikale venstre

statsrevisor men har ordføreren fået

begrundelse for hvorfor det her

måske i virkeligheden at der er noget konsensus der ligger til grund for

to år siden siden men i sagen om

af statsrevisorkollegiet formanden var meget skeptisk over for den

en rigtig undersøgelse og herre poul nyrup rasmussen var ude at kritisere

at der nok ikke var tale om

institutionen som den ser ud

og det er fru mette abildgaard værsgo

er blevet gjort meget fint af nogle af de tidligere ordførere

den formodning om at den her ændring kommer fordi enhedslisten står til at få en

så vil vedkommende bare hele tiden rejse sager konstant

for enhedslisten hele tiden at undersøge alting på kryds og tværs uden at det er begrundet

til at legitimere noget før der bliver sat en undersøgelse i gang

sætte himmel og hav i bevægelse hvis ikke der

så jeg køber ikke helt at det skulle være argumentet for at lave

er argumentet for at det skal være to og ikke en og for mig

statsrevisor beder rigsrevisionen om

nogle der måske ender med at blive frikendt fordi det har været på for tyndt et grundlag

ikke altid at det fylder helt lige så meget i medierne som når der i første omgang bliver rejst en sag selvfølgelig skal der være en mindretalsbeskyttelse men det synes jeg altså

det er to ud af seks så synes jeg at mindretalsbeskyttelsen er til stede

én anden til at se det fornuftige i

altså hvis man har de gode argumenter og hvis man har noget der kræver en undersøgelse

ja det har jo været et ønske fra statsrevisorernes side

ellers opstår der en uformel praksis og

der tidligere har været en erklæring som har været sådan

efter den her ændring og for mig har det også ret stor betydning at det er

i forhold til ens egen situation og alt muligt andet

at de afgående har været med til det her det giver god mening i min verden

det nye kollegium træder sammen men i den ideelle verden

vi fået den her indstilling fra de afgående statsrevisorer tidligere

når det så er sagt tror jeg godt vi kan nå at få stillet de spørgsmål der måtte være mere kompliceret synes jeg heller ikke

og det er ikke fordi jeg tror at

når vi har magt at der

udvikler sig en kultur hvor man måske

i løbet af ganske få dage skal forholde os til det og at man lister denne ændring ind uden rigtig at gøre opmærksom på den så så jeg ville ønske at have den samme samme tillid som ordføreren

gør at vi først får drøftet det i folketingssalen nu og at der samtidig er et stærkt ønske om at det skal nå at træde i kraft til at det nye kollegium

statsrevisorer uanset om vi er et regeringsparti eller ej og uanset hvem

det er vores mulighed for som folketing også at føre kontrol med regeringen

kunne tage indstillingen fra de afgående statsrevisorer og så

vi kan få en god behandling og bare lige som et hurtigt svar på ordføreren sagde i

enhedslistens repræsentant træde ind

i øvrigt bliver ved med at rejse sager som rigsrevisionen ikke finder grund til at kritisere så ender kritikken jo med at falde tilbage på den pågældende statsrevisor

at vi har en meget fin mindretalsbeskyttelse ved at sige at det er

til tidsplanen og planlægningen af arbejdet herinde

i at vi mangler en minister til

ske nogen forandringer at den nye statsrevisor fra enhedslisten kommer ind

og altså ikke kommer til at starte

grund til det hvis vi antager det og er enige om det altså at den nye statsrevisor kommer ind og arbejder professionelt og

behov for det hvad er så argumentet

er enige om at vi har de bedste forventninger til hinanden og at tilliden

de statsrevisorer der sidder og arbejder for folkestyret

står til at få en statsrevisorpost efter et kommende valg

sammensætningen af folketinget så anderledes ud det var nogle andre partier der stod til at få poster og det gør vi i øvrigt ikke selv så havde vi ment præcis det samme i den her

den måde statsrevisorerne arbejder på den måde de er reguleret på nogle af tingene er mindre andre af tingene

er kommet et ønske om at man skal have foretaget de her forandringer og det må vi jo bare respektere og sige ja til men

er kommet et ønske fra det eksisterende statsrevisorkollegium om at man skal ændre praksis

at det nye statsrevisorkollegium får andre forhold

der mangler jeg stadig væk og det må vi så tage i udvalget at høre bare en eneste grund til også fra ordføreren

det bliver godt når der skal to til i stedet for én

når vi stadig væk har mindretalsbeskyttelsen

når man starter sådan en sag det kan være omkostningsfyldt det kan være tidkrævende man sætter meget polemik i gang det er vi nødt til at